hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af karina adsbøl camilla fabricius anni matthiesen marianne jelved trine torp pernille skipper brigitte klintskov jerkel torsten gejl mette thiesen

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger et forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v otte og tyve af jens henrik thulesen dahl kasper sand kjær stén knuth marianne jelved astrid carøe jakob sølvhøj mai mercado torsten gejl og henrik dahl

afstemningen

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

kontanthjælpen for folk via en ny børnefamilieydelse og ansætte flere pædagoger selv om kommunerne hellere vil bruge pengene på noget andet

det konservative folkepartis politik

tobaksafgiften med kyshånd og så bruger alle pengene i den offentlige sektor

at årsagen til at de røde partier stemmer for de konservatives beslutningsforslag

halvt år siden og jeg har ikke været så heldig at få et beslutningsforslag

men en forudsætning for at

jo at stoppe salget altså at forhindre at butikkerne sælger tobak til unge under atten år

sanktioner i forhold til butikkernes salg

eller andet vil konservative rent faktisk gå hele vejen og hjælpe med at sørge for at vi forhindrer at butikkerne reelt også sælger

at kradse endnu flere af borgernes penge ind bare man gør det med et godt formål

hvad er det næste skal der også øgede afgifter på alkohol skal der øgede afgifter på sukker og

lever et belastet liv fordi de tidligt begynder at drikke

grænsen for det konservative folkeparti for adfærdsregulerende skatter og afgifter

et nyhedsindslag som netop viste at der er rigtig mange danskere i danmark som lider fordi de spiser usundt spiser for fed eller for usund mad

der er unge mennesker og også voksne mennesker

så også klar til at afgiftsregulere der og hvor går grænsen for hvor meget man vil blande sig i danskernes liv og hvor mange penge man vil opkræve i adfærdsregulerende

ikke mene begge dele så vil jeg

tale om de unges rygevaner så sent som i går den ellevte december

kom der en ny undersøgelse som viser at danske unge drikker for meget og sover for lidt det har man simpelt

ude og spørge tredivetusind gymnasieelever

øge skatter og afgifter eksempelvis

alkohol er det den vej som man vil gå i det konservative folkeparti

skulle være dyrere at være dansker den har man nu fraveget og sagt at hvis der er nogle særlige hensyn der ligger til grund som man kan vurdere stiller man gerne beslutningsforslag som gør det væsentlig dyrere at være dansker

at indeksere eller forhøje priserne på

ryge det er vi helt enige om men problemet er jo så at når man fremsætter beslutningsforslag i folketinget

som gerne vil forhøje skatter og afgifter derfor er det umiddelbart

ud i det problem at man i virkeligheden er med til at legitimere skatteforhøjelser og det er jo også det der præger finansloven i det hele taget

danskerne indfører nye skatter på forskellig vis som danskerne er

igennem årene er det ikke noget som alligevel får de konservative til at tænke sig lidt om næste gang

det er i det er da meget fristende for politikerne men bundlinjen er jo bare at når man lægger tingene sammen når vi fremsætter beslutningsforslag i folketinget at se på

direkte modsat det som

venstre og den borgerlige side af folketinget

skatteforhøjelser og i øvrigt

er at de penge det provenu går direkte til alt muligt andet

er det her forslag men venstre holder sig pænt nede på rækkerne det skulle herre per larsen måske også

tale fra det konservative folkepartis

hvis man synes at skatten er for høj så skal man stemme konservativt

er skattestigninger så

det er i partiets egen formands

det konservative folkeparti i forhold til skattediskussionerne

nu stiger samlet set

hvis man skulle have gjort

almindelige dansker der ryger opfatter det som en skatteskrue der bliver

og det lyder lidt mærkeligt for

går konservative jo ind for at vi skal have lavere skatter jeg går ud fra

er flere der kører til tyskland og henter cigaretter

at køre fra vores eget område i nordjylland

og så kommer skattekronerne jo ikke ind i statskassen

med til at sende forbrugerne ned til tyskland i stedet for er de konservative glade for at

at tretten årige børn var isolerede i deres egen verden og de ikke havde nogen storebrødre eller kammerater eller noget på atten eller nitten år der sagtens kan køre ned og smugle cigaretter over grænsen

vi kommer med det her forslag til at effektivisere

smuglingen og vi kommer med det her forslag til at sende en masse penge ud af landet

det er da i hvert fald noget af et kursskifte vi er vidne til her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

der er ikke flere afstemninger i dag så de der ikke ønsker at være i salen til førstebehandlinger bedes stille og roligt forlade folketingssalen så vi kan gå i gang med førstebehandlinger om

man har haft tid til at forlade salen i god ro og orden vi går i gang med forhandlingen og

ministeren for fødevarer fiskeri og ligestilling værsgo

dagsorden og jeg tror at alle

afskovningen i brasilien og også i andre dele af verden for skov har jo en afgørende betydning for miljø biodiversitet og

kommissionen har betegnet truslerne mod verdens skove som en af de største bæredygtighedsudfordringer i

sojaproduktion og kvægdrift er desværre i mange tilfælde forbundet med afskovning i forbindelse med sojaproduktionen er der også rapporter om sociale problemer om problemer med arbejdsforhold og arbejdsmiljø og om en ret omfattende brug af

vi skal ikke uden videre acceptere at de varer som vi importerer til danmark og eu er skyld i afskovning ude i verden hverken direkte eller indirekte

dansk side for at bekæmpe afskovning regeringen arbejder på flere fronter for at fremme bæredygtig og afskovningsfri landbrugsproduktion vi skal ikke mindst fra dansk side være dagsordenssættende i europa

aktiv deltagelse i det såkaldte amsterdampartnerskab hvor vi sammen med storbritannien frankrig italien nederlandene tyskland og norge arbejder for at fremme import af bæredygtige og

det er blandt andet efter pres og

fremlagde en meddelelse om afskovning fra dansk side presser vi på for at der kommer ambitiøse eu tiltag som opfølgning på meddelelsen og regeringen står

væsentlig indsats for at bekæmpe afskovning det er således også rigtig positivt at det område nu indgår i kommissionens meddelelse om en green deal som blev lanceret i går heraf fremgår det jo at kommissionen vil fremkomme med tiltag herunder reguleringsmæssige tiltag der kan fremme afskovningsfri værdikæder jeg forventer at vi kan enes om ambitiøse rådskonklusioner om meddelelsen om afskovning på landbrugsrådsmødet allerede på mandag og dermed sende

prioritere disse indsatser højt men det er selvfølgelig ikke nok at vi fra dansk side er aktive på det europæiske niveau

også rigtig meget at gøre herhjemme

derfor rigtig glad for at der i september blev lanceret dansk alliance for ansvarlig soja bestående af brancheorganisationer fødevarevirksomheder supermarkedskæder

mit eget ministerium også har tilsluttet sig alliancens vision er at alt soja importeret til danmark er produceret ansvarligt herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation dansk alliance for ansvarlig soja skal bidrage til at der kun efterspørges ansvarligt produceret og afskovningsfri soja i danmark nogle virksomheder i danmark har allerede taget ansvar og er gået forrest og de bør inspirere resten af branchen miljø og fødevareministeriet bakker fuldt op om alliancen og er som nævnt aktivt involveret i arbejdet ministeriet vil også rigtig gerne bidrage til at skabe større klarhed og bringe mere fakta på bordet om relevante forhold for sojaværdikæderne det vil være til gavn for os alle i arbejdet med

og det betyder jo at vi set i international sammenhæng er en lille spiller

jo på ingen måde et argument

for det første har vi en målsætning om at danske landmænd i fremtiden væsentligt reducerer importen af foderprotein især soja og i stedet erstatter det med danskproduceret foderprotein for eksempel flerårige

for det andet skal vi samarbejde i eu om at fremme en mere bæredygtig sojaproduktion for eu er nemlig relativt set en stor spiller som jo samlet set importerer over tredive million

soja årligt blandt andet fra sydamerika grundlæggende er det regeringens holdning at danmarks internationale engagement skal baseres på dialog og på samarbejde for det er den bedste måde

europæiske værdier og standarder også i forhold til de lande som vi er uenige med og derfor er

ikke vejen frem hvis vi skal påvirke udviklingen i brasilien

skal vi lægge pres på den brasilianske regering på andre måder og gå i konstruktiv dialog for at bidrage til at sikre at brasilien lever op til sit klima og miljøansvar det kan vi for eksempel gøre gennem eus handelsaftaler

det også positivt at udkastet til eus aftale med mercosur som brasilien jo er en del af indeholder et ambitiøst kapitel om handel og bæredygtig udvikling

her forpligter parterne sig til at bidrage til bæredygtig udvikling og også bygge på deres multilaterale forpligtelser på miljøområdet som eksempel på de stærke bæredygtighedsbestemmelser i aftalen indgår en forpligtelse om gennemførelse af parisaftalen hvor brasilien har accepteret ambitiøse forpligtelser om reduktion af afskovning samt om genplantning fra eus side vil der blive holdt grundigt øje med om mercosur landene overholder deres forpligtelser under aftalen og hvis eu

indeholder mercosur aftalen en procedure for bindende

aftalen faktisk tænder til parisaftalen og er derfor et rigtig vigtigt håndtag for eu blandt andet i forhold til afskovning jeg vil også gerne nævne og det ligger mig meget på sinde at

fremme samhandel på bekostning af sociale rettigheder eller arbejdstagerrettigheder begge parter forpligter sig til at respektere

mod forskelsbehandling på arbejdspladsen foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger helt at droppe mercosur aftalen er derfor kortsigtet og vil i øvrigt ikke ændre på præsident bolsonaros handlinger i forhold til det konkrete forslag i beslutningsforslaget om et stop for import

træffe en selvstændig beslutning

som vi ved eu kompetence

og der vil det være umådelig svært at forestille sig hvordan det skulle kunne gøres

brasilien og samtidig være wto medholdeligt for her er princippet

som jeg har gjort rede for er det regeringens holdning at et importforbud ikke

mange andre gode vigtige veje vi skal gå på den baggrund afviser regeringen

ud og sætte ild til mest mulig skov til at han har indført et forbud og det er blandt andet kommet dertil på grund af internationale protester

ministeren afviser enhedslistens forslag om at lave sådan et importforbud

produceret et sted hvor der har været skovrydning jeg kunne godt tænke mig at høre om

er der et par lande frankrig og irland som indtil videre har blokeret

fordi de mener at brasilien ikke lever op til parisaftalen og

om ministeren har til hensigt at danmark tilslutter

udenrigsministeren om men jeg ved jo at vi ikke kender det endelige forslag

vi kender hele aftalens ordlyd men som jeg har nævnt i min tale er der jo altså rigtig mange gode ting i den handelsaftale der forpligter brasilien både i forhold til bæredygtighed og i forhold til parisaftalen

ilos standarder som jeg ved

fjerkræ som kan tilflyde det

lande i sydamerika adgang til nogle biler fra europa

mig at høre ministeren om om ministeren ser konturerne af at vi

kritisk over for det har vi også været og jeg ser selvfølgelig muligheder for at

at vi ikke kan indføre et et dansk forbud

for at vores erhverv her landbruget

den her ikkebæredygtige soja fra sydamerika

som virksomhed kan beslutte sig for at man kun vil importere certificeret

det er jo det jeg opfordrer alle til

det er også derfor at det er rigtig godt at der er lavet den her sojaalliance som har det som

allerede meget store virksomheder har meldt sig ind og forpligtet sig og det skal vi jo

der kan vi rykke selv i danmark og som jeg lige husker tallene

ni og tyve procent af al

der er certificeret i dag og det skal vi jo bare have langt højere op samtidig med at vi selv kan gøre noget for

alternativ protein blandt andet flerårige græsser den udvikling understøtter regeringen

karen hækkerup og dan jørgensen de indkaldte jo erhvervet til forhandlinger

så i seks indkøbsprincipper som ikke rigtig har givet den sikkerhed vi ønskede kunne man forestille sig at ministeren og regeringen indkalde parterne til til en fornyet forhandling

vi har meldt os ind i sojaalliancen

derigennem og i det samarbejde at være

toneangivende rigtig store virksomheder der også

vi skal videre ad den vej med at forpligte dem på at være ansvarlige også på det her område og og det vil vi

er bekymrende at se på og jeg er meget enig i de betragtninger som både ministeren og den foregående ordfører fra socialdemokratiet

alliancerne omkring den og certificering

sige udviklingen af alternative proteinproduktioner altså der er nævnt kløvergræs

bioraffinering og hvad man kan gøre for at få alternative proteinproduktioner ind

kan vi i venstre heller ikke støtte det beslutningsforslag som ligger

venstres ordfører herre erling bonnesen mener at det er under al kritik at dansk landbrug importerer soja som ikke er

de faktisk kunne indføre en ordning ligesom i sverige hvor de siger vi importerer kun økologisk eller certificeret soja er det ikke under al kritik at dansk landbrug ikke har taget det skridt

mellem det danske landbrug og det svenske landbrug specielt når man også kigger lidt dybere ned i hvordan det rent faktisk er gået med den svenske fødevareproduktion

drage direkte paralleller og så deraf slutte meget sådan hårde konklusioner men jeg noterer med tilfredshed at også dansk

at kigge på og arbejder efter at importere certificeret soja skal vi så prøve at have den procent yderligere

soja som bidrager til afskovning i brasilien som bidrager til en syg lokalbefolkning fordi der bliver brugt for meget

forstå det sådan at der er dansk landbrug

kan jeg ikke tilslutte mig jeg har tidligere også svaret at vi synes det er godt at dansk landbrug er i gang med

certificeret soja skal vi videre ad denne vej ja

længere end danmark er hvis man kigger på hvad

offentliggjort fremgår det jo meget klart

importere bæredygtig soja i danmark og det har landbrug fødevarer

er god grund til at kigge på hvad andre lande har gjort bedre end danmark og så må vi også se på hvad det så er vi kan gøre herfra jeg synes det er meget interessant når

i skibene når vi importerer soja og så

statistikker og sammenligninger

vi reelt kan lære skal vi selvfølgelig altid tage til os men jeg advarer bare som jeg

drager for hårde konklusioner

direkte sammenligninger med noget som måske ikke kan sammenlignes men jeg har også klart tilkendegivet at de signaler om at vi skal gøre hvad vi kan for at få mere certificeret

bæredygtig sojaimport og hvor det ikke lykkedes

jeg synes at at der er al mulig grund til

tage depechen op efter noget som den tidligere regering ikke gjorde noget ved men som den forrige regering forsøgte

sig om at se den afskovning i sydamerika det er vi

enige om det løses ad den internationale vej så godt som muligt hvor man så arbejder på at fremme

som ordføreren selv havde af nogenlunde tilsvarende

at mange af dem selvfølgelig er taget

sætte flest mulig penge af til også at forske i alternativ proteinproduktion med græs og forskellige andre

man kan se for sig det er vejen frem sammen med de andre ting

kan mange ting og det er jo rigtigt

hvis man satsede på at man i dansk landbrug

foder til de husdyr man måtte have i det danske landbrug

vores store problemer med med kvælstofudvaskning

en miljøbelastning der var ved vores foderproduktion i stedet for at vi skal have sådan en kamp om om vi kan få de rigtige certifikater på noget importeret soja

ordføreren for dansk folkeparti om dansk folkeparti går ind for

have et dansk landbrug som ikke er afhængig af import

brandene og afskovningen i amazonas er en trussel mod verdens klima og biodiversitet og problemet er endda endnu større når vi kigger på den uansvarlige sojaimport

også hørt historier fra argentina

der bliver produceret under forhold hvor man bruger så mange pesticider og så giftige pesticider at lokalbefolkningen bliver syge

kæmpestort problem og det er også et problem vi bærer et medansvar for danske landmænd importerer årligt omkring en

primært til at fodre svin men det anslås at det kun er cirka tyve ministeren sagde så ni og procent der er certificeret eller verificeret afskovningsfrit

et gammelkendt problem som vi også har arbejdet med i

ministerperiode en undersøgelse af problemet undersøgelsen blev fulgt op af

som indkaldte parterne erhvervet til forhandlinger og det var så dan jørgensen

desværre uden resultat

enten skulle være certificeret eller økologisk

i stedet indførte man fem indkøbsprincipper som producenter

skal skrive under på men som der ikke er nogen kontrol med

andre virksomheder der selv har taget initiativ til en mere ansvarlig retning

som kun bruger certificeret soja

certificeret soja i deres egne mærker og det er jo rigtig rigtig godt men en central

skal være ansvarlig bæredygtig og certificeret

ikke kan indføre et nationalt forbud fordi handelspolitikken hører under eu retten men det må

det er også et område hvor vi bærer et nationalt ansvar og derfor vil jeg opfordre ministeren til at indkalde branchen til nye forhandlinger

synes jeg at dansk landbrug skal kritiseres for den retning de lige nu går i

godt få det indtryk især når man hører erling bonnesen at det er

uansvarlige soja til bæredygtig soja

koste cirka seks og tredive til halvtreds million kroner mere at gå over til certificeret

at fortsætte med at importere ikkebæredygtig soja fra sydamerika at vi måske ikke kan indføre et dansk importforbud men vi vil gøre

også presse på i danmark for at danmark og dansk landbrug får en ansvarlig retning på det

set det er tankevækkende at dansk landbrug ikke har grebet chancen og derfor står vi nu i

en situation med hensyn til det importerede soja som er på et meget dårligere niveau

nu bliver der opfordret til at at ministeren skal indkalde

det bliver synligt hvad det er store aktører i den danske fødevaresektor gør eller ikke gør kan have en betydning jeg synes det er positivt at coop i går har meldt ud at det de sælger med egne brands

er produceret på basis af noget bæredygtig soja

grund til at vi har en fortsat dialog og gør opmærksom på at der er virksomheder i danmark der kan gøre det bedre

synes det her problem er og vi er jo kede af at vi ikke kan stemme for men vi kan ikke indføre et nationalt

importforbud men det er vanvittig vigtigt og jeg synes det er vanvittig vigtigt at den her debat ikke bare handler om at pege fingre af brasilien eller pege fingre

der har de danske forbrugere jo også en mulighed når man om kort tid skal til

en masse festlige måltider omkring jul og nytår så man der virkelig ser på hvad det er man putter i indkøbskurven

kan godt være vi ikke kan indføre et forbud men vi er ved at lede i alle hjørner efter mulige indgreb mulige reguleringer der kan presse landbruget

vi som et rigt velordnet samfund kan være det her bekendt hverken over for os selv

at vi importerer noget der er så uansvarligt og så skadeligt i forhold til de enorme kriser vi står

alle de mennesker som vi jo har modtaget mails fra

eller at vi diskuterer handelsaftaler vi kan jo også gøre ting

og vi kan først og fremmest kritisere

møder landbruget så håber jeg at man vil rejse den her problemstilling og sige at det godt

for at rejse den her utrolig vigtige debat

jeg synes der har været virkelig gode indlæg fra sådan set alle ordførere

selv om jeg først blev valgt ind i folketinget i to tusind og nitten

i forbindelse med fns generalforsamling bad jeg udenrigsministeren om

problemet med afskovning

i brasilien og skovbrandene i brasiliens regnskov op på fns generalforsamling i et forsøg på at gøre opmærksom på at det her er fuldstændig utilstedeligt når vi har en klima og biodiversitetskrise

beklageligvis er fn jo et lidt tungt organ at lave

nogle konkrete ændringer i og derfor

skal der også ske noget både herhjemme i danmark

alle de gode intentioner i enhedslistens forslag men ligesom

jeg tænker dog at vi måske

drøfte andre muligheder for at komme problemet til livs

lige det som radikale venstre har opridset

kunne for eksempel forestille mig at man i stedet pålagde regeringen at sikre at sojaimporten er certificeret

pålægges at fremme proteinkilder på dansk landbrugsjord som kunne være et godt alternativ til den her billige

mercosur og andet komme problemet til livs det skal

jo ikke færdige med den her diskussion og derfor

indkalde til nye forhandlinger hvor man kan få en ny aftale på det her område en aftale som

og i stedet vil jeg desværre sige at vi ikke kan støtte enhedslistens forslag for nu

som er herre orla østerby konservative folkeparti

sige at regeringen

kunne indføre et importforbud mod oksekød

heller ikke selv om de er uenige i den brasilianske præsidents politiske linje og udtalelser og heller ikke selv om de er bekymrede over afbrænding af skove i brasilien danmark og eu har indgået en handelsaftale i verdensorganisationen

indebærer at vi ikke kan forbyde importen

produkterne i sig selv er farlige det er vi normalt glade for for det betyder også at de lande som vi eksporterer til ikke uden videre kan lukke

dansk økonomi og beskæftigelse er helt afhængig af et velfungerende internationalt handelssystem det betyder nemlig også

varer uden benspænd vi er også glade for

stærke vestlige økonomier som for eksempel eu eller usa pludselig kan vælge at lukke

fra udviklingslande for eksempel for at presse dem til at rette ind efter en politik som de lande

de skal følge handelsaftalerne udgør en meget stor fordel for de svageste lande og mindste økonomier selv hvis regeringen kunne ville det ikke give mening at indføre et dansk importforbud mod soja

vi aftager en forsvindende lille del af den soja som brasilien producerer langt under en

få effekt på forholdene i brasilien brasilianerne ville uden videre kunne afsætte sojaen andre steder formentlig

til den brasilianske præsidents fortælling om et neoimperialistisk vesteuropa som fortsat mener

kan diktere undersåtterne i de tidligere kolonier hvordan de skal opføre sig hvis vi forbyder import af soja til husdyrproduktion flytter vi det til andre lande hvor der ikke er et forbud og de vil så importere sojaen i stedet for os eller brasilianerne kan fodre deres egne kyllinger med soja og derefter eksportere kyllingerne til danmark det vil give færre arbejdspladser i danmark men vil ikke beskytte regnskovene hvad kan man faktisk gøre vi kan påvirke brasilianerne gennem eu

færdigforhandlet en handelsaftale med mercosurlandene herunder brasilien denne aftale er måske den

brasilianerne aftalen indeholder en forpligtelse til at aftaleparterne ikke ruller deres miljølovgivning tilbage samt til at de skal sikre gennemførelse og

overholdelse af egen miljølovgivning men netop det ser jo faktisk ikke ud til at ske i brasilien lige nu så det oplagte spørgsmål til regeringen og til

vil gøre i den anledning dog skal man være varsom med at diskussionen ikke bliver brugt til at fremme en protektionistisk dagsorden vi skal påvirke brasilianerne gennem vores handelssamarbejde med dem

en opgave vi som lille land selv kan løfte

foderbranchen herhjemme har længe arbejdet for at alle foderimportører i eu skal stille krav til deres

det arbejde kunne blive styrket væsentligt hvis regeringerne i eu sammenhæng blev enige om at lægge pres på samtlige europæiske landes

at den soja som kommer til europa er ansvarligt produceret regeringen bør arbejde for at komme med i en handlingsplan som kommissionen skal udarbejde for at intensivere eus indsats for at beskytte

tilsvarende bør der lægges pres på europæiske og danske importører af brasiliansk oksekød og af produkter som for eksempel kyllingekød

at produkterne er ansvarligt produceret vi skal selv stille krav selv om

påvirke brasilianerne bør vi alligevel stille krav om

et samlet areal på cirka fem

af dem ligger cirka tres procent

et areal på størrelse med indien

procent af den brasilianske del af amazonas

det er en afskovning som først og fremmest er sket i nitten halvfjerdserne og nitten firserne og til dels også i nitten halvfemserne men de sidste tyve år er der sket en meget betydelig opbremsning fra

arealet til cirka syv og firs procent af hvad det var i nitten halvfjerds og fra år to tusind og frem til i dag har

fundet sted så de

hvad afspejler det jamen det afspejler jo at brasilien på mange måder er et

civiliseret land fuldstændig ligesom danmark og at man de sidste tyve år

har fået et andet syn på naturforvaltning end man

tidligere havde

fra en hundrede og seks og tredive millioner mennesker til to hundrede og ti millioner mennesker

brasiliens legitime behov for at brødføde en voksende befolkning hvad bruger man så de arealer der er blevet ryddet til cirka tres procent af de arealer der er blevet ryddet bruger man til kvægdrift og af det kvæg der bliver produceret sælger man cirka firs procent

på det brasilianske hjemmemarked som jo altså er vokset med de her cirka fem og halvfjerds

ikke en bæredygtig produktion men en mere bæredygtig produktion end man havde tidligere men det er altså syv procent af arealet der er dyrket

importerer danmark så en procent derfor er og bliver det her forslag ud over at det er i strid med dansk handelspolitik

og pjank og symbolpolitik jeg har i min

en nål som siger nej til gøglerpolitik og hvis der er nogen der gerne vil have den så kan de kontakte mig efter vi har behandlet det her beslutningsforslag

alle kan se den

skulle blive vedtaget har det tæt på nul indflydelse på afskovning i brasilien som først og fremmest er drevet af landets fuldstændig legitime behov for at nære befolkningen så vi kan ikke støtte forslaget og jeg skulle hilse fra nye

folketinget skal beslutte et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning

tidspunkt hvor vi så at man havde en en voldsom stigning i antallet af påsatte skovbrande i brasilien afskovningen har alvorlige konsekvenser for biodiversitet for vandmiljø for klima for livsgrundlag for berørte lokalsamfund herunder oprindelige befolkningsgrupper mens store skovbrande andre steder på kloden har været forårsaget af temperaturstigninger og voldsomt vejr

grund af klimaforandringer er skovbrandene i brasilien hovedsagelig antændt af mennesker selv om tørke kan være en medvirkende årsag til omfanget af brandene vi synes med det her forslag at det er væsentligt at lægge et pres på brasilien

vi har set at det allerede har virket

for lovliggørelse af afbrænding af skov så internationalt pres virker og det er det som vi gerne vil deltage i

at rejse den her debat i folketingssalen og også gerne presse regeringen til handling

beslutningsforslag vi har oplevet at der har været mord

i i brasilien det oprindelige folk

der er nogen der vil rydde skov vi har oplevet at der er kommet nye oplysninger

i regnskoven kan være et tipping point

i øjeblikket sådan at sådan at den heftige regn i regnskoven ligesom ruller fra det ene område til det næste og er med til at sikre at det fortsat er en regnskov og hvis den mekanisme

frem til at regnskoven ikke længere er en regnskov men bliver et

hvor det slet ikke kan være som nu

faktor som som vi er nødt til at tage alvorligt og vi er nødt til at lægge et pres

det er min opfattelse at regeringen endnu ikke har tilsluttet sig aftalen og jeg noterer mig at der er andre lande som frankrig

som har tænkt sig at blokere og det bliver et interessant forløb om om det er en handelsaftale der bliver stoppet

hvor det er regeringen helt præcist vil lægge sig jeg noterer mig at

siger at der er gode ting i den aftale der er indgået nogle gange kan der jo godt være ord i aftaler som så ikke bliver efterlevet og som dermed ikke er gode nok jeg vil nok sige at

lande i sydamerika så til gengæld kan købe nogle biler fra europa vi kan ikke rigtig se at det er det som er løsningen på de globale klimaproblemer så er der også i dag blevet diskuteret lidt

interessant hvis vi kan arbejde videre med at vi i danmark kom frem til at have langt mere bæredygtigt foder til husdyrene

stort et areal importen af soja

den samlede import svarer til et areal der er på størrelse med sjælland og lolland falster og kommer vi frem til at vi skal have et bæredygtigt landbrug i danmark

har de husdyr som som vi har foder til på danske marker

det automatisk medføre en langt lavere animalsk produktion vi har altså den produktion i danmark

det er et problem og det er et problem for vores vandmiljø i danmark vi kan løse mange problemer hvis vi får begrænset den her import af foderstoffer til de danske husdyr det er muligt at vi ikke kan komme frem til

det er det jo interessant hvad det er den her debat og andre debatter

beslutningsprocesser i forskellige virksomheder kan medføre jeg ved ikke rigtig hvordan det

er en alliance man frit kan melde sig ind i men det har jo en betydning hvad det er for nogle initiativer en regering tager og jeg noterer mig af de artikler som danwatch er kommet

for at komme frem til at sikre en mere bæredygtig import af soja

mislykkedes og at der åbenbart ikke har været et tilsvarende forsøg

nu har vores landbrugsminister mogens jensen så en ny chance

man kunne også gøre det bedre

landbrugs og fødevareministeren kan kan tage det her initiativ og bære den her debat videre og presse nogle aktører i den danske fødevaresektor presse dansk landbrug til at komme frem til noget som er mere bæredygtigt

til alternativet for at støtte enhedslistens forslag

tak til andre partier som vel har støttet intentionerne uden at støtte forslaget

de fleste partier har udtrykt at vi har et globalt problem måske lige med undtagelse af liberal alliance men tak for

gennemgangen af arealstørrelserne

vi skal tage det her meget alvorligt i et nutidigt perspektiv hvor vi står med nogle klimaproblemer

bæredygtigt landbrug som er baseret på at man har foder til sine sine dyr inden for landets grænser

en underlig form for kulturimperialisme at herre søren egge rasmussen sidder trygt i danmark og fuldstændig

ignorerer et land som brasiliens legitime behov for at kunne brødføde sin befolkning

påstanden om at amazonas er verdens lunger et træ der lever frigiver ilt

med at det skulle være verdens lunger er simpelt hen

vi bør have mere fokus på hvordan

sikrer at man i alle de danske farvande kommer frem til at have god økologisk kvalitet og ikke noget som er belastet af et alt for højt kvælstofudslip fra landbruget jeg bliver meget bekymret når jeg hører om at der kan være

komme frem til et punkt hvor den mekanisme med at det regner heftigt og at

ligesom ruller ind over landet og sikrer at det

hvis det er sådan at afskovningen fortsætter

i biologi og kan huske at det simpelt hen er sludder og vrøvl at en regnskov er verdens lunger det er bare sådan går den så går den nu er der tilfældigvis nogle

amazonas

biologi i gymnasiet beklager men men jeg synes faktisk at det er væsentligt at vi har kæmpe naturarealer også skovarealer der er med til at sikre mange fordele for kloden

pres at vi her i folketingssalen har den her debat om

søren egge rasmussen ikke at det vil lægge et større pres hvis vi holder fast i at

alternativets ordfører gjorde det klart at det var symbolpolitik det er jeg enig med hende i men kan herre søren egge rasmussen

i dag med hensyn til dansk landbrug jeg kan forstå at produktionen

der gør at vi ikke skal importere

hvor lille dansk landbrug skulle være

nationalt og jeg synes også det er vigtigt hvis vi kan komme frem til at man

i eu kan lave gode aftaler

den der mercosuraftale der ligger nu synes jeg ikke er et godt eksempel

står vi over for at vi skal reducere kvælstofudledningen fra tredstusind

uden at den animalske produktion reduceres

set meget svært at gøre uden at vi reducerer landbrugsarealet og

en opgave der hvor jeg synes at man skal

lave klimahandlingsplaner lige om lidt så kommer vi jo

er vi skal modellere dansk landbrug for at leve op til nogle klimahensyn for at leve op til eus vandrammedirektiv så det er nogle kæmpe opgaver der

reducere landbruget til måske det halve måske en tredjedel

foregå i polen eller eller andre østeuropæiske lande hvor man slet ikke har de krav til dyrevelfærd

vi har i danmark enhedslisten kører en hetz mod landbruget

og jeg kunne godt tænke mig at høre søren egge rasmussen

vi har registreret at der er flere partier der

ændre på vores landbrug som nu udleder elleve

jo er baseret på at vi importerer den her soja fra brasilien og producerer

så håndterer vi det i et vist omfang på slagterier og så bliver de eksporteret meget langt væk for

dahl stillede altså betragter herre

egge rasmussen amazonas som verdens lunger

ammestuehistorier han har lyst til at bringe ind i debatten her eller forholder

seriøst til den udfordring der er med amazonas og de her udfordringer som optager os alle sammen det synes jeg

egge rasmussen skylder et svar på

er det jo ikke nok bare at lukke ned som enhedslisten ønsker her for import af kød sojaprodukter og så videre

i dansk folkeparti er for eksempel klar til at øremærke en stor del af dansk udviklingsbistand til specifikt at hjælpe på eventuelt udledningen af plast i verdenshavene eller at redde regnskove og så videre

har samme altruistiske tilgang til brugen

er et beløb som bliver øget at det er et beløb som ikke bliver taget fra den eksisterende ulandsbistand

er en forøget klimabistand som vi

skal yde der er masser af løsninger der skal indføres

i andre lande også lande der ikke

set alle vores handlinger globalt

er sikker på at det at det har en betydning at vi i danmark også siger at det har stor vægt at vi fortsat har regnskov i amazonas

om at sikre en biodiversitet som er helt unik der

vi har en tilbagegang i vores biodiversitet i danmark

derfor kan det måske også virke en lille smule fattigt

det ordvalg som enhedslistens ordfører benytter sig af at man så siger at der er lige godt hundrede million kroner på finansloven hvorfor ikke tage fat der hvor der virkelig er penge til rådighed nemlig inden for ulandsbistanden

det vil jo så ikke bare gavne de enkelte mennesker i dag som ulandsbistanden er målrettet men generationerne efter det vil virkelig kunne batte

det det tør herre søren egge rasmussen måske ikke begive sig ud

komme frem til noget som som er på et rimeligt niveau og når man ser på på det

overskud der er på statens finanser er der

set råd til at yde det internationale bidrag det ser vi frem til at til at skulle forhandle ved de kommende

boykot jamen indimellem har det en betydning

væltet apartheidstyret i sydafrika det har nogle gange en indflydelse

gik fra at der skulle antændes mest muligt regnskov fordi man

det skete jo ikke af sig selv det var jo var et pres internt i brasilien

var ikke kun fra socialdemokrater der sad med ved et bord

som som giver en kurs uden at man fuldt ud vedtager enhedslistens forslag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

som blev indgået under den tidligere regering det vil ikke være forkert at påstå at l en og firs er en skønsom blanding af initiativmuligheder inden for planlovens bestemmelser lovforslaget udmønter de dele af aftalen der handler om forkortet frist ved udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen ved at indføre en såkaldt

krav om en supplerende redegørelse ved planlægning for grønt danmarkskort lovforslaget tilsigter herudover at øge kommunernes mulighed for at planlægge for boliger

lugt med forslaget lægges der desuden op til at kommunerne i forbindelse med kommuneplanen forpligtes til at redegøre for i hvor høj grad planlægning for udvikling af naturområder inden for grønt danmarkskort realiseres

til planloven og endelig indeholder lovforslaget en ændring af havplanloven der fastlægger rammerne for planlægning af de danske

og jeg skal bestemt ikke påstå at alle disse initiativer er vokset i den socialdemokratiske have vi vedkender os at vi indgik et forlig med den tidligere regering

om nogle mindre reguleringer og mindre planlægning og vi havde nogle ønsker om at være med sådan at tingene trods alt foregik under ordnede forhold blev sikret nogle grønne fodaftryk og at borgerne kunne genkende og gennemskue hvor de står i forhold til deres interesser i det gode folkestyres og samarbejdes navn

har vi strakt os vidt for at kunne møde hinanden regeringen og forligspartierne imellem

det tilslutter vi os og vi står ved de aftaler vi har indgået det er således et godt gammeldags kompromis hvor de fleste kan se egne bidrag

må acceptere at de ikke helt blev som man måske kunne ønske sig

acceptere andres bidrag til lovforslaget

socialdemokratiske ordfører sagde et resultat af en aftale vi indgik i december to tusind og atten mellem den daværende regering og dansk folkeparti og socialdemokratiet

nogle af os der er mere tilfredse med enkelte elementer

på tværs og sørger for at få løst nogle af de udfordringer

som vi står over for jeg skal ikke tage

den lange gennemgang en gang til

konstatere at at et af kompromiserne

solnedgangsklausulen på de otte år bliver mindsket til

hurtigere der er dog en bekymring jeg er stødt på

bliver klaget over de lokalplaner eller kommuneplaner der skal udmønte det og sagsbehandlingstiden måtte blive lige så lang eller endnu længere end den er i forvejen er der nogen der frygter

vi er opmærksomme på så det ikke bliver på grund af klagesager

ikke kan anvendes hvis kommuneplanen ikke er vedtaget inden for

nogle justeringer omkring grønt danmarkskort og fleksboliger flyttes fra boligreguleringsloven over til planloven og der er nogle ændrede regler omkring havplaner

blev igangsat helt tilbage under

påkaldt sig størst opmærksomhed har været muligheden for at kommunerne kan planlægge boliger på arealer belastet af lugt det kræver som lovforslaget siger at erhvervsministeren skal ind over og det er selvfølgelig lidt specielt at

vi står i en situation hvor hvor vi med åbne øjne giver

kommunerne skal have mere

og derfor skal de have den her mulighed men omvendt er det også vigtigt at vi ikke bidrager til en konflikt som vi ser forskellige steder mellem boliger og erhverv

føler sig presset af at der er kommet boliger tæt på og

et kompromis vi har haft lovforslag om det tidligere som vi ikke kunne blive færdige med fordi vi simpelt

altså hvor det det krav der var om at der så skulle bygges hermetisk lukkede boliger

nu er der så fundet en ny model som efter vores opfattelse i venstre stadig væk sikrer den fornødne balance at der kan laves boligudvikling på havne hvor det er ønskeligt set med kommunale øjne men samtidig i en respekt over for de virksomheder der er placeret

kravene og oplysningerne bliver tinglyst så man som beboer ved hvad det er man går ind til

lugter lidt mere

havde håbet på men det er altså med åbne øjne at man

flytter ind i sådan en ejendom og det skal ikke ligge virksomheden til last jeg håber vi har landet det rigtigt det

noget vi har brugt rigtig rigtig meget tid på og der har været rigtig mange mennesker

kloge mennesker inde over og jeg

det er i hvert fald noget som vi fra venstres side

er sikre på at vi har landet det rigtigt det er vores opfattelse at det har vi gjort men vi skal selvfølgelig nøje holde øje

var det resultatet af en politiske aftale så

fremsendt til folketingets behandling i dag indeholder som tidligere sagt nogle forskellige delelementer som

op på delaftaler i forhold til en indgået aftale tilbage i december

funderet her i folketinget lovforslaget udmønter de dele der omhandler den omtalte solnedgangsklausul i forhold til forkortet frist

retningslinjerne ind i forhold til redegørelseskravene vedrørende

det grønne danmarkskort

delelementerne i forhold til planloven

etablering af boliger på arealer belastet af lugt det

for at sikre at det skulle være i en god gænge har vi jo været igennem en længere proces hvor vi også har haft endnu flere forhandlinger set i forhold til at sikre at

der kommer nye borgere ind

privat boligbebyggelse på havnearealer

synes jeg det er vigtigt at vi får set på den gældende lugtvejledning

det som blandt andet landbrug fødevarer er interesseret i at få præciseret i forhold til

bemærkninger som vi kan skrive i

man tilsyneladende vælger som det står i dag at at det er lugtkravene ved jordoverfladen der gør sig gældende hvor man i det nye vælger at sige at det er i

udvalgsmæssigt får stillet spørgsmål

om det ikke kan tilføres og præciseres i

eksisterende virksomheder fortsat skal overholde lugtkravene

er fremsat af aftalepartierne og med udvalgsbehandlingen tak

venstre er her det ser heller ikke ud som om socialistisk folkeparti er her så derfor er det fru mai villadsen

på forslaget om at forkorte solnedgangsklausulen for planlægning af sommerhusområderne det finder vi meget positivt og det er et godt initiativ

op i udlægningerne af de sommerhusområder

også læst høringssvarene og bemærker at danmarks naturfredningsforening foreslår at det i lovens

bemærkninger specificeres

ordningen for omplaceringer af de fem tusind sommerhusgrunde kun omfatter sommerhusgrunde som reelt kan bebygges og det

kommunerne i højere grad skal redegøre for hvordan

udviklingen af naturområderne inden for det grønne danmarkskort bliver realiseret og det bakker vi i høj grad op om men er også lidt interesseret i at høre hvad det egentlig indebærer det

forslaget jo op til at forlænge fristen for de forsøgsprojekter

kyst og naturturisme som der tidligere er givet tilladelse tilladelse til

vi har jo i sin tid været

store modstandere af lige præcis de her forsøgsprojekter fordi vi mener at man

lidt spøjse element i det her lovforslag

er vi også kritiske over for i enhedslisten vi synes

at det må være et udtryk for lidt dårlig planlægning hvis man virkelig skal have kontorbygninger eller boliger i nærheden af lugtbelastende virksomheder planloven har jo været et instrument til at undgå de her konflikter imellem forskellige arealanvendelser og vi kan godt være en

forholder os kritisk men ser frem til udvalgsbehandlingen fremadrettet og jeg skulle hilse fra både radikale og sf

flere der har sagt her fra talerstolen altså elementerne i det her lovforslag og jeg er overordnet rigtig godt tilfreds med de løsninger og aftaler vi i fællesskab er kommet frem til lad mig knytte

enkelte ord til de to emner der har fyldt mest nemlig det her med sommerhuse og naturområder og det her der handler om byudvikling og havneindustri med hensyn til sommerhuse handler det om at forkorte fristen ved at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen altså at forkorte solnedgangsklausulen for planlægning af sommerhusområder fra otte til fire år

naturområder og det er til gavn for vores turisme med flere sommerhuse

også til gavn for danmark at vi passer på naturen

det godt med en balanceret aftale med hensyn til byudvikling på vores havne i primært de større byer

vi også søgt at balancere behovene ved at sørge for at loven nu tilgodeser såvel erhverv som bolig det har naturligvis meget store økonomiske konsekvenser for havneindustrien og virksomhederne hvis byerne planlægger og bygger boliger der presser industrien ud det har omvendt også ret store konsekvenser

for muligheden for at byudvikle hvis vi sætter det i stå derfor giver lovforslaget mulighed for at erhvervsministeren i særlige tilfælde kan give tilladelse til at kommunalbestyrelserne kan planlægge for boliger på de her lugtbelastede arealer i konsekvensområder og jeg gentager lige i særlige tilfælde og absolut ikke på bekostning af industrien dermed kan vi nemlig få bygget boliger hvor vinduerne kan åbnes hvilket er godt da det viser sig at der ikke er så mange der har lyst til at bo i de her hermetisk lukkede huse eller at have kontor der

og det skal vi gøre på en balanceret måde og det er lykkedes med det her lovforslag

sammensurium er en masse enkeltelementer hvilket jo

om man må bygge boliger tæt på erhverv der

det også lidt svært nogle gange at skulle forholde sig til det fordi det som sagt er en politisk aftale

mange forskellige grunde primært fordi vi var dybt kritiske

og turisme og på den anden side natur og biodiversitet hvor vi har prioriteret det sidste

kunne man jo også godt mærke på socialdemokratiets ordfører

set anderledes ud hvis det havde været formuleret med et nyt grønt flertal i

kompromisforslag og vi prøver sådan lidt at få enderne til at hænge sammen det vi synes

danmarkskort personligt synes jeg også at det

det der med med at man i byerne ser et

stadig væk er der så det er en fuldstændig reel problemstilling hvis jeg skal være

presset industrien ud af de her havneområder jeg ved godt at jeg

hudløshed i byrådet i aarhus i sin tid i

de bynære indre havnearealer i aarhus det er klart at industrien er er helt oppe på tæerne når man

at ligge og det skal de så måske have hjælp til

bruge vores havneområder på en helt anden måde i dag end vi gjorde for

nul år siden så hvis jeg skal prøve at opsummere det

jeg sige at der er gode og dårlige ting i det jeg glæder mig til udvalgsarbejdet

gik ind i salen vendte tommelfingeren nedad

nu skal vi se hvad der sker i udvalgsarbejdet og så se om vi

de her virksomheder som alternativet mener skal væk fra havnene

ordføreren mener at det er

det er dlgs terminaler og det er danish agro og andre det er havnerelaterede virksomheder som eksempelvis

deres varer sejlet ind

miljøbevidst parti så

et stort klimamæssigt aftryk

og hvad det nu ellers kunne være man skulle involvere i det

og det skal man selvfølgelig også respektere og man skal behandle dem ordentligt på

ville man aldrig have sådan en byudvikling og en byplan hvis man skulle

så vi står i det her dilemma at man har brugt havnene på én bestemt måde tidligere og hvordan skal de så se ud i fremtiden i aarhus og nu taler jeg selvfølgelig med lidt rusten hukommelse for

containerhavnen ud så der blev bygget en ny

containerterminal et godt stykke væk fra centrum og det var til alles

hver enkelt by må finde sin egen måde at gøre det på men

havnearealer selv det er virksomheder

produktoptimering og

deres produktion og så videre

jeg siger bare at hvis man skulle have lavet en byudvikling i dag ville man nok ikke have lagt de

virksomheder på de områder derfor er der selvfølgelig en dialog med virksomhederne og eksempelvis i aarhus var der en udmærket dialog

med mærsk hvor man lavede en helt ny containerterminal

er ingen tvivl om at nogle af de her industrier

fornemmer jo i hvert fald en tydelig stor interesse for at der både skal være industri og boliger på

havnen for eksempel i aarhus

utrolig bekymret når ordføreren nævner at industrien skal skubbes ud af havnene hvad er tidsperspektivet egentlig

hvor der jo var klare ønsker om

få det der hedder de bynære indre havnearealer ind til byen så man fik genetableret relationen mellem by og vandsiden der er da absolut nogle havnevirksomheder som stadig væk

produktion dér og en aktivitet

andre typer af industrier

det som så er den politiske udfordring er hvordan man sikrer

har investeret og de har lejekontrakter

sørger for at byen bliver ved med at udvikle sig

jeg da enormt glad for at vi fik lavet en

kunne begynde at bygge nede på de bynære indre havnearealer det var et kæmpe slagsmål og de virksomheder der var på havnen gjorde alt

man kommer tilbage til byen og kigger på hvad det har betydet for et nyt byliv tror jeg

her får vi jo netop balanceret det som der er behov for

tænker på hele transportdelen altså containerdelen som jo er helt central for

en by som aarhus og rigtig mange andre havne

hvor de ligger i dag og infrastrukturen er langt bedre man sørger for at den tunge trafik ikke kommer

direkte ned i i midtbyen som det hedder i aarhus

den måde man har grebet det an på i aarhus

nye borgerlige tager ikke ordet herre alex vanopslagh

af slagsen jeg noterede mig at uffe elbæk ikke mente at den socialdemokratiske ordførers tale var udslag for entusiasme men så kender man altså ikke orla hav godt nok det var faktisk

det tætteste vi kommer tror jeg nej spøg til side det er jo en

rigtig betragtning som mange har gjort sig at der

at sætte lidt flere ord på et par af

med lovforslaget udmønter vi først og fremmest to elementer af den politiske aftale som

i december to tusind og atten indgik med venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti og liberal alliance kommunernes frist for at planlægge for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen blev ændret fra otte til fire år dermed skubber vi på for at de nye sommerhusområder der gives mulighed for

til gavn for blandt andet dansk turisme og landdistrikter

er der jo så en tilbagefaldsklausul som er blevet skærpet helt ned til de fire år derudover får kommunerne til opgave at redegøre for i hvilket omfang planlægningen

af naturområder inden for grønt danmarkskort er realiseret det er vigtigt for os i regeringen at vi styrker naturen og fremmer biodiversiteten og der er grønt danmarkskort et interessant element fordi det jo blandt andet har til formål at forstærke indsatsen for at skabe større og mere sammenhængende naturområder og dermed også

opfyldelsen af både fns og eus mål for biodiversitet grønt danmarkskort tjener samtidig som et strategisk planlægnings og prioriteringsværktøj der kan anvendes som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser og de nye redegørelseskrav skal jo medvirke til at man også får fremmet en offentlig og kommunalpolitisk debat i de enkelte kommuner om netop udviklingen af naturværdier der vil redegørelsen også samtidig kunne gøre det nemmere at følge naturindsatser inden for grønt danmarkskort

et andet element jeg vil fremhæve er at lovforslaget

jo som flere har beskrevet indeholder nye muligheder for kommunernes planlægning på arealer der er belastet af lugt erhvervsområder er mange steder under

og vi ser flere steder at erhvervsvirksomheder flytter og efterlader større eller mindre ledige arealer mange arealer i for eksempel havneområder er også samtidig meget attraktive i forhold til nye byudviklingsmuligheder til boliger det gælder

har været rejst i debatten i århus flere kommuner har imidlertid peget på at det er et problem at reglerne i dag betyder at at eksistensen af tilbageværende virksomheder

de her områder for at blive i aarhus

er der for eksempel udfordringer med at realisere kommunens ønske om opførelse af højhuse på havnen på grund af lugt fra en høj skorsten det er jo ikke hensigtsmæssigt at enkelte produktionsvirksomheder skal ligge og blokere for udvikling af attraktive erhvervsområder omvendt er det heller ikke hensigtsmæssigt at virksomhederne presses ud af for eksempel gamle havneområder for at give plads til byudvikling derfor synes jeg

her lovforslag har fundet en

og der bliver lagt op til at give kommunerne større fleksibilitet til at udvikle deres byer og imødekomme den stigende efterspørgsel efter boliger men eksisterende produktionsvirksomheder skal kunne

den eksisterende drift og produktion samtidig med at det er muligt at planlægge for nye boliger i et område uden at der opstår miljøkonflikter sådan at virksomhederne presses ud af byen der må jeg så skuffe alternativets ordfører som

fra talerstolen dermed bliver der bedre muligheder for at udvikle byområder herunder havneområderne til blandede bolig og

kan vinduerne åbnes der er ikke tale om hermetisk lukkede lejligheder som det tidligere har været og der bliver også mulighed

så tilføres frisk luft via mekanisk ventilation det har i den forbindelse været vigtigt at sørge for at folk er informeret om disse særlige gener inden de flytter ind og samtidig vil jeg gerne understrege at de nye regler kun gælder

men som ikke er sundhedsskadeligt men ikke for områder der er belastet af støv

lovforslaget indeholder desuden en række øvrige elementer i forhold til en mulighed for at forlænge fristen for realisering af de tilladte kystnære forsøgsprojekter i forhold til at overføre reglerne om fleksboligordning fra boligreguleringsloven til planloven og i forhold til lov om maritim planlægning hvor det bliver præciseret at statslige og kommunale myndigheders administration på

klager inden for den nye solnedgangsklausul på de fire år er det jo et spørgsmål vi kan tage når vi skal lave landsplandirektivet der udmønter det konkret der er

anledning til at tage lige præcis den diskussion og det mener jeg er det rigtige sted at gøre det så spørger enhedslistens ordfører til det her med grønt danmarkskort

kommunalpolitiske debat om hvad det egentlig

konkrete kommune gør for at fremme større og mere sammenhængende naturområder

at man ligesom får en debat frem i det åbne

så rejser dansk folkepartis ordfører et spørgsmål om lugt i jordniveau og forskellige andre elementer

noget vi skal dykke dybere ned i udvalgsbehandlingen vi er inde at røre ved hele det samlede kompleks omkring lugtvejledningen som jo ligger på miljøministerens ressortområde men der er jo en mulighed for at få tingene udspecificeret

udvalgsarbejdet i øvrigt så med de bemærkninger fra min side vil jeg bare endnu en gang sige en stor tak for de positive bemærkninger og og tilslutningen til lovforslaget jeg ser frem til det videre arbejde med

og det er først udlændinge og integrationsministeren værsgo

først og fremmest vil jeg gerne slå fast at beslutningsforslaget efter min opfattelse sætter fokus på et rigtig vigtigt tema for det er klart at den lovgivning der vedtages i bruxelles og de domme som eu domstolen afsiger påvirker den danske udlændingelovgivning

derfor også lidt ked af hvis nogle her i folketinget oplever at folketinget holdes i uvidenhed om de beslutninger som danmark er med til at træffe i eu eller om de retssager ved eu domstolen der kan få betydning for udlændingeområdet

regeringen herunder udlændinge og integrationsministeriet gør rigtig meget for at holde folketinget orienteret og

skal det selvfølgelig også være vi kan jo mene lidt forskelligt man kan jo mene hvad man vil om værdien af og udfordringerne ved vores eu medlemskab og beslutningsforslaget skal nok også ses som et udtryk for at der kan være lidt nuancer i vores holdninger til det her i folketinget og det er selvfølgelig helt fair men det skal selvfølgelig også være sådan at man kan danne sig sine meninger på et oplyst grundlag og som det også fremgår af det folketingssvar som

henviser til i forslaget det er altså besvarelsen af spørgsmål fire og tyve fra folketingets europaudvalg har vi i danmark en række procedurer som netop skal sikre parlamentarisk inddragelse og gennemsigtighed i arbejdet med eu sagerne her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på den særlige danske eu beslutningsprocedure det er en procedure der sikrer at folketinget inddrages så tidligt som muligt samtidig med at vi skaber det bedste grundlag for varetagelsen af danske interesser i den europæiske union efter den her procedure

bliver europaudvalget forelagt alle væsentlige eu sager til orientering og alle sager af større rækkevidde til forhandlingsoplæg herudover spiller udvalget en central rolle som mandatgiver når vi fastlægger den danske holdning til eu sagerne europaudvalget bliver også både skriftligt og mundtligt orienteret om væsentlige retssager ved eu domstolen som regeringen har besluttet at gå ind i

i hvert fald selv været en del af i min tid som minister som forslagsstillerne også selv nævner

bliver der i de tilfælde hvor eu domstolen afsiger en dom som betyder at vi i danmark må justere vores lovgivning

et notat

er altså procedurer på plads der gennem en inddragelse og løbende orientering af folketinget om alle væsentlige spørgsmål på eu området skal sikre at der er gennemsigtighed om eu sagerne herudover

er vores egen lovgivningsprocedure indrettet sådan at ministerierne i forbindelse med fremsættelse af et lovforslag altid redegør for eventuelle eu retlige aspekter af det pågældende forslag alle love og bekendtgørelser som implementerer lovgivning fra eu er også forsynet med en note som oplyser om den eu retlige baggrund for de nye regler det deklareres altså tydeligt for både folketinget og offentligheden når en ny dansk lovgivning hviler på eller er påvirket af lovgivning vedtaget i eu

jeg godt understrege at min dør selvfølgelig altid er åben og at jeg altid gerne stiller op hvis der er behov for yderligere uddybning af problemstillinger i konkrete eu sager på udlændingeområdet i beslutningsforslaget giver stillerne også udtryk for at regeringen ikke har overblik over eu rettens indflydelse på dansk udlændingepolitik og at den ønskede udredning er nødvendig for at regeringen kan agere fast og ordentligt på udlændingeområdet for mit eget vedkommende

eu retten er en lidt stor og til tider uoverskuelig størrelse

kommer også en gang imellem en dom fra eu domstolen som indebærer at vi må justere vores lovgivning eller administrative praksis selv om vi helst havde været det foruden og

jeg har dog ærlig talt lidt svært ved at se hvordan en lang liste over tidligere domme og retsakter skulle kunne forebygge eller afværge at eu domstolen i fremtiden måtte afsige en ny dom som danmark er uenig i

i stedet afgørende at vi vedvarende og proaktivt gør vores indflydelse gældende

det er regeringens opfattelse at det på mange områder giver rigtig god mening med et stærkt eu samarbejde for eksempel i forhold til de fælles

som blandt andet understøtter bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

også rigtig meget vundet ved at danske statsborgere og danske virksomheder kan nyde godt af den fri bevægelighed i unionen indimellem er der så beslutninger som træffes

europæiske union eller domme som bliver afsagt som vi er mindre enige i

selv at jeg har været helt åben omkring og det er regeringen helt generelt helt åben omkring men samlet set

og et bredt flertal i folketinget at der alt i alt er mest vundet ved at være med i

at følge udviklingen tæt og varetage vores interesser bedst muligt for eksempel ved at tage til eu domstolen og give vores besyv med når nye væsentlige sager bliver behandlet ved eu domstolen

at regeringen ikke kan støtte forslaget regeringen er bare ikke enig i at

er den rigtige metode den rigtige måde at bruge ressourcerne på i stedet for at betale en professor for at lave en længere historisk udredning skal vi

være i arbejdstøjet og forsøge at påvirke eu samarbejdet i en retning der bedst muligt tjener danmarks interesser med de ord vil jeg sige tak for

foregår den her debat samtidig med at briterne går til stemmeurnerne for at vælge en ny regering eller genvælge den siddende regering som så skal realisere et brexit et brexit som jo i vidt omfang er initieret af en

bestemmer over britisk udlændingepolitik i

dog alligevel i det lys at vi har haft et retsforbehold siden nitten tre og halvfems der skulle have sikret dansk udlændingepolitik men hvor vi bare må konstatere at det

er tilfældet i sommer kom ministeren hjem fra luxembourg med en tabt sag som kunne have fået betydning for tusindvis af familiesammenføringer og derfor forstår jeg simpelt hen ikke at ministeren ikke bare omfavner det her

briterne går til valgurnerne og forhåbentlig stemmer på labour vores søsterparti

passe på med at konkludere for hurtigt at den væsentligste årsag til brexit skulle være den europæiske unions påvirkning af britisk udlændingepolitik jeg tror der er mange årsager til hvorfor de stemte som de gjorde det ændrer dog ikke ved at den måde vi i regeringen ser på det her spørgsmål på er at vi skal forsøge at påvirke de politiske beslutningsprocesser i europæiske union og blande os hvis vi mener at der er nogle domme som går danmark imod eller der er nogle domme

hvor der kommer nogen udtalelser for eksempel fra generaladvokaten og hvor vi kan se at her blæser det i den forkerte retning synes vi det er helt rimeligt at den danske regering træder ind også på et andet lands regerings side og udtaler

vigtigt at forholde sig til bundlinjen og ikke kun til de enkelte løsrevne domme der afsiges men bundlinjen er det grundlæggende set i danmarks interesse at

europæiske fællesskab her er vi ikke så meget i tvivl det er grundlæggende set i vores interesse

nogle fabulanterier ministeren bevæger sig ud i her

man kan sende folk af sted og følge sagerne ved luxembourgdomstolen fred være med det

jo kun fremadrettet vi ved allerede fra ministeren selv

jo selv at en redegørelse for omfanget vil være for tids og ressourcekrævende til at det står mål med formålet

må da være virkelig virkelig meget få afdækket

til rådighed for at få de forhold belyst så hvis der er en konkret dom et stykke lovgivning

lad os da endelig få det belyst det hele er

i forvejen fremlagt for folketinget da dommen blev afsagt eller da loven blev indført og vedtaget men hvis der er et ønske om at der er specifikke elementer af udlændingeloven som skal belyses i relation til eus påvirkning af

unions samlede påvirkning af dansk udlændingepolitik fordi det ville være som der står i svaret enormt tidkrævende og ressourcekrævende

sættes op i forhold til hvad formålet er og hvis formålet er at diskutere hvordan danske familiesammenføringsregler bliver påvirket af en konkret dom så står vi fuldstændig til rådighed men jeg er også lidt bange for at vi begynder at danne en præcedens for hvis et hvilket som helst udvalgsspørgsmål i folketinget skal kunne ligge til grund for en ret omfattende undersøgelse der vil koste det danske samfund mange penge så synes

at vi lige tænker os om et sekund og i det her spørgsmål har vi i hvert fald sagt at

mening at foretage så omfattende en redegørelse som ville blive en lang liste over

møde som jeg tror var i folketingets europaudvalg hvor jeg også tror jeg selv deltog og som netop handlede om en konkret dom som var blevet afsagt og hvor jeg også selv var lidt forundret over

redegørelse

har estimeret at det vil koste cirka fem million kroner at lave en samlet redegørelse hvad er ministerens

det må koste altså

vil det være okay med en million

være resultatet af sådan en redegørelse ud over en meget lang liste over domme der er afsagt og en meget lang liste over lovgivning som er implementeret på den ene eller den anden måde i dansk lovgivning

eu lovgivning der er implementeret i dansk lovgivning

handler om specifikke elementer af udlændingeloven eller konkrete dommes betydning for den danske udlændingelov det står vi meget gerne til rådighed for men vi er lidt nervøse for at et hvilket som helst beslutningsforslag om at bruge penge på at belyse et hvilket som helst spørgsmål hurtigt vil kunne stikke af så vores udgangspunkt er at lad os få nogle afgrænsede diskussioner om nogle afgrænsede emner det

en diskussion af og det deltager vi også meget en belysning af det vi er modstandere af er

bruge penge på en redegørelse som vi vurderer både

og som vi ikke rigtig vurderer vil styrke den

går jeg ud fra

når man ikke kan gøre rede for det som

udredning altså hvor meget er for meget hvor mange ressourcer der er for meget så må det jo være det som kan være indholdet

er modstandere af det det betyder bare at det skal være meget præcist hvad det er vi ønsker at få undersøgt og det her er et meget

belyst derfor er vores synspunkt lad os nu være præcise hvis der ønskes en udredning af eus indflydelse på dansk familiesammenføringspolitik på baggrund af biao dommen så lad os diskutere det og hvad det har konsekvenser det står vi meget gerne til rådighed for alt det andet er jo offentligt tilgængeligt altså alle lovforslag ligger på internettet enhver kan slå op hvad det har haft af betydning eu rettens indvirkning er beskrevet i alle lovforslag og alle domme der er afsagt og som har indflydelse på udlændingepolitikken er oversendt til folketinget det hele er offentligt tilgængeligt og det synes vi måske er penge lidt ud af vinduet

konservative folkeparti egentlig det kunne være nyttigt

eus udlændingepolitik påvirker danmark

være nyttigt at få nogle fakta frem

af eus politik

være schengen det kan være beskæftigelse og uddannelse det er et meget stort område så vi mener at den

på de såkaldte aktivistiske dommere eller

også mange positive ting og jeg tror det kan være nyttigt at få afmystificeret nogle ting men også få dem kortlagt

i arbejdstøjet men det skal vi også fremadrettet når vi ved hvor vi selv står er det nemmere at forholde sig til for eksempel en ny asylpolitik

har i udgangspunktet men vi mener ikke at den fremlagte form

spille ud med deres tanker om hele schengenområdet det synes jeg

schengen og danske positioner på det område

også alle mulige andre parlamentariske værktøjer folketinget kan gøre brug af høringer samråd spørgsmål hernede i salen

ville kvalificere diskussionen specifikt om danmarks forhold til schengen og hvordan vores positioner skal være fremadrettet det andet her tror jeg bliver lidt

hvis der er nogle universiteter der selv ønsker at bruge penge på det så kan jeg jo ikke blande mig i det men jeg vil gerne

den danske regering i hvert fald skal bruge af penge

eus udlændingepolitik påvirker danmark for mange af de ting hænger jo sammen

det er jo ikke noget vi reelt kan sige at vi kan bruge aktivt i vores politiske

på den danske lovgivning og ikke kun på den danske udlændingelovgivning så er det lige pludselig

godt at diskutere på et faktuelt grundlag og jeg anerkender også at der både er plusser og minusser ved eu medlemskabet der er så nogle der gør gør regnebrættet op og mener at der er flest minusser vi mener i regeringen at der er flest plusser det kan vi så være uenige om jeg tror bare helt generelt og det vil jeg så fastholde at en kvalificeret diskussion af eus indvirkning på dansk udlændingepolitik

er vi diskuterer og ikke beder om

en lang udredning der egentlig bare er en sammenlægning af dokumenter der i forvejen er offentligt tilgængelige

man ikke er interesseret i

som helst sag jeg tror det er det

de udgifter som det medfører for statens finanser

det er trods alt rimelig mange penge sidst på måneden

den der kulturelt historisk og så videre

og det kan vi så have en meget lang diskussion om det som er vores synspunkt er at oplysninger der er offentligt tilgængelige blandt andet på folketingets hjemmeside skal vi ikke betale et antal millioner for at et universitet lægger i forlængelse af hinanden og kalder en redegørelse hvis der er tvivl om hvor man kan finde oplysningerne det kan jeg selv have det har jeg hver eneste dag

for eksempel eus indvirkning

schengen eller på familiesammenføringsreglerne eller på hvad som helst og så skal vi nok grave de oplysninger frem og oversende dem til folketinget så får vi tror jeg en mere kvalificeret diskussion i

sender penge efter

nogle universitetsprofessorer lægger alle de her oplysninger i forlængelse af hinanden

så siger at vi har en redegørelse

alene farumkommissionen som socialdemokraterne var en af bannerførerne for

tres million kroner

rent omkostningsmæssigt men det vil ministeren ikke fordi man mener at det er for

om noget væsentligt vores væsentligste anke imod det er at det er oplysninger der i forvejen er offentligt tilgængelige

det omfang man har behov for at få det fremlagt altså få det gravet frem fordi det ligger inde på bagerste hylde på internettet så hjælper vi meget gerne med at finde det frem

herre jens rohde der er to ordførere som har vist velvilje for at få tingene til at gå op i en højere enhed så

få lavet en samlet fremstilling

ikke er aktivisme er egentlig ikke det vigtige vi

gerne have et fuldt billede over hvor det er eu om det er direktiver om det er for ordninger om det

samlet påvirker dansk udlændingepolitik

et ændringsforslag hvor man fjerner de enkelte ord som støder herre jens rohdes veneration for eu domstolen

nok vil noget fundamentalt andet end det som vi i dansk folkeparti gerne vil men at man altid stræber efter

nå sine mål på et redeligt grundlag og det er egentlig derfor

sin første tale var imod det her forslag for det handler grundlæggende om at finde ud af

dansk udlændingepolitik hvis herre jens rohde mener at det så er for lidt jeg vil nok mene det er for meget

den enfoldige i salen og håbe

under ordførerens tale og det undrer mig når jeg ser indholdsmæssigt på sagerne

en interesse i at danskerne ved så lidt om det her som overhovedet muligt men lad mig alligevel spørge som den enfoldige hvordan kan det være når man beder

undersøge det og sende folk af sted når der køres sager af præjudiciel

karakter ved eu domstolen være opfølgende i parlamentet og alt muligt andet men

foranlediget af at regeringen ikke har villet svare på det spørgsmål vi har stillet vi har bedt om en samlet redegørelse for eu rettens

af dansk udlændingepolitik og ministeren der sidder derovre

stoklund har returneret en afvisning fordi det ville være for ressourcekrævende alene det

er så ressourcekrævende som ministeren siger så må det jo

de offentlige midler til eksterne konsulenter man kan immer væk ansætte ret mange

man forstår at prioritere midlerne

sådan centrale spørgsmål i forbindelse med dansk folkepartis forslag om en udredning af eus

jeg har det egentlig lidt ligesom herre jens rohde jeg kunne også godt være fristet til at stemme ja men nu ikke

som dem herre jens rohde listede op

set enig med dansk folkeparti i

eu har indvirkning på dansk udlændingepolitik eu har enorm indvirkning på dansk udlændingepolitik

mange mange flere flygtninge i danmark end vi har i dag havde vi ikke haft eu

de ydre grænser som frontex medvirker til havde vi ikke haft eu havde vi ikke haft europol som gør at vi kan samarbejde politistyrkerne imellem og

få fanget og anholdt udenlandske forbrydere terrorister eksempelvis havde vi ikke haft eu havde vi ikke haft schengensamarbejdet som gør at vi kan sende udlændinge tilbage til det land som de er blevet registreret i

havde vi ikke fået det etias samarbejde der snart kommer op at stå et samarbejde svarende til det amerikanerne har med esta hvor man før man rejser ind i et land har afgivet nogle oplysninger som gør

forkerte og ja til de rigtige havde vi ikke haft eu

flygtningelejre og så videre eu er den største bidragsyder af bistandshjælp i hele verden havde vi ikke haft

eu tyrkiet aftalen aftalen jeg er ret sikker på

ministerens kvaliteter ufortalt

af flygtninge der er kommet til eu er raslet

også gør at rigtig mange flygtninge ikke kommer til

mere umiddelbare positive effekter af udlændingepolitikken nemlig at vi har arbejdskraftens fri bevægelighed

altså rumænere polakker

en slags udlændinge som kommer til danmark og arbejder og bidrager til vækst og velstand

jo også udlændingepolitik så sådan en samlet redegørelse for eus indvirkning på udlændingepolitik kunne da af mange årsager være yderst interessant jeg er enig i at der også er hår i suppen metockdommen havde vi fra venstres side også gerne været

mener trods alt også at man skal passe på

også gerne kritisere ministeren som jo tidligere har

potentiel vejsidebombe under dansk udlændingepolitik og har sagt at flere tusinde afslag på familiesammenføringer skulle genforhandles det korrekte tal viste

hundrede og otte og tredive altså fra flere tusinde til en hundrede og otte og tredive så den vejsidebombe

mere uskyldig bordbombe det

jo også at når man så laver en redegørelse og får nogle til at lave en redegørelse skal man så også være villig til

lytte til den og agere efter den nu fik vi

ene og alene er ulemper ved det danske forsvarsforbehold

eneste fordel ikke desto mindre har vi

regering der mener at vi selvfølgelig da skal afskaffe forsvarsforbeholdet og forestille mig at forslagsstillerne har den samme opfattelse

formentlig ikke vil medføre nogen store ændringer alligevel det mener vi fra venstres side også er

repræsenterer jo venstre og der må man sige

imellem eu og partiet venstre frontex er fantastisk selv om det er det bovlamme organ som har gjort det muligt for

mange menneskesmuglere der kalder sig ngoer

få folk ind i europa schengen er fantastisk selv om det er hullet som en si årsagen til at folk kunne vandre hele vejen op igennem kontinentet

stille i danmark de skulle have været bremset helt nede ved grænsen

selv om det har vist sig at være katastrofalt i forhold til lønpres og hele den danske model

men sådan må det jo bare være hos venstre en ting som jeg dog erindrer at en venstremand har sagt er

udlændingepolitik afgøres i folketinget indtil solen brænder ud

det harmonerer jo bare ikke særlig godt med det

enig med sin tidligere formand i at udlændingepolitikken

nogen ændringer i retsforbeholdet på det udlændingepolitiske område uden en folkeafstemning

der bliver sagt i stedet for at komme med et fejlcitat

at eu er fejlfrit overhovedet ikke og de ting som herre morten messerschmidt peger på er

systemer der fungerer fantastisk og perfekt i alle sammenhænge ligesom det her folketing vel heller ikke altid fungerer fuldstændig fejlfrit

ikke forestille mig noget andet end det danske folkestyre og jeg vil ikke afskaffe det for noget i verden dets mange

en fire årig periode være sikker på at kunne sammensætte et andet folketing hvis eu træffer uhensigtsmæssige beslutninger for danmark kræver det at vi går ud og overbeviser syv og tyve andre befolkninger om at det er dårligt sådan at man igennem en lang sirlig proces kan få ændret reglerne

illustrerer her er jo sådan set en grundlæggende respektløshed over for det danske folkestyre ved på den måde sidestiller det med det eu organ som dag for dag æder sig ind på den grundlov som herre jan e jørgensen faktisk har lovet at ville overholde

faktisk er der utrolig mange af de

ting som herre morten messerschmidt fremturer med der kunne egne sig til en ekspertredegørelse så man kunne få

udstillet det som værende så forkert som det jo egentlig er ikke at jeg tror

kort fortalt nej eu er ikke fejlfrit men hvis jeg skal sætte fordele op mod ulemper

meget meget meget tungt og så en vægtskål på den anden side der ikke vejer særlig tungt og så vælger jeg at veje fordele op mod ulemper

for undertegnede der var en lille purk dengang

og vi betragtede ham i mit hjem som

eu ikke skulle blande sig i udlændingepolitikken

monumental vis sat det danske forbehold som herre holger k nielsen forhandlede

til side sådan at udlændinge fra hele verden

kan komme ind i eu i kraft af eu regler og i strid

jeg bare spørge fru halime oguz hvordan hun mener at hun honorerer herre holger k nielsens minde ved at stemme nej til

det er sådan set en helt anden debat som jeg rigtig gerne

i det løfte som en tidligere sf formand har givet dem der undrer det mig da bare såre hvis det nuværende socialistisk folkeparti ikke er interesseret i at de løfter som det tidligere socialistisk folkeparti afgav til befolkningen

faktuelt debat om eus påvirkning af udlændingepolitikken for der er mange myter mange holdninger og mange forudindtagede antagelser om eu vi tilhører bestemt et parti som ser mange flere plusser på eu siden end minusser men nu er det ikke et enten eller om eu vi skal drøfte her nu er det i forhold til udlændingepolitikken

er jo ingen tvivl om at det fylder meget i den danske debat det fylder rigtig meget i eu det er jo også en af de piller

og hun sagde netop også at nogle af de umiddelbart store udfordringer vi skal se på

beskyttelsen af vores ydre grænser i forhold til hvordan vi skal se fremadrettet på vores

mener vi faktisk at det er nyttigt at få en mere faktuel kortlægning

også få afmystificeret flere ting vi mener ikke at det er meget ressourcekrævende

budget på fem million kr men hvem ved egentlig hvad det koster det skal selvfølgelig undersøges undersøges nærmere når vi bliver enige om en eventuel form for

redegørelse det skal heller ikke være et tilfældigt universitet men det er ikke mange konsulentpenge og ministeriet kan jo tilsyneladende ikke løfte opgaven

afvist men det er meget vigtigt at vi ikke laver den her enkeltpunktssag og

i en helhed og også med fremadrettede

kollektivt og på en human

menneskelig måde det er vi nødt til der bliver jo ikke færre migranter og vi skal jo også fremadrettet med hensyn klimaflygtninge og andre

vi får en ordentlig og faktuel redegørelse der bliver skåret til med et klart fokus på hvad det er vi vil se på så vi stemmer på den måde for

der var jo engang hvor man talte om

dem der samledes under parolerne om gud konge og fædreland

hvis det her vitterlig er et udtryk for

partiet nu begynder at tage i hvert fald det sidste begreb fædrelandet mere alvorligt sådan at vi

hvad det betyder så synes jeg det tegner utrolig positivt så

vi har en domstol der sørger for at håndhæve disse både når det gælder i polen men så sandelig også når det handler om den

opfattelse at der her er tale om en politisk uenighed mellem os og forslagsstillerne netop af den årsag kan vi ikke støtte en udredning man ønsker at anvende til at miskreditere disse lovgivningstekster

eu har for dansk udlændingepolitik som jeg har forstået det

meget optaget af borgerinddragelse og af at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt og gerne i så uformelle strukturer som overhovedet

muligt men er spørger jeg lidt åbent her forudsætningen for at man kan have en god dialog

man kender det faktuelle indhold i dag som vi har hørt på de

der interesserer sig for eu rettens påvirkning af udlændingepolitikken jaget rundt fra den ene lærebog til den anden fra det ene universitet til det andet fra det ene sted til det andet sådan fra herodes til pilatus ville det ikke være rart uanset om man abonnerer på det verdensbillede som herre siddique

virkeligheden om om man går ind for den politik og de domme der bliver givet fra eus side vi har jo for kort tid siden også debatteret hvorvidt eus domstolsafgørelser er aktivistiske eller ej så for os at se er det her et spørgsmål om politik alternativet går ind for

derfor anerkender vi ikke præmissen og derfor støtter vi

jo meget vanskeligt at have en holdning til noget der ikke er belyst så hvordan kan alternativet der ønsker at man skal tage stilling for eller imod være imod

danskerne er et oplyst folk og vi mener at der er tilstrækkelig viden vi mener det er afgørende at vi står fast på at eu selvfølgelig skal beskytte borgerne

og politikere og regeringer

gå på kompromis med de grundlæggende rettigheder som vores traktater

vi havde for nylig her i salen en utrolig stimulerende debat om

og det der gjorde den så stimulerende var jo fire fantastiske jurister kommende fra fire forskellige partier ministeren selv har skrevet phd

tilgrænsende emne så det var et højt højt niveau vi fik diskuteret på det som jeg i hvert fald tog med fra den debat

den tidligere regering jo anerkendt i forhold til den europæiske menneskerettighedsdomstol og derfor

den københavnererklæring der kom ud af det var betydelig udvandet i forhold til det oprindelige oplæg men der var ikke nogen tvivl om hensigten

aktivisme sådan set også er et problem

i salen om aktivisme

beslutningsforslag det ville faktisk være en rigtig god idé

få set nærmere på den måde som eu påvirker

sige at det er forbundet med en eller anden økonomisk

at lave den her undersøgelse jeg synes sådan set at omkostningen er pengene værd

dansk udlændingepolitiks historie i det hele taget viser tilbage fra nitten tre og firs frem til i dag er at noget af det farligste der overhovedet kan ske i et demokrati er at vi har en regering som igennem en længere periode fører en politik som de fleste

befolkning synes er illegitim det er er en af de mest skelsættende begivenheder i dansk politisk historie det er årtier med illegitim politik det hører ikke nogen steder hjemme

en oplyst og demokratisk sindet befolkning så hvis man lavede den her undersøgelse

få et grundlag for at diskutere hele det her spørgsmål

en mere klar fornemmelse for den oplevelse som jeg selv havde i

valgperiode hvor jeg var eu ordfører for mit parti hvor

vældig mange konferencer i eu regi

kommissionen og parlamentet kommer med det ene mere vidtløftige

sidder tilbage som nationalparlamentariker og tænker at det

til at ske fordi vi kan levere på alle de her tovlige forslag

en eller anden knastør saglig udredning af de her spørgsmål

afbryde den splittelse der jo sådan set allerede er inden for eu i hele spørgsmålet om om udlændingepolitikken jeg tror personligt at udlændingepolitikken og den eu dirigerede udlændingepolitik er noget af det der kan sprænge eu man ser jo allerede nogle tendenser med visegradlandene der vil en anden vej da jeg og mit parti

vi ikke tilhængere af at eu bliver sprængt

tilhængere af at eu besinder sig sådan at konstruktionen kan holde og der bliver ført en fornuftig politik hvor man kører midt på vejen ikke et eller andet tåbeligt projekt som

der desværre ikke er flertal for men som

der er noget interessant over at diskutere eu og udlændingepolitik i en sammenhæng det vidner debatten

hele den facet af diskussioner der siden folketingsvalget har været kredsende om netop de to temaer og det kan

udefrakommende forekomme

ser man de politiske debatter der har været i forbindelse med vedtagelse af traktater eller folkeafstemninger

man jo kunne finde utallige citater fra de partier der har anbefalet folk at stemme ja til det eu vi har i dag

at styre dansk udlændingepolitik i dag er vi så nået dertil at eus indflydelse på dansk udlændingepolitik

finder det for ressourcekrævende overhovedet at redegøre for de to ting står jo unægtelig i skærende kontrast til hinanden

eu politikken der gør kan man sige

at årsagen til at ministeren i dag er minister

mener det samme som han mente inden han blev minister uanset hvilket parti han der tilhørte altså udlændingepolitikken har været fuldstændig

politiske forståelse og nu har vi altså en regering som siger at der er et område hvor forholdene alligevel er så

vil være for ressourcekrævende at bringe befolkningen indsigt i sagerne i dansk folkeparti har vi det grundlæggende syn at eu ikke skal blande sig i dansk

ikke kun for det fremadrettede hvor man jo meget rørende lover at ville gøre en hel masse for at afbøde kommende problemer

også meget bekymrede for hvor stort problemets omfang er allerede i dag hvor mange retsakter er der vedtaget direktiver og forordninger som direkte hindrer dette folketing i at gennemføre den udlændingepolitik som et flertal af vælgere har besluttet sig for

og andre bindende retsakter er der truffet afgørelse om siden vi trådte ind hin dag i nitten tre og halvfjerds i de europæiske fællesskaber som forhindrer det her folketing i at gennemføre det som vælgerne gerne vil

kort fortalt essensen

kan man måske derfor sidde med en lidt underlig fornemmelse for man fik jo i valgkampen og

som jeg tror man har døbt det hos spindoktorerne ovre i statsministeriet

ikke bare har vedstået sig sine fejl i nitten halvfemserne men også var klar til at føre en anden politik

at man kan føre en anden politik ikke være at man så også er moden nok til at kigge bagud og sige hvad er det så der er sket hvad er det vi har med at gøre nej tilsyneladende ikke den regering vi har

kun redegøre for hvad folketinget her i fremtiden ikke må efterleve af det som vælgerne ønsker er det demokratisk er det hæderligt ja det må enhver jo afgøre

på dansk udlændingepolitik er uoverstigelig stor og det bliver

der nu begynder at lægge begrænsninger på hvad de nationale parlamenter må foretage sig for eksempel i relation til af

indfødsret altså alene spørgsmålet om hvem vi må gøre til danske eller hvem vi må fratage det privilegium at være

ikke længere noget folketinget her kan tage sig af

domstolen er over grundloven derfor vil vi gerne i dansk folkeparti have en redegørelse for

det er den redegørelse regeringen finder er for ressourcekrævende

tænker på når man taler udlændingepolitik

men hvis nu den pågældende polak gifter sig med en somalier eller en fra

selv om det strider imod de love vi har vedtaget her i folketinget

når nu regeringen sidder og pudser sin glorie og siger at de vil gøre alt hvad

man er regering i danmark

foranlediget af de forhandlinger støttepartierne man sidder med

hvordan man kan skalte og valte med sociale ydelser også dér ser vi jo eu blande sig uden der står et ord om det i eus retsakt og uden folketinget har taget stilling til det på noget som helst tidspunkt er det eus regler og

lang række forskellige sociale ydelser til udlændinge uden hjemmel

forhindrende hjemmel i at de danske vælgere kan sammensætte et folketing der ønsker at gøre det modsatte

ikke noget om for det vil man ikke kortlægge tværtimod har de ovenikøbet

der skulle være nogen der interesserede sig for

enfoldige ude i fædrelandet der synes det er problematisk at eu afgør

være nogle enkelte derude der synes det er ærgerligt at folketinget ikke selv kan afgøre hvorfra og hvordan man

de da bare selv finde informationerne for de er jo derude et sted der ligger sikkert lidt i aarhus på universitetet

i aalborg og i odense

takket være regeringen og

for ressourcekrævende var udtrykket ministeren brugte i sommer da jeg bad om en samlet redegørelse for eus

vil koste fem million kroner var det tre hundrede million

i sociale ydelser til udsatte

er det næste spørgsmål vi skal få afklaret

at sjofle med sine egne løfter til vælgerne

hvor meget et eu

flere partier i borgerlig blok siger ja til det her

eller som vi andre dårligt at eu blander sig i udlændingepolitikken jeg håber at

model hvor vi ændrer formuleringerne så det radikale venstre

har krav på at vide

spørgsmål overhovedet er det dommere i luxembourg er det politikere

er er det som det rettelig burde være den danske befolkning gennem

det her beslutningsforslag at der med en ændring af indfødsretsaftalen sættes et loft over hvor mange personer der hvert år tildeles dansk statsborgerskab nærmere bestemt foreslår dansk folkeparti at maksimalt tusind personer om året tildeles dansk statsborgerskab ved naturalisation eller ved erklæring forslaget er fremsat en hel del gange før

fremsatte et lignende forslag der blev afvist af den daværende socialdemokratiske minister fru pia gjellerup

seks og halvfems og også tilbage i to tusind og sytten og ved forhandlingerne af et nyt indfødsretscirkulære i to tusind og atten heller ikke den her gang kan en socialdemokratisk regering støtte forslaget grundlovens ordning er jo den at dansk statsborgerskab kun kan tildeles ved lov det er altså folketinget der konkret tager stilling til hvem der skal

efter nogle faste kriterier for dansk statsborgerskab som er fastlagt politisk i en politisk aftale på baggrund af de kriterier

behandles ansøgningerne om dansk indfødsret og heldigvis er der et bredt flertal i folketinget

som står bag de her kriterier regeringen mener ikke at det at få indfødsret skal ske på baggrund af et først til mølle princip og således afhænge af om man tilfældigvis nåede at søge inden loftet blev nået tildelingen af dansk statsborgerskab bør efter regeringens opfattelse ske på baggrund af de krav og saglige kriterier som aftaleparterne blev enige om med indfødsretsaftalen af niogtyvende juni to tusind og atten det sker ud fra en tilgang om at føre en stram stram men ikke en skør udlændingepolitik det fremgår blandt andet af beslutningsforslaget at det er noget ganske særligt og en gave at få et dansk statsborgerskab

ifølge forslaget afgørende at man sikrer sig at de udlændinge der modtager statsborgerskabet virkelig er danske endvidere fremgår det af forslaget at udvælgelsen af de tusind personer skal ske på baggrund af kriterier om blandt andet sprogtest og beståelse af en indfødsretsprøve herudover skal personer fra norden og

have forrang frem for andre ansøgere jeg er enig med forslagsstillerne i at det er noget særligt at blive dansk statsborger det er netop på den baggrund at vi stiller høje men saglige og rimelige krav til dem der vil være danske statsborgere at blive dansk

være noget man kommer sovende til og det mener jeg faktisk heller ikke det er i dag ansøgerne skal for eksempel dokumentere at de kan sproget at de er selvforsørgende at de holder sig ude af kriminalitet og at de har et kendskab til danske samfundsforhold jeg mener helt grundlæggende at hvis man lever op til de strenge krav skal man også kunne blive dansk statsborger det er ganske enkelt ikke fair at en ansøger der har haft sit liv her i danmark og som opfylder samtlige krav til at blive dansk statsborger bliver mødt med et afslag blot fordi vedkommende indgiver sin ansøgning senere

forestil jer at den amerikanske statsborger der størstedelen af sit voksne liv har boet i danmark er blevet dansk gift har fået børn er vokset op i danmark

skal have et afslag fordi hun tilfældigvis er nummer

være rimeligt flere af de krav som

faktisk allerede i dag det gælder blandt andet kravet til ansøgernes danskkundskaber og til at ansøgeren skal bestå indfødsretsprøven

allerede i dag lempeligere adgang til dansk statsborgerskab for nordiske statsborgere og dansksindede sydslesvigere indfødsretsaftalen blev som bekendt indgået i sommeren to tusind og atten hvor betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab blev fastlagt jeg er

også godt tilfreds med det politiske samarbejde

vedholdenhed vi har fremsat

jeg faktisk ret stolt af fordi det viser at det her

er lidt sørgeligt at ministeren står og sådan indirekte gør nar af det

en skør udlændingepolitik det er det jo ikke altså antallet betyder noget det ved vi alle sammen antallet af udlændinge i danmark betyder noget og antallet af dem der får lov til at få arveret og det er jo det man gør

derfor er mit spørgsmål til

hvad er så det øvre tal for hvor mange statsborgerskaber ministeren mener vi

kan sige ja til

ønske at få gennemført det her forslag jeg deltog også selv i forhandlingerne da vi lavede et nyt cirkulære på området i sommeren to tusind og atten og også der blev det fremført af dansk folkepartis forhandler så det er

hvis vi har nogle krav til at få dansk statsborgerskab og folk lever op til de krav så synes jeg de skal have et dansk statsborgerskab og ligesom vi ikke ønsker at der skal være en bund

nogle stramme krav for at få tildelt dansk statsborgerskab det synes vi også

de stramme krav skal selvfølgelig være der og gerne

skal det simple antal skæres ned fordi der skal være en eller anden proportion i forhold til hvor mange der bor

acceptere at der kan skabes

antallet af udlændinge i danmark har ikke noget med det her at gøre det handler om hvor mange der får et dansk statsborgerskab

det bare selv sådan at det er helt rimeligt at

staten stiller krav til at at uddele danske statsborgerskaber og jeg synes det er

nogle krav der handler om sprog beskæftigelse og kriminalitet

er helt fuldstændig logisk og folketinget har ad mange omgange skærpet de krav og jeg har selv været med til det ad et par omgange og jeg

synes faktisk at vi er ved at få skruet nogle krav sammen som giver god mening men så skal det også

når folk så faktisk lever op til de krav

langt hen ad vejen fører

et nyt medlem som mig var det

at vide at det er et forslag som fru pia kjærsgaard også stillede da hun var medlem af fremskridtspartiet

og skør udlændingepolitik

en stram og en skør

den tidligere minister for eksempel havde besluttet at for at kunne dokumentere at man levede op til opholdskravet for at få dansk statsborgerskab

vist en tilknytning til danmark før man kan få dansk statsborgerskab så skulle man vedlægge dokumentation

samtlige udlandsophold man havde været på det synes jeg måske var lidt for meget fordi det betød at folk kontaktede gamle arbejdsgivere for at få at at vide hvornår de havde været på tjenesterejse og at hvert eneste weekendophold i malmø eller i hamborg eller i london skulle skrives på det synes jeg var en anelse skørt og derfor besluttede jeg at det var der ikke behov for

de samme krav altså opholdskravet

det samme men den dokumentation man skal vedlægge for at søge statsborgerskabet er blevet skruet ind til noget som jeg selv synes giver mening nemlig at man skal dokumentere at man lever op til kravet

et statsborgerskab almindeligvis bidrager til

og er med til at nedbryde

integreret i det danske samfund jeg tilhører nok mere dem der mener at man skal stille nogle høje krav til

permanent ophold og siden hen statsborgerskab fordi det

være med til at få folk op på dupperne og blive integreret i det danske samfund

styrke integrationen at vi har skærpet kravene til

strammede lidt op på reglerne for et års tid siden men når man kigger på hvor hvor meget og hvor omfattende kriminalitet man i dag kan begå man kan

op til en år og stadig væk få dansk statsborgerskab i sidste ende mener ministeren så virkelig at reglerne

hist og pist i reglerne også på indfødsretsområdet

synes jeg det ser fornuftigt ud og når vi

har levet op til nogle rimelig skrappe krav og det føler jeg mig rimelig tryg ved det gjorde jeg ikke da jeg blev valgt til folketinget i to tusind og femten hvor vi havde et par lovforslag

før der blev strammet op og hvor jeg vidste at en masse mennesker på der

dansk statsborgerskab hvis man har begået personfarlig kriminalitet

op til tre måneders fængsel altså man kan virkelig virkelig begå alvorlig

andre mennesker og få tre måneders fængsel og stadig blive dansk statsborger

skrive og bede om at der bliver sat punkter på dagsordenen til næste møde i aftalekredsen

spørgsmålet om de kvalitative restriktioner og krav som stilles ved tildeling af naturalisation og der er vi jo kommet tættere på hinanden igennem de seneste år

men så er der jo den kvantitative del og der oplever jeg at ministeren blander de to ting sammen det

handler jo om det kvantitative element altså at sige

uanset hvor dygtig man er blevet til at tale dansk og hvor meget man ved

er en grænse for hvor mange vi mener kan inddæmmes i den danske familie hvert år

kvantitativt problem ved tildeling af indfødsret er der overhovedet en grænse

der hvor vi ønsker at føre kvantitativ politik

tilstrømningen det er en meget relevant diskussion og vi er altid åbne over for forslag der kan være med til at nedbringe andelen af spontane asylansøgere

det synes jeg er en væsentlig kvantitativ diskussion men når folk

hvordan og hvornår man kan få permanent ophold og hvis de lever op til dem

er det vores opfattelse at de så skal have tildelt det og vi skal stille nogle kvalitative krav

få tildelt statsborgerskab og hvis folk lever op til

fordi vi simpelt hen mener at det er gavnligt for integrationen at der bliver stillet sådan

andet som folketinget vælger at lægge vægt på

pille folk af lovforslaget men det er jo en gængs procedure som et bredt flertal

og at man kan stille en økonomisk garanti har jo tydeligvis ikke været nok for at forhindre folk der ønsker danmark det ondt i at få dansk indfødsret

hvis det var tilfældet havde ministeren jo ikke bedt om den hjemmel han for nylig bad om for

en væsentlig antalsdiskussion altså en kvantitativ diskussion

men den problemstilling skal løses til tilstrømningen det er dér

det handler jo om hvor mange mennesker der opholder sig i vores samfund

vi mener ikke at det er et problem at folketinget det her efterår behandler et lovforslag som tildeler statsborgerskab til mere end tusind mennesker vi synes det er godt fordi det

et tjek i kriminalregisteret for at finde ud af om folk er dømt for så alvorlig kriminalitet at de ikke skal kunne få tildelt statsborgerskab men vi laver også en kørsel efter at lovforslaget er fremsat og der sker det en gang imellem at der popper nogle ekstra navne op det er derfor at vi har

nogle ændringsforslag som skal pille nogle af de navne af lovforslaget

er blevet uddelt på baggrund af forkerte oplysninger altså ved svig det er en ny

er blevet indført efter den sidste politiske aftale

det kan godt være at vi kommer i en situation hvor der også er nogle der skal have frataget deres statsborgerskab fordi vi vurderer at det er blevet tildelt ved svig

kriminalitet der er over det vandelskrav som indgår i den

aftale man kan godt have begået kriminalitet som ikke er så alvorlig

et lovforslag om at tildele indfødsret og det er rigtigt at der godt

så mild kriminalitet at det ligger under grænsen for hvornår det er så alvorligt at man ikke skal kunne

grænsen for hvornår vi synes det er alvorligt nok og karenstiden kan

nu er der nu engang indgået en aftale og så er det vel rimeligt nok at de ansøgere der lever op til den aftale også fremgår

det sidste cirkulære der blev lavet i to tusind og atten fik man også indført

partifælle den daværende indfødsretsordfører for socialdemokratiet astrid krag

at det ville socialdemokraterne ikke støtte som et

at ministeren vil tage rundt for at se hvordan håndtrykket

om ministeren ikke er enig i at det kan virke en lille smule skørt at man skal rejse rundt for at se hvordan

frem til den redegørelse som må komme

jeg synes kun det er godt at man tropper op nede på det lokale rådhus og får sagt hej til borgmesteren og får taget billede til lokalavisen

har udtalt et par steder at så får man måske nogle saltstænger og noget faxe kondi og så deltager man i en lille højtideligholdelse af det at få dansk statsborgerskab det synes jeg kun er positivt så har der været en stor diskussion

jeg har det selv sådan at hvis man virkelig har problemer med at give en kvindelig borgmester hånden så skulle

derfor er det heller ikke noget der virkelig får

blodet til at boble i min krop at man stiller det krav

og derfor har jeg besluttet mig for at gå lidt lavpraktisk til sagen og så indgå en aftale med

jeg kommer ud og deltager i de her ceremonier ikke for at inspicere håndtrykket isoleret men for at inspicere hvordan de her ceremonier kører for jeg synes det er helt naturligt når man indfører noget nyt at man så også evaluerer

i en festligholdelse spørgsmålet er med om man decideret skal gøre det til en betingelse for at opnå statsborgerskab

en god statsborger selv om man ikke nødvendigvis møder op til sådan en ceremoni

ministeren har en holdning til det der med at vi nogle gange vedtager nogle regler for eksempel den om

nogle afledte effekter som vi faktisk først bagefter bliver klar over

altså børn af

på lovforslaget og så til at der bliver afholdt en grundlovsceremoni ude i kommunerne det har man ikke rigtig tænkt over da man lavede cirkulæret og det gør at vi

masse afledte problemer vi skal sidde og finde løsninger på efterfølgende er ministeren enig i at det nogle gange kan være lidt uhensigtsmæssigt

større risiko er der for at der opstår nogle uhensigtsmæssigheder man ikke

politisk aftale eller da embedsmændene sad og og skrev lovgivningen jeg vil så sige at for at få dansk statsborgerskab har man i et stykke tid skullet underskrive

er utrolig positivt men jeg synes at vi har haft et problem med at det ikke er blevet højtideligholdt det risikerer bare at

lidt sjusket måde og jeg synes egentlig det er meget fornuftigt at sige prøv

det at få dansk statsborgerskab er altså noget vi gerne

vil vi gerne have du deltager i en ceremoni med det formål at højtideligholde det

en god idé jeg glæder mig til at deltage i den første som jeg skal deltage

det er jo kvalitative krav vi omtaler i beslutningsforslaget altså når vi siger at der kan gives

et bestemt antal statsborgerskaber om året så

jo ikke en lodtrækningskonkurrence så vil det jo være et spørgsmål om hvem der bedst lever op til de

så det er ikke først til mølle jeg synes man lige skal tage alvorligt hvad

er jo kvalitative krav det er faktisk en skærpelse af de

også et meget meget vigtigt signal at sende til folk at det ikke er en rettighed at blive statsborger

det ikke er noget der sker automatisk og at det ikke er noget der sker i store antal så vil folk jo også indstille sig på det for man kan jo godt bo i danmark i mange år

arveret til huset som jeg plejer at kalde

det man får når man bliver statsborger den gave behøver man ikke nødvendigvis at få derfor tror jeg ikke nødvendigvis at den tyske kvinde der har boet her i rigtig mange år ville være nummer

man behøver det jo egentlig ikke

i ordførerens næstsidste svar til fru mette thiesen

gav ordføreren indtryk af at socialdemokratiet er varme tilhængere af den her grundlovsceremoni som er blevet indført som en del af det at få dansk statsborgerskab og

ordførerens partikammerat integrations og udlændingeministeren har nemlig været lidt mere

skal jeg bare forstå det sådan at ordføreren og ordførerens parti bakker helhjertet op om grundlovceremonien og dermed ikke længere vil undersøge om den ceremoni

skal forstå på ordføreren at muligheden for at fjerne de her grundlovsceremonier fra dansk lovgivning nu er fejet af bordet eller er muligheden for at ministeren og ordføreren sammen kommer til at foreslå at vi fjerner

noget ganske særligt det er ikke noget alle bare sådan uden videre skal have tildelt for når folk gerne vil være danske statsborgere

må vi gøre alt hvad vi kan for at sikre at de har de rette forudsætninger for at blive gode samfundsborgere at de vil danmark og de danske værdier det er

også derfor at reglerne for at opnå statsborgerskab er blevet strammet med tiden senest i to tusind og atten hvor den venstreledede regering blandt andet sammen med forslagsstillerens parti dansk folkeparti

gøre sig fortjent til noget vi sammen skal

reglerne som sagt være stramme og det er de heldigvis også vi stiller krav

haft ophold i danmark i en længere periode og at man skal bestå en indfødsretsprøve

accepterer vores levevis vores samfundsnormer vores regler vi stiller krav

at man skal forsørge sig selv og at man ikke har en forfalden gæld til det offentlige det gør vi for at sikre at man ikke bliver en økonomisk belastning for vores samfund og for skatteyderne

ikke har begået alvorlig kriminalitet

til fare for sine medborgere og bliver en belastning for sit land og så stiller vi selvfølgelig krav til ansøgerens danskkundskaber for hele forudsætningen for at man kan blive en aktiv del af det danske samfund er jo

sprog det er nogle strenge krav det skal det også være men det er også nogle fair

derfor er venstres helt grundlæggende holdning at såfremt man lever op til de her krav som vi altså synes er fair skal man også have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab og det uanset hvor mange der tilfældigvis har søgt det

venstre gå med til at tildele

femtentusind om året

der bliver stillet nogle strenge krav til at blive dansk statsborger det handler om sprog kriminalitet selvforståelse og accept af de danske værdier

en anden diskussion der handler om hvor stor

være af dem der får mulighed for at bevise at de kan leve op til de her krav

det er jo også derfor at vi blandt andet sammen med dansk folkeparti siden to tusind og et har strammet gevaldigt op på danmarks udlændingepolitik også når det parti der sidder i regering nu stod og kaldte os diverse skældsord netop for at gøre den pulje der har mulighed for at ansøge om statsborgerskabet

manglende hensyntagen til den danske familie at lukke for mange ind

styringen af middagen eller

det ikke er værtsfamilien der får sat reglerne mens det

meget meget nemmere hvis værtsfamilien er i

ligger det man kommer fra selvfølgelig stadig væk et eller andet sted

det giver for et samfund når der for at blive i fru marie krarups sprog er for mange gæster med

derfor er det også væsentligt at vi

det handler om statsborgerskab får sat nogle rammer så vi sikrer at dem der kommer ind til middagsselskabet

lever op til de normer og værdier

inderste og vigtigste forsvarslinje vi kan ikke lade personer som måske vil undergrave den danske nations sammenhængskraft passere denne linje med dette beslutningsforslag ønsker dansk folkeparti at sætte et årligt loft over antallet af personer der kan tildeles statsborgerskab i danmark vi ønsker at loftet skal være på maksimalt tusind personer om året siden nitten tre og firs har man samlet givet tohundrede

statsborgerskaber og det svarer til et årligt gennemsnit på seks tusind syv hundrede statsborgerskaber det mener vi i dansk folkeparti er for mange også selv om man heldigvis og på dansk folkepartis foranledning har skærpet kravene for at få statsborgerskab når man får statsborgerskab i danmark

får man stemmeret og dermed indflydelse på hvordan danmarks hus skal indrettes man får også arveret til danmarks hus for ens børn får statsborgerskab sammen med forældrene man bliver dermed formelt del af den danske familie det vil sige den danske nation det er politikernes opgave at tilsikre at denne formelle ret til at være del af den danske nation så vidt muligt følges af en ægte vilje og evne til reelt at være del af den danske nation det vil sige at man indgår i det fællesskab som binder nationen sammen fælles sprog fælles grundværdier fælles traditioner når man indgår i dette fællesskab kan man siges at være

naturligvis meget vigtigt at bestemmelserne angående tildeling af statsborgerskaber sikrer at personerne er så tæt som muligt på fuld integration før de får tildelt statsborgerskab dansk folkeparti er langtfra overbevist om at alle de personer der er optaget på indfødsretsloven hvert år er fuldt integrerede derfor har vi også stemt nej til langt de fleste af de love der er blevet behandlet her i tinget side

fem og halvfems men også fordi antallet i sig selv bekymrer os antallet i sig selv er vigtigt selvfølgelig kan vi optage et mindre antal velintegrerede udlændinge i den danske nation hvert år især hvis de i forvejen kulturelt og værdimæssigt er tæt på den danske nation men det skal netop være forholdsvis få om året og de personer der er bedst integreret skal prioriteres over de andre det danske statsborgerskab er en gave fra den danske nation til en person der ønsker at være

til til at deltage til at værne om den ting man har ejerskab over

at håbe på integration det vil være rent selvmord det vil være nationalt selvmord

så i den forstand er det et fuldstændig forkert princip man skal kun give statsborgerskaber som en gave til nogle som man er meget meget meget sikre på er værdige til

at hvis man har et statsborgerskab og dermed har indflydelse på

mere lyst til at værne om det og deltage uanset hvad konsekvenserne måtte være det er en anden snak

til jihadister altså hallo jihadister de har dansk statsborgerskab

som absolut ikke har lyst til at værne om landet så

er enig i at der jo i dag er en vis vilkårlighed i og med at det

afgjort igen bag lukkede døre i indfødsretsudvalget ville det ikke være bedre hvis

det dermed blev embedsmænd i ministeriet der

og afgøre de dispensationssager der var i stedet for at det er medlemmer af indfødsretsudvalget

kunne ændre den til at vi stemmer om hver enkelt person her i folketingssalen det ville jeg ikke have noget imod men det er

på samme måde som almindelige områder fordi det lige præcis tildeles ved lov folketingsmedlemmer er alene bundet af deres samvittighed så derfor kan vi ikke sidde som bureaukrater og være bundet af bestemte forvaltningsregler og så videre så det her område

er en gavetildeling og det er fint at det er lovgiverne der giver det og det må i sagens natur

blot at antallet skal skæres voldsomt ned og at cirkulæreskrivelsen skal

marie krarup kalder for en gave men så vil man ligesom vide hvilke kriterier

gør man jo ikke altid i dag fordi praksis kan ændre sig i indfødsretsudvalget uden at ansøgeren på nogen som helst måde bliver klar over det så hvis man vil have en større grad af gennemskuelighed og gennemsigtighed i forhold til det skulle det jo netop være fordi man gjorde det

at holde sig tilbage i forhold til at stille krav

på den måde ligner det jo en almindelig forvaltningspraksis det ønsker vi i den grad skærpet selv om vi er meget glade for at vi er kommet til nogle meget strammere regler end der var før i tiden det er i mangel af bedre men vi så da hellere at vi stemte om hver enkelt person her i

egentlig være mere fornuftigt og så

ordfører så

dansk udlændingepolitiks historie blandt andet ved at læse ministerens udmærkede bog om socialdemokratiets historie i forhold til udlændingepolitikken engang gav man jo statsborgerskab ud fra en betragtning om at så blev folk integreret

selv om det måske kommer som en overraskelse for nogle har også radikale venstre flyttet sig

synes vi det er logisk at man selvfølgelig skal leve op til nogle krav for at kunne få statsborgerskab og ikke bare får det

man skal være integreret inden man får det derfor er der en del af de krav der er i den nuværende lovgivning og regelsæt som vi rent

støtter op om for eksempel at man skal kunne dansk at man skal vide noget om danmark at man skal have været i beskæftigelse at man skal have boet

en vis periode og at man ikke må have begået alvorlig kriminalitet

ting vi ikke støtter op om vi synes det må være sådan at det at bestå folkeskolen

gøre det ud for en indfødsretsprøve

lidt svært ved at forstå hvad det er flertallet her i folketinget mener er galt med folkeskolen siden at man åbenbart ikke lærer nok om danmark og derfor skal op til en eller anden prøve

at have bestået folkeskolen vi synes også at mennesker der er født og opvokset i danmark bør få automatisk statsborgerskab når de bliver atten år medmindre de har begået for eksempel alvorlig kriminalitet vi synes også det må være sådan at hvis man har en god grund til ikke at

bestået indfødsretsprøven for eksempel fordi man er handicappet

når vi ser på de

krav der er og som vi et stykke ad vejen synes er fornuftige synes vi også at det må være sådan at de mennesker der så lever op til de krav kan få statsborgerskab uanset om det så er to tusind mennesker eller to hundrede mennesker derfor er vi selvfølgelig ikke enige i dansk folkepartis forslag om at der skal sættes et loft på tusind mennesker om året der kan blive statsborgere hvis der er en tusind to hundrede mennesker som lever op til de her krav som er rimelig strenge men også til en vis grad retfærdige og fornuftige synes vi at de alle sammen bør få statsborgerskab

rigtig glædeligt hvis folk gerne vil være statsborgere og dermed blive borgere i det land de nu bor i

danske også på papiret

grundlæggende er godt og det er også grundlæggende godt at vi så stiller nogle krav til hvad man skal leve op til for at man kan kalde sig dansker med de ord vil

værdier sprog historie kultur og så videre

kan man lukke et meget stort antal ind i sin egen familie og så samtidig påstå at det er en familie kan en familie på fire bare lade folk flytte ind i huset og så påstå at

et fællesskab

spørgsmål kan ordføreren ikke se at der nødvendigvis er nødt til

være en begrænsning i antallet for at den danske familie

få børn eller blive skilt og så få nye ægteskaber så selvfølgelig kan familier blive udvidet

fru marie krarup spørger så om ikke jeg kan se logikken i at have nogle begrænsninger

jeg synes ikke man skal tilbage til det system som gjaldt i nitten firserne hvor man automatisk fik statsborgerskab jeg mener det var efter to år det skal vi ikke tilbage til jeg synes det er fornuftigt at man skal have haft ophold i en periode i danmark at man skal have lært dansk at man skal vide noget om danmark så ja der skal være begrænsninger men det skal være muligt at blive en del af familien

præcis det vi skal undgå vi skal da lige præcis ikke have den danske familie skilt i parallelsamfund så det var et meget meget uheldigt billede og det understreger dermed min pointe at selvfølgelig er nødt til at være et øvre antal derudover er jeg da glad for

ordføreren erkender at man blandt andet på foranledning af det radikale venstre begik nogle skæbnesvangre fejltagelser

firserne og også senere hen hvor man har tildelt alt for mange statsborgerskaber det er det vi vil forhindre

hvert fald se at der er nogle af de forandringer der er lavet af indfødsretten de sidste

fyrre år som som er fornuftige for eksempel

godt være at eksemplet med med skilsmisse var dårligt men jeg synes også fru marie krarups eksempel med familie var dårligt

ordfører og den næste ordfører er fra enhedslisten værsgo

får tildelt dansk statsborgerskab tværtimod synes vi det er et problem at stadig flere borgere lever i vores samfund måske ovenikøbet er født her uden at have de fulde rettigheder

uden at de kan stemme ved folketingsvalg og på den måde være med til at påvirke hvem det er der sidder herinde

er for noget lovgivning vi vedtager antallet af personer

får statsborgerskab ved det der hedder naturalisation altså gennem optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse er faldet kraftigt siden nitten halvfemserne og flertallet i folketinget

med det resultat at en større del af den danske befolkning lever her

som en del af samfundet men uden de fulde rettigheder det synes vi er en uheldig udvikling vi er ikke i tvivl om at det får samfundet til at hænge mindre sammen

det demokrati vi alle sammen taler om er så vigtigt at deltage i og så siger vi altså til en gruppe mennesker i bor

måske ovenikøbet født her men i kan ikke være med på præcis samme vilkår som os andre

i det er fint at der stilles nogle krav

der ønsker dansk statsborgerskab

udløser en karenstid så man må vente nogle år på at blive dansk statsborger men det forslag vi diskuterer her i dag går ud på at indføre et loft på tusind nye statsborgerskaber om året i alt

så folk fra vestlige lande får positiv særbehandling frem for eksempelvis personer fra asien eller afrika i enhedslisten finder vi det beslutningsforslag her unødvendigt usympatisk og skadeligt for sammenhængskraften i det danske samfund og så må man jo sige at tallet tusind er fuldstændig tilfældigt valgt

folkepartis diskriminerende tankegang og sagde at mennesker fra vesten skulle foran i køen

det er altså et fuldstændig tilfældigt fastlagt loft derfor stemmer enhedslisten imod

om rettigheder men senere hen bliver ordet sammenhængskraft så brugt altså i

er sammenhængskraft jo fælles kultur traditioner og historie og det kan man i sagens natur ikke dele ud til

er det jo ikke fælles længere

man kan bare give folk de samme rettigheder eksisterer nationen overhovedet eksisterer danmark overhovedet i enhedslistens betragtninger eller er det

hvor dansk folkeparti og enhedslisten nogle gange har sammenfaldende interesser

der bor nogle mennesker inden for et lands grænser og de mennesker der bor der har en udvidet ret

demokratisk at beslutte hvordan det samfund

er at vi sidder her i folketinget jo også er udtryk for at der er

at repræsentere de borgere der bor inden for

og vedtage de love man lever efter der

er afgørende for os er at hvis man bor inden for det lands grænser så skal man også være med til at kunne påvirke det samfund man lever

at du som borger kan deltage

samfundslivet i det land du nu engang bor i eller

samfund eller det fællesskab du er en del af det er jo helt grundlæggende i et demokrati det er også det der ligger

i grundloven fra atten otte og fyrre og vi gradvis udvidet de demokratiske rettigheder så flere og flere har

det er volapyk så ophæver man den danske

enhedslisten erkender at nationalstaten eksisterer det jeg så savner er at man også er interesseret i at fastholde den og fastholde dens indhold og det kan man jo ikke gøre hvis man fortynder det så meget at man lader alle eller et meget stort antal komme ind

i min ordførertale at det at få statsborgerskab selvfølgelig er betinget af nogle

er gode grunde til at man ikke kan tale dansk

man bor i danmark har lovligt og permanent ophold her

man fra højre til venstre måske går lidt fejl af hinanden

man oftere taler kultur i forhold til værdier blandt de borgerlige partier de konservative partier og så taler man måske mere rettigheder i forhold til værdier på venstrefløjen

spørge ind til de her rettigheder som ordføreren selv var inde på anerkender ordføreren så ikke at rettigheder jo også hænger sammen med værdier og at hvis et stort antal af mennesker der lever efter værdier med andre rettigheder

mellem høj og lav altså økonomisk konservative værdier

kommer ind i vores samfund og får den rettighed det

er at vi gradvis har været med til at udvide de demokratiske rettigheder så vi har fået udjævnet nogle af de store

været mellem rig og fattig vi har fået fjernet nogle af de privilegier man har

vi er faktisk så grundfæstede i vores demokratiske opfattelse at vi tror på demokratiet vi tror på

vi spreder magten ud sådan så mange som muligt kan deltage i

samfund der bedst afspejler de ønsker der er blandt de mennesker der bor i det og det gør

op med forskelsbehandling for hvis man ser hvor den slags værdier slår igennem

det præcis i demokratiske samfund

hvor demokratiet ingen rolle har at spille hvor mænd og kvinder har helt andre forhold til hinanden end vi har i vores del af verden

anerkender ordføreren så ikke at de værdier i højere grad kommer til at få indflydelse på vores samfund hvis man oven i købet får ret til

forsvinder de jo ikke af den måde vi bekæmper dem på er ved at imødegå dem

at sikre at alle kan deltage og tro på at man gennem samtale dialog og diskussion kan være med til at flytte et samfund hen i en retning hvor der er plads til at vi alle sammen kan være her ellers overgiver man sig til de totalitære kræfter som er dem det lyder

at fru pernille vermund er bekymret for og derfor synes jeg hun skulle have mere tiltro til at demokratiet også formår

forsvinder ved at de her borgere ikke får dansk statsborgerskab det gør de jo næppe

imødegå den slags holdninger på er jo netop ved at kunne diskutere dem ikke ved at fratage folk

de synspunkter forsvinder ikke

forhindrer ikke folk i at foretage tåbelige handlinger som man så kan dømme dem for hvis de begår noget ulovligt men holdninger

det det man bliver straffet for men holdninger

rigtig glad for at vi i den her debat og i de følgende tager en grundig snak om tildeling af dansk statsborgerskab mit synspunkt er klokkeklart vi har givet dansk statsborgerskab til alt alt for mange som ikke burde

en kriminel baggrund eller som blev kriminelle folk der ikke deler vores danske værdier folk der ikke deltager i vores danske samfund folk der ligefrem vender danmark ryggen ja sågar islamister som ønsker danmark ondt og som allierer sig med vores fjender

bare se udviklingen de sidste fire og tyve timer og uden at

ville det ikke overraske mig om nogle af de mennesker som nu sidder i grundlovsforhør eller nogle i deres netværk måske også er mennesker hvor man tænker gad vide om de burde have fået et dansk statsborgerskab

glad for at vi strammede reglerne for dansk statsborgerskab i den sidste valgperiode men jeg mener også at vi bør stramme yderligere op vi bør se på

man kan komme til en personlig screeningssamtale som en del af ansøgningsprocessen

i en af de kommende debatter vi bør se på hvor høj fængselsstraf man kan have og stadig få dansk statsborgerskab

faktisk give alle de forskellige parametre et grundigt serviceeftersyn således at vi sikrer at kun de rigtige får dansk statsborgerskab men den proces mener jeg ikke bliver bedre ved at sige at

kun er de første tusind eller hvad tallet nu skal være der får dansk statsborgerskab det skal ikke være de første ansøgere det skal være de rigtige ansøgere dansk statsborgerskab er noget helt helt særligt og det skal gives efter strenge krav og ikke efter et først til mølle princip så selv om jeg sjældent er stærkt uenig med dansk folkepartis forslag

nu at det er mere hensigtsmæssigt at kigge på en overordnet opstramning af reglerne således at vi får de rigtige tildelt dansk statsborgerskab derfor er det konservative

se om vi kan stramme yderligere op men vi holder os nu engang til den aftale som vi har indgået derfor

stemmer vi for den tildeling af statsborgerskab som er et direkte

og sådan er politik nu engang og det er ikke for at komme med et politikersvar men når man indgår en aftale

kan det godt være at man ville ønske at den var lidt bedre på den ene eller på den anden måde men vi gik ind i den aftale sidste år og kæmpede for at der skulle komme nogle opstramninger

i fortiden det er vi i dansk folkeparti jo fuldstændig enige i men det konservative

har jo stemt ja til samtlige fire og halvtreds

indfødsretslove som er blevet fremsat siden nitten fem og halvfems hvor

stemt nej til langt langt de fleste jeg kan godt forstå ordførerens

den her enkelte gang kan være nødt til at stemme ja fordi man er med

vi stemmer nej men hvad så næste gang det vil jeg gerne høre kan vi forvente at

de konservative vil begynde at forsøge at forsvare den danske nation ved det næste indfødsretslovforslag som bliver fremsat til

at vi skal stramme op således at det er sværere at få dansk statsborgerskab

og så videre så det er jo i høj grad at forsvare

et flertal imod indfødsretslovene men jeg kan ikke forstå hvordan man kan påstå at man gerne vil

forsvare nationen og så sige nej til det her

som en sikring af sammenhængskraften i danmark

det jo er nationen vi skal forsvare

opstramning således at det fremover i langt højere grad

mit parti og det gælder også

en opstramning der er præcis som vi gerne vil have den desværre

er skiftet fra venstre til det konservative folkeparti det er et skridt i den rigtige retning præcis som ordføreren siger i forhold til

det er dog ikke helt nok men lad det nu være i forhold i forhold til det der bliver fremlagt her i salen siger ordføreren at ordføreren er imod at det skal være først til mølle

samtaler som kommer på dagsordenen senere i dag så vidt jeg kan forstå er der ikke tale om først til mølle der er tale om at nu udvælger vi de

været otte hundrede eller fem hundrede eller hvad man nu ønskede

at vi er et fællesskab og en kultur som

måde skal hænge sammen anerkender ordføreren ikke at der er væsentlig forskel på tusind og seks tusind syv hundrede

men helt oprigtigt at hvis det er de rigtige mennesker der søger så har jeg ikke fine fornemmelser det er tusind eller om det er to tusind dansk folkeparti brugte eksemplet med at hvis man inviterer for mange gæster ind i sit hjem bliver festen ikke lige så god

til fest hos mig jeg inviterer kun de rigtige og jo flere der kommer jo bedre er festen og sådan har

statsborgerskab hvis der var tre tusind fra det danske mindretal i tyskland som talte flydende dansk og var lige så danske som som alle os andre

nødt til at sige at det jo ikke er sådan at vi står med tre tusind sydslesvigere som fuldstændig en til en er danske det er sådan at vi står med en masse mennesker

som kommer fra kulturer som er meget meget langt fra den danske så i erkendelse af det

af at man i for lang tid har givet statsborgerskab til de mange mennesker

antallet og der er mit svar jo klokkeklart

da kun en gave hvis der kommer rigtig mange

gøre det super kort herfra nye borgere er ikke noget der skal begrænses det er noget der skal hyldes

skal

du dansk opfylder du kravene

skal du automatisk have dansk statsborgerskab dermed ikke sagt at

spørgsmål om at vi skal have folk endnu mere ind i fællesskabet og alternativet er af den holdning at et statsborgerskab netop er med til at få folk ind i

ikke står uden for fællesskabet så man kan blive en del af

at statsborgerskabet ikke skal ses

som en præmie man får men at det skal være en tillidserklæring

at der selvfølgelig er nogle mennesker som ikke lever op til vores fælles spilleregler

vi skal ikke lave lovgivning på baggrund af det lille mindretal

statsborgerskabet er er en tillidserklæring og en måde hvorpå vi samler os

og det er vigtigt at forsvare den danske nation forsvare den danske familie og det danske sammenhold

der kan jo komme et

fra udlandet der så kan påberåbe sig at blive del af den danske familie det er jo selvfølgelig en fuldstændig opløsning af

netop vigtigt at vi sørger for at de mennesker kommer ind i fællesskabet

alternativet er det afgørende afgørende at vi netop værner om de danske værdier og de danske værdier er et stærkt retssamfund og et stærkt fællesskab og det skal vi som politikere sørge for at skabe og det gør vi ved

og det var naturligvis et andet medlem men det her medlem af partiet nævnte sverige som et forbillede

udformer udlændingepolitikken på en hensigtsmæssig og human måde i sverige har man en

tildeling af indfødsret som er væsentlig mere lempelig end den danske den ligger nok tæt

land vi skal skele til når vi taler udlændingepolitik altså et land

i sverige i forhold til er karensperioden

ekspert i sveriges immigrations og udlændingepolitik men jeg kan

alternativets udlændingepolitik igennem

i synes den er fornuftig den er ordentlig og den er baseret på

humanistisk tilgang troen på at hvis man tildeler eksempelvis indfødsret til mennesker

konsekvenserne af den svenske udlændingepolitik er positive

politik men jeg kan fortælle så meget at de første indvandrere gæstearbejderne kom til danmark for halvtreds år siden

og langt de fleste af både gæstearbejderne og deres børn er supergode borgere de bidrager til det danske samfund de er en del af fællesskabet og dermed er det et levende bevis på at uanset hvor i verden du er fra

en del er det danske samfund og en del af fællesskabet såfremt du vil og såfremt vi vil

en forhandling men jeg vil egentlig stille et andet spørgsmål

samtlige politikere skulle skamme sig derfor vil jeg godt spørge ordføreren skammer ordføreren sig ikke over i årevis at have støttet og deltaget aktivt i et parti nemlig det konservative folkeparti som har stemt ja til samtlige fire og halvtreds

fremsatte indfødsretslovforslag siden

det det ved vi godt men ordføreren har jo støttet noget forkert år efter år og vil nu skælde de andre ud for det som ordføreren selv har gjort så burde ordføreren ikke

dansk folkeparti som de fleste nok har lagt mærke til sætte et loft

der er nogen tvivl om at danmark i fortiden har været alt for rundhåndet med at tildele statsborgerskaber

er det blevet givet til for mange som dybest set ikke kunne lide danmark og danskerne det er blevet givet til for mange der ikke tog danskerne for vores smukke egenskaber men for vores penge derfor synes jeg sagtens at man kunne stramme kravene yderligere i

en af de ting som vi ikke kom igennem med dengang

var spørgsmålet om su det er fuldstændig uforståeligt for mig og mit parti at man kan blive klassificeret som selvforsørgende når man er på su det er man selvfølgelig ikke

forsørget af de danske skatteborgere

vores ønske om at man skal være karrig med tildelingen af statsborgerskaber det har noget at gøre med

det forvaltningsmæssige selv om indfødsretsudvalget ikke skal overholde forvaltningsloven men

i sidste valgperiode sad jeg selv i indfødsretsudvalget i en periode og det der slog mig mens jeg sad

der er noget forkert ved at lave en mekanisme hvor man kan sidde med en fuldt kvalificeret ansøger nummer ni hundrede og ni og halvfems

det hele igennem og siger at her vil

give statsborgerskab så kommer nummer tusind og så kommer nummer

som er endnu mere kvalificeret men man har sat et benspænd op for sig selv eller en mekanisme som bevirker

så må sige nej fordi grænsen på tusind

overskredet

tildelingen af statsborgerskaber sådan som

det skal forvaltes meget meget stramt og det skal forvaltes strammere

et regelsæt som gør at man kan foretage en individuel sagsbehandling det er faktisk meget rart at man kan det det var en af de ting jeg selv lærte af at sidde i indfødsretsudvalget så problemet her er vigtigt og relevant

jeg synes det er ærgerligt at fokus skal være på ansøger nummer

at fastholde det sammenhold og de traditioner og så videre og så videre og sørge for at det ikke bliver udtyndet ved at man modtager for mange og giver dem arveret til huset for hurtigt

debatten om og derfor er jeg også nødt til at stille det spørgsmål som jeg har stillet til flere af de andre ordførere hvad er så det øvre loft er der ikke et øvre loft

kan vi modtage ethundredetusind om året hvis det for den sags skyld skulle komme til

jeg vil lægge mig i forlængelse af det og sige

afgørende er at der finder en rigtig kritisk og grundig sagsbehandling sted jeg synes faktisk ikke eksemplet med

de danske sydslesvigere var så skørt endda jeg havde

set tænkt på selv at bruge det altså hvis man teoretisk forestillede sig at der opstod en eller anden situation i tyskland sådan at fem tusind danske sydslesvigere ville til danmark

nogen som helst problemer med det fordi jeg ville tro at de var gode patriotiske

der bliver statsborgere skal vi være meget meget karrige med men det skal ligge i selve den sagsbehandling vi laver

så så det er et eksempel som slet ikke kan bruges i den her sammenhæng

det er jo nogle der netop på forhånd tilhører familien og som bare af historiske årsager er blevet lukket ude

det det mener jeg slet ikke kan bruges som et argument så

vi skal have nogle meget meget skrappe principper for hvordan man kan blive optaget i det som fru marie krarup kalder den danske familie og det er vi jo enige om men

man gerne vil have strengere krav til hvem der tildeles indfødsret end det der på nuværende tidspunkt ligger i lovgivningen det må jo betyde at der har siddet nogle i den forrige periode hvor

historien udadtil har altid været at det

jeg hørte fra ordføreren i dag

må jo have trukket i den forkerte retning siden en aftale er landet hvor den er landet når vi nu har tre ordførere

som alle ønsker at stramme stramme de regler som man selv havde flertal for

var fru laura lindahl som ikke blev genvalgt men det som var den daværende regerings position var at man gerne ville holde sammen på

det udlændingepolitiske flertal bestod jo ikke bare af de blå partier det bestod også af socialdemokratiet som jo i de senere år i en bemærkelsesværdig grad er kommet til fornuft i

bare så vigtigt for den daværende regering at sige

er ønsker og krav af

den anden slags inden for rimelighedens grænser prøver man at tale sig til rette inden for det udlændingepolitiske flertal jeg er stadig utrolig glad for at vi har det her brede udlændingepolitiske flertal

skulle ministeren også nok bakke op om

i al den nød og ulykkelighed der er generelt i udlændingepolitikken i danmark og

kunne det måske betyde at man når det her forslag er færdigbehandlet og vi er færdige her i salen kunne se hinanden i øjnene

konservative df og socialdemokratiet

det også rart at den er forankret ret bredt jeg var af lidt tilfældige årsager vikar på

i to tusind og femten det var meget kontroversielt jeg var meget glad for at der var et bredt

ved at give højere sociale ydelser socialdemokratiet er

lempelser så mener ordføreren virkelig at socialdemokratiet en til en fører den samme politik

indrømmelser til til sine støttepartier men vi har jo selv siddet i en regering for ikke så længe siden

komme med indrømmelser til vores støtteparti som vi også nogle gange syntes

og jeg ved nok om politik til at sige

kører en retorik om at de vil videreføre vlak regeringens udlændingepolitik men når man kigger på de lovforslag der kommer lempelse på lempelse så

er det altså noget andet så jeg vil bare opfordre til at vi også minder

tænke lidt på det følger jeg i hvert fald i forhold til

år danmarks største parti efter at have ført en kampagne for at få en fast og fair udlændingepolitik i danmark på de lange stræk må man jo sige

indføre en fast udlændingepolitik

jo sige at anders fogh rasmussens kampagne for

var en stor succes

skrider lidt i svinget og det synes jeg sådan set også dagens beslutningsforslag er et udtryk for

er jo helt fair og i øvrigt også fast at lave nogle klare regler for

efter den ordveksling der var mellem ordføreren for forslagsstillerne og en af spørgerne fra nye borgerlige for der fik man at vide

været titusind eller to hundrede og halvtreds eller hvad

generer nogle mennesker som egentlig bare passer deres og opfører sig ordentligt og gerne vil være en del af det danske fællesskab

som andre ordførere har været inde på hvad så når nummer

en del af det danske samfund de arbejder de passer deres de har ikke begået kriminalitet de er en del af lokalsamfundet og der er på alle måder tale om gode solide borgere

de er her og de her

er altså at genere nogle gode og

hold da op det betyder ikke noget om man

folk statsborgerskab eller ej er det da for noget

de får jo arveret de bliver en del af familien

eller om man får statsborgerskab derfor er det vi skal være så forsigtige og ja

men vigtigt er at se det fra den danske families den danske nations synspunkt hvor mange kan vi tage imod hvor mange kan vi give arveret uden at vi opløser os selv

jeg synes det er jo ikke det eneste det handler om som

at man lader som om det betyder noget i forhold til hvem

familieanalogier som fru marie krarup er rejsende i altså fru marie krarup og jeg er så vidt jeg ved ikke i familie vi har det til fælles at

danske statsborgere vi bor her i landet

er et underligt billede på det forhold som fru marie krarup og jeg har med alle de kvaliteter fru marie krarup ellers

har vi en forvaltningsmåde at gøre de her ting på

er de samme regler der gælder for den der opfylder betingelserne her

ordføreren kommer med altså det

jeg kan ikke nå det her i i salen men først og fremmest

to er ikke i familie men jeg bruger

på nationen fordi man er bundet sammen af en række følelser historier og fortællinger

kan man ikke lukke et stort antal folk

fru marie krarups eget valg jeg vil sige det på den måde

at nedlægge danmark som nation altså hold nu op drop de der sorte pensler og den der mærkelige retorik det vi diskuterer er jo er det sådan at den der opfylder kravene passer sit arbejde

for at få dansk statsborgerskab kan få det eller ej jeg synes ja

så tusind tak for det

så vil jeg høre om

repræsenterer fremad ligger henne i forhold til statsborgerskabsdiskussionen

skal skal vi have en mere lempelig statsborgerskabspolitik end den vi har i dag er den fin som den er

skal justeres frem og tilbage i forhold til statsborgerskabsreglerne

diskuterer hov er der nogle kriminalitetsformer man har glemt at tage med

giver karantæne eller udelukker det synes jeg er helt fair der kunne jeg godt

på den anden side kan man også diskutere sådan noget som indfødsretstesten som vi har diskuteret på det seneste altså kan man virkelig tillade sig at lade

være det der skal være afgørende for om får statsborgerskab

vi kan ikke lade personer som måske vil undergrave den danske nations sammenhængskraft passere denne linje og vi kan ikke lade et meget stort antal personer overskride denne linje uden at det vil kunne få endda meget alvorlige konsekvenser for den danske nation og jeg mener at vi allerede ser meget alvorlige konsekvenser for den danske nation vi har blandt andet

set nogle her inden for de sidste fire og tyve timer

statsborgerskab eller har fået tildelt statsborgerskab eller

måske er børn af nogle der har fået tildelt statsborgerskab så der er allerede sket meget meget alvorlige ting inden for den nyere danmarkshistorie med hensyn til tildeling af statsborgerskaber fordi den danske nation nu ikke længere på samme måde er en samlet familie

for mange ind så det har givet mulighed for at danne parallelsamfund

i dag personer som bestemt ikke vil den danske nation det godt

partier der har sagt at det er rigtigt og vigtigt at vi har skærpet reglerne for at få statsborgerskab selv det radikale venstre

dette forslag som vi altså kontinuerligt har fremsat siden

vil blive ved med at fremsætte fordi vi mener det er helt helt afgørende hvis man ønsker at forsvare nationen det jeg synes er

grundlæggende problem ved den her debat er at man er så rettighedsfikseret i den moderne tankegang at man hele tiden tænker på ansøger nummer tusind og

private individuelle rettigheder over fællesskabet det er det man også har gjort

tre og firs hvor man lagde vægt på at tildele nytilkomne så mange rettigheder som muligt

så vi er nået til et tidspunkt hvor vi er nødt til at begynde at tage konsekvenserne af den debat og konsekvenserne af den udvikling vi har set i landet

bevæger sig i den rigtige retning udover de fortabte i alternativet

en realitet inden for en overskuelig tid

har debatten da ikke været helt spildt så jeg takker for debatten og ærgrer mig selvfølgelig over ikke at kunne samle

beslutningsforslaget går ud på at et tildelt statsborgerskab skal kunne fratages igen i en periode på ti år efter tildelingen hvis den pågældende i prøveperioden begår alvorlig kriminalitet der udløser en fængselsstraf på seks måneders fængsel eller mere det er ligegyldigt om straffen er betinget eller ubetinget lad mig med det samme slå fast at regeringen sagtens kan følge tankerne bag beslutningsforslaget jeg synes selv at det er frustrerende at læse i medierne om folk der har fået dansk statsborgerskab og som efterfølgende begår alvorlig kriminalitet når det så er sagt

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget der stilles allerede i dag et skærpet krav over for ansøgere

indfødsret og der kan ske frakendelse eller fratagelse af en persons statsborgerskab hvis den pågældende har udvist svig i forbindelse med erhvervelsen af

som er til alvorlig skade for landets vitale interesser som det hedder regeringen er af den opfattelse at man bør trække en streg i sandet i forhold til ansøgerne og sige i skal i forbindelse med folketingets behandling af et lovforslag om indfødsrets meddelelse opfylde de høje krav for opnåelse af dansk statsborgerskab

forklare lidt nærmere socialdemokratiet skærpede sammen med den tidligere regering og

vandelskravet så flere typer af grov kriminalitet kan indebære at en ansøger udelukkes fra at blive dansk statsborger med indfødsretsaftalen fra sommeren to tusind og atten bliver personer der har fået en ubetinget frihedsstraf på en år eller derover permanent udelukket fra dansk indfødsret ligesom personer der er blevet idømt ubetinget frihedsstraf på tre måneder eller derover for personfarlig kriminalitet vold mod børn og seksualforbrydelser som udgangspunkt bliver udelukket kravet om at en ansøger ikke må have begået kriminalitet skal være opfyldt helt frem til tidspunktet for personens erhvervelse af statsborgerskab

der er omfattet af kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni

altså sige helt frem til afholdelsen af grundlovsceremonien der stilles således allerede i dag et ret skærpet vandelskrav over for ansøgere til dansk statsborgerskab hertil kommer at det efter omstændighederne vil være muligt at frakende en person det danske statsborgerskab ved dom hvis det er opnået ved svigagtige forhold er begået før tildelingen af statsborgerskabet det er ikke et krav at personen skal have dobbelt statsborgerskab

en situation det blev med indfødsretsaftalen fra to tusind og atten desuden aftalt at man

systematisk vurderer om der er grundlag for at indlede inddragelsessager på grund af fortielse af kriminelle handlinger begået forud for ansøgningen om dansk statsborgerskab det blev derudover aftalt at det som en engangsforanstaltning

personer der siden to tusind og fjorten har fået meddelt dansk indfødsret vil blive vurderet om der er grundlag for at indlede en inddragelsessag på grund af fortielse af kriminelle handlinger begået forud for ansøgningen om dansk indfødsret ministeriet iværksatte på den baggrund tidligere i år en gennemgang af sager vedrørende de personer der siden to tusind og fjorten har fået dansk statsborgerskab som led i opfølgningen på indfødsretsaftalen og ministeriet har indtil videre fundet cirka firs sager hvor der er konstateret uoverensstemmelser

det som ansøgeren har oplyst i forbindelse med sin ansøgning om dansk statsborgerskab og de oplysninger som nu fremgår ved opslag i kriminalregisteret ministeriet har på nuværende tidspunkt oversendt atten sager til politiet med anmodning om at politiet undersøger om den pågældende med vilje har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet relevante oplysninger i forbindelse med ansøgning om

jeg vil selvfølgelig orientere hele folketingets indfødsretsudvalg om de endelige resultater af gennemgangen lige så snart vi har gennemgået sagerne hvis en person efter at have opnået dansk statsborgerskab bliver dømt for overtrædelse af det der hedder kapitel tolv og tretten i straffeloven de handler

terror og andre forbrydelser mod statens sikkerhed

der være mulighed for at frakende statsborgerskabet ved dom medmindre vedkommende derved bliver statsløs og som en nylig tilføjelse er det derudover blevet muligt administrativt at fratage det danske statsborgerskab fra personer der har udvist en handlemåde som er til alvorlig skade for landets vitale interesser medmindre pågældende bliver statsløs indtil videre er der tre personer der har fået frataget det danske statsborgerskab administrativt

hedder statsborgerretskonventionen og den konvention indeholder blandt andet muligheden for at fratage statsborgerskabet

om at personen skal være til alvorlig skade for den kontraherende stats vitale interesser kommer fra det er hvis en person har dobbelt statsborgerskab beslutningsforslaget

da almindelig kriminalitet ifølge forslaget også skal kunne føre til en fratagelse som jeg har redegjort for i dag har vi skabt et udvidet manøvrerum i forhold til at udelukke kriminelle ansøgere eller fratage statsborgerskabet hvis man tildeler en person dansk statsborgerskab og så lader

alvorlig kriminalitet der udløser en fængselsstraf på seks måneders fængsel eller mere

vil det betyde at man reelt fratager en person det danske statsborgerskab på grund af almindelig kriminalitet og det vil være i strid med den her statsborgerretskonvention som sagt bør man på et tidspunkt trække en streg i sandet for mig at se giver det

set meget god mening at den streg som udgangspunkt trækkes i forbindelse med

ministeriet genoptager

sager eller gennemser en lang række sager og undersøger om

men jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan støtte det her

forslag ud fra den betragtning at man jo i selve lovprocessen når der bliver tildelt statsborgerskab

før det kommer til afstemning hvis man begår den form for kriminalitet efter at man har fået statsborgerskabet så sker der ingenting det er

grotesk det vil vi gerne vende om ved at sige at

det som udgangspunkt sådan at de personer er blevet danske statsborgere for resten af deres liv vi behandler jo masser af lovforslag her i salen

skattesystemet skrue en afgift op og hvis vi fortryder

er det ikke når vi tildeler indfødsret derfor skal vi selvfølgelig tænke os godt og grundigt om

de generelle regler ser ud

er der får tildelt statsborgerskab det er også derfor at ministeriet mere end en gang gennemgår kriminalregisteret

være helt sikre på at de personer der søger statsborgerskab

også lever op til vandelskravet helt indtil vi trykker på knappen og i virkeligheden endnu længere

jeg mener at vi bør være blevet kloge af skade

statsborgerskaber som er blevet tildelt som måske ikke burde være blevet tildelt ministeren sagde

og grundlovsceremonien altså at de hænger fint sammen at man ligesom viser at man er villig til at overholde grundloven

hvis man nu ser bort fra

simpelt hen sund fornuft at sige til folk

skal have opholdt sig i landet i ni år og så er der også en sagsbehandlingstid

kan strække det meget længere inden for konventionens rammer

overholde de konventioner og det er regeringen tilhænger af og jeg synes egentlig også det er rimeligt at sådan cirka ti år efter

den første ordfører er fra socialdemokratiet og det er herre rasmus stoklund

og det er godt det er nemlig et stort privilegium at blive dansk statsborger og det er

i venstre mener vi grundlæggende at det er en god ting at det er svært at blive

med at være derfor ser vi også med bekymring på at regeringen allerede har lempet reglerne for at opnå dansk statsborgerskab vi håber ikke at regeringen fortsætter ud ad det spor i venstre bakker vi nemlig fuldt op om de strenge krav der i dag bliver stillet

krav om kendskab til det danske samfund og de danske værdier og krav selvforsørgelse og vi bakker også utvetydigt op om kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni

også glade for at vi så sent som i to tusind og atten blandt andet sammen med forslagsstillernes parti indførte nye og strammere regler for

og vi er også stolte af at et bredt flertal her i folketinget for nylig gjorde den tidligere regerings aftale om at fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab til gældende dansk lov det er nemlig vigtigt for os at hvis man vender danmark ryggen og eksempel kæmper for islamisk stat i syrien skal man hvis man har dobbelt statsborgerskab selvfølgelig have frataget sit

forslag om betinget statsborgerskab kan venstre ikke støtte

en eller anden useriøs proces der går forud for den lov snarere tværtimod der er tale om en proces der er ganske grundig og streng derfor mener vi også i venstre at når man har statsborgerskab skal det ikke være en slags andenrangs statsborgerskab der kun er betinget når det så er sagt

er det vigtigt at pointere at vi i venstre naturligvis bakker op om at alle danske statsborgere både dem der har været det fra fødslen og dem der netop har fået det danske statsborgerskab skal opføre sig

acceptere de grundlæggende danske værdier og selvfølgelig også acceptere lovene i det danske samfund med den argumentation jeg lige har givet

i centrum i stedet for forsvaret for

den danske nation altså ordføreren mener at det er et andenrangsstatsborgerskab man vil have de første ti år hvis det er betinget af at man ikke begår alvorlig kriminalitet

indrømme at den synsvinkel har jeg meget meget svært ved at acceptere er man så også andenrangsborger i den proces hvor man beder om

det jo det som vi ser i praksis og det er det der har fået os til

har en enorm præventiv virkning

er sund fornuft og et forsvar for noget godt som bør være det afgørende her og ikke en eller anden bekymring om et såkaldt andenrangsstatsborgerskab for det er det jo ikke det er jo heller

afgrundsdyb forskel på om man har opnået sit danske statsborgerskab eller om man ikke har opnået sit danske statsborgerskab det er også derfor vi i udvalgsbehandlingerne i den offentlige debat og her fra talerstolen gentagne gange

på om man har dansk statsborgerskab eller om man ikke har dansk statsborgerskab og derfor er jeg ikke enig med fru marie krarup når hun drager en parallel mellem perioden frem til at man har gået til grundlovsceremoni

perioden efter der er den helt klare forskel at man har fået et statsborgerskab

ikke kan udvises og det er jo der hvor vi siger jamen det er

grotesk når vi nu har set

så tydeligvis har været en proces hvor

måske ikke har været gode nok til til at finde ud af hvem der skulle have statsborgerskab og hvem der ikke skulle have det så er det rigtig rigtig fornuftigt at have en

hvor man altså får at vide at der skal stien holdes fuldstændig ren før man kan kan få det det er da bare

det går vi meget op i i venstre vi ønsker der bliver ført en retspolitik

straffer efterfølgende hvis der er nogle der gør det

sådan set helt med på den dagsorden jeg ved dansk folkeparti også har

bedre til at sende kriminelle udlændinge ud af danmark

for at opnå statsborgerskab vi må bare konstatere at noget af det første ministeren

hæve ydelserne til arbejdsløse flygtninge og indvandrere

på kravene for at opnå dansk statsborgerskab i form af at aflevere oplysninger til myndighederne om

udlandsophold det er en lempelse uanset om herre rasmus stoklund mener det eller ej og jeg ved godt at der har været en del episoder på det sidste hvor det for socialdemokratiet har været meget svært at kalde tingene hvad de er

man kunne finde en løsning for nogle af de tilfælde hvor reglerne faktisk udgjorde en begrænsning vi ikke ønskede men ministeren og ordførerens parti er

bare gået for langt man har nu åbnet op for

kan rejse ni gange om året til det østlige tyrkiet nær den syriske grænse uden at oplyse myndighederne om det

det er en meget god information for myndighederne at have før man skal til at tildele statsborgerskab så jeg synes i den grad det er relevant

bare håbe at spørgerens spørgsmål sådan set er en tilkendegivelse af at spørgeren garanterer for at

og vigtigste forsvarslinje vi kan ikke lade personer som måske vil undergrave den danske nations sammenhængskraft passere denne linje

er det vigtigt at man kan fratage dem statsborgerskabet igen og udvise dem med dette forslag ønsker dansk folkeparti netop at sikre at det vil være let at fratage statsborgerskaber fra folk der viser sig ikke at være værdige til fortsat at besidde et dansk statsborgerskab hvis ansøgeren inden for en ti årig periode efter tildeling af statsborgerskabet begår kriminalitet der udløser en fængselsstraf på seks måneders fængsel eller mere så skal statsborgerskabet fratages personen personen går derefter tilbage til sit gamle statsborgerskab ordningen ønskes først og fremmest indført for at gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge men også for at opnå en præventiv effekt det vil sige at man som ny statsborger i højere grad vil afholde sig fra kriminalitet da man vil vide at

konsekvenser at begå kriminalitet dansk folkeparti forestiller sig at alle øvrige nuværende regler om tildeling af statsborgerskab fastholdes eller strammes og at denne bestemmelse tilføjes som en ekstra betingelse i de første ti år efter tildeling af statsborgerskab vi anser dette forslag for sund fornuft og rettidig omhu så det bliver nemmere for os at komme af med kriminelle der har fået tildelt

kommer op efter de øvrige ordførere nu er det således ordføreren for det radikale venstre

for nogle regler man skal overholde for overhovedet at få statsborgerskab

haft ophold i landet i mindst ni år man skal have lært dansk på et betydeligt niveau man skal vise at man

været i fuldtidsbeskæftigelse i en række år og man må ikke engang have fået en bøde

så der er rimelig stramme krav for at blive

støtter vi vi synes det er lidt underligt at

er en del etnisk danskere der har fået sådan en men vi støtter op om en lang række af de krav der bliver stillet for overhovedet at kunne få statsborgerskab man har altså også boet

til elleve år inden man får statsborgerskab og derfor har man også opnået så meget tilknytning til danmark at man ikke vil kunne blive udvist uanset om man har statsborgerskab eller ej derfor kan man

det her med at fratage folk statsborgerskab

temmelig svært at udvise folk hvis de efter de har fået statsborgerskab begår noget kriminelt vi støtter op om at man kan

på ubestemt tid hvis vedkommende begår landsforræderi bliver dømt for det eller hvis

jeg synes det er vigtigt at det foregår ved en domstol vi har jo lige for nylig haft en debat her i folketinget

at udlændinge og integrationsministeren kan fratage statsborgerskabet i visse tilfælde men det synes vi

for at få vedkommende ud i samfundet igen på en ordentlig måde hvis vedkommende begår kriminalitet det forventer vi også andre lande gør vi forventer også

andre lande tager imod deres statsborgere som vi gerne vil udvise fordi de har begået kriminalitet vi forventer også at andre lande som har givet statsborgerskab til en dansk statsborger så vedkommende ikke længere er dansker men for eksempel amerikaner også tager sig af vedkommende hvis vedkommende begår kriminalitet og ikke siger til danmark at nu må vi tage vedkommende tilbage igen

synes det er sund fornuft at lande i verden har aftalt med hinanden at man tager sig sine egne statsborgere også hvis de begår kriminalitet

vi ikke enige i at man skal tage statsborgerskabet fra folk når man har givet det når man har givet statsborgerskab til en person

er det danmarks ansvar og så kan man ikke forsøge at få et andet land til at tage sig af vedkommende

trukket en streg i sandet og så er det altså danmark der tager sig af vedkommende og så kan man ikke få taget sit statsborgerskab fra

men understreger igen at vi er enige i de regler der er om at man kan tage statsborgerskab fra folk der

bliver dømt for landsforræderi eller terrorisme

det vil skade samhørigheden altså det vil skade samhørigheden at vi kan udvise folk der begår grov kriminalitet det synes jeg er meget langt ude jeg mener da bestemt at det vil gavne sammenholdet og trygheden

har fået tildelt statsborgerskab i en måske

uigennemtænkt proces jeg har flere gange her i salen stået og sagt at vi jo i lovprocessen

vores lov og så bliver de taget af fordi de begår kriminalitet men begår de den dagen efter

en god idé at man på forhånd siger at

den kan jeg slet ikke følge jeg vil sige

være nødvendigt hvis vi gennemførte det forslag vi lige

vil være meget mere sikker på hvem der får statsborgerskab men i den situation vi har i dag

siden nitten tre og firs er der jo nogle der kommer igennem som ikke er tilstrækkelig

som begår kriminalitet

danske statsborgere i a statsborgere og b statsborgere a statsborgere er alle os der har haft statsborgerskab lige siden fødslen

for mere end ti år siden b statsborgere skulle så være dem der har fået statsborgerskab inden for de seneste ti år og som risikerer at miste det

straffes med fængsel i seks måneder eller mere for enhedslisten er et statsborgerskab et statsborgerskab det skal være meget svært at tage statsborgerskabet fra danske statsborgere og enhedslisten

for retssikkerheden at et flertal i folketinget for nylig bemyndigede udlændinge og integrationsministeren til administrativt at fratage

men danskere der først inden for de seneste ti år har fået

og som måske har rødder andre steder i verden skal ikke straffes dobbelt ved oven i købet at miste det danske statsborgerskab

statsborgere og b statsborgere og stemmer derfor imod

overordnede pointe fra beslutningsforslaget

er noget helt helt særligt som kun skal tildeles efter de strengeste krav det skal være noget man skal stræbe efter de nuværende regler er som vi var inde på før for slappe også selv om vi strammede op for blot et år siden

nødt til at have et bedre filter på hvem vi giver det ypperste man kan få som borger her i landet nemlig det danske statsborgerskab derfor kan jeg godt forstå hensigten med dansk folkepartis forslag her en form for karensperiode

har løjet i sin ansøgning kan man jo rent faktisk få det trukket tilbage

noget lidt andet med seks måneders fængsel som

men det jeg reelt frygter ved det her forslag er at man risikerer hvis man laver den her todelte opdeling at der måske er nogle partier i folketinget der vil forsøge at tildele flere statsborgerskaber under påskud af at så kan vi bare trække det tilbage hvis man får en fængselsstraf på mere end seks måneder og at det så i virkelighedens verden viser sig at være svært at trække statsborgerskabet tilbage igen

kun får det hvis det er sådan at de lever op til stramme regler på den måde sorterer vi de forkerte fra allerede fra starten og derfor kan det konservative folkeparti ikke støtte forslaget som det ligger her

er enormt glædeligt at høre at ordføreren mener at vores regler for at tildele statsborgerskab er for slappe og at der skal gøres noget men så er det

sige noget med en hornlygte men det ord tror jeg

vil stramme op hvis man ikke vil stramme op

kigge på hvor meget vold man for eksempel kan begå og stadig væk få tre måneders straf og derefter stadig væk på sigt godt blive dansk

vi kan også kigge på om man ikke skal tage en samtale med folk som en del af processen for at få dansk

man har en karensperiode på ti år og hvis man så sidder i fængsel mere end seks

man det taget tilbage der så jeg da hellere at man strammede op således at de folk der befinder sig i den sindstilstand at de senere begår kriminalitet og får seks måneders fængsel

kunne være fristet til at at begå

at gøre det så dermed vil det jo have en opstrammende effekt

meget skuffet over at ordføreren ikke er kommet til for at stramme op

det at få dansk statsborgerskab så som sagt jeg er fuld af gode ideer det overordnede her er at jeg tror vi deler

dansk statsborgerskab så man ikke bagefter går ud og begår kriminalitet bliver islamister eller eller vender danmark ryggen hvordan vi så kommer derhen har vi nuancer nuancer på i forhold

vores retsstatsprincipper principper som tidligere generationer har kæmpet for forslaget går ind og forskelsbehandler laver et a hold

støtter alternativet ikke forslaget

liberal alliance behandler vi

den kommende uges arbejde i salen lidt på samme måde som man behandler indfødsretssager det vil sige at vi har en embedsmand som går det hele igennem og alle de steder hvor det er nemt at finde ud af hvad vi mener fordi vi bundet af en tidligere aftale

det embedsmanden der skriver at vi mener ja eller nej og det er jo typisk det man mener

dispensationssager er der også nogle sager som er så svære at de må op

fordi vi synes det var svært at blive enige

er jo faktisk som flere har været inde på i dag allerede sådan at man kan fratage folk statsborgerskabet hvis de har overtrådt kapitel tretten eller fjorten i straffeloven tror

så vi er meget skrappe vi ville også meget gerne have

meget meget alvorlige lovovertrædelser hvor der er dobbelt statsborgerskab kan man

hvad enten det er administrativt i første instans eller som det var tidligere af en dommer

skal blive ved med at være på prøve i ti år også for andre typer af lovovertrædelser på et

må den her prøvetid høre op og så er

jo heller ikke det her med folk der ikke vil have dobbelt statsborgerskab

men hvor skal man sende statsløse mennesker hen altså der er jo ikke et land der hedder statsløsistan hvor man så kan udvise folk til

de regler der er nu grundlæggende gode vi vil gerne have strammet cirkulæret som vi også har diskuteret i forbindelse med b fem og tyve

den er ekstra

sag det er jeg taknemlig for det er for lang tid at være på prøve det skal stoppe på et eller andet tidspunkt skal vi

så sætte fristen ned til syv år ville det

liberal alliance til at

er jo sådan

miste sit statsborgerskab

tilkendegivet at det er en farbar vej at gå så er spørgsmålet bare hvor hvor bred en kategori af overtrædelser

for alvor løser problemet med

hvor skal man så sende folk hjem til

derfor vil det her jo ikke være et spørgsmål om

statsløshed kun i ganske ganske få tilfælde hvor der er tale om

først og fremmest vil der være tale om at man går tilbage til sit gamle

da vi hastebehandlede lovforslaget om fremmedkrigere

der jo en diskussion om lande hvor man ved en administrativ procedure kan få sit statsborgerskab tilbage der kan

ud af hovedet huske at ministeren sagde at at man ikke kunne svare på om der var lande der var indrettet på den måde

forsvarslinje vi kan ikke lade personer som måske vil undergrave den danske nations sammenhængskraft passere denne linje

er det vigtigt at man kan fratage dem statsborgerskabet igen

det skal ikke være sådan

man ikke kan komme af med folk som begår kriminalitet og som jo måske så slet ikke skulle have haft det statsborgerskab som de har fået jeg takker for debatten

de de argumenter som folk først og fremmest er kommet med imod forslaget drejer sig jo igen om at det er hensynet til den enkelte persons rettigheder der er vigtigere end den danske nations tryghed altså at man mener at det er et a og et b hold man laver ved at sige at statsborgerskabet er betinget i ti år jeg er ikke enig i den betragtning at det er et a og et b hold fordi man

skal udvises fordi man selv bestemmer vil begå kriminalitet som gør at at man bliver udvist derfor

mener det er et misforstået hensyn som nogle af partierne er kommet med når man siger det her med

b hold det bliver det ikke det bliver bare et spørgsmål om at der er folk som har fået tildelt statsborgerskab som skal lade

være med at begå kriminalitet så er det jo også

betinget fordi det kan fratages i det øjeblik

at sænke barren i de første ti år sådan at

dermed altså beviser at de nok slet ikke burde have haft det statsborgerskab så jeg synes at argumenterne imod

det her med at man skal føle at man er på prøve

kriminalitet ifølge straffelovens kapitel tolv og tretten tror jeg det er så bliver man udvist så vi

jeg takker for debatten og jeg takker for

støtten fra nye borgerlige så

der går ind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

regeringen pålægges inden udgangen af indeværende folketingssamling at fremlægge forskellige modeller for hvordan der kan afholdes screeningssamtaler med enten alle eller udvalgte statsborgerskabsansøgere jeg vil med det samme slå fast at jeg er meget enig i at det er dybt frustrerende når personer som har erhvervet dansk indfødsret senere foretager handlinger der viser at de er imod alt det som demokratiet handler om i dag er det allerede sådan at ansøgere om dansk indfødsret skal leve op til samme

stramme krav om ikke at have begået kriminalitet for at kunne blive danske statsborgere derudover kan en person i dag

fratages sit danske statsborgerskab i nogle bestemte situationer en person der søger om dansk statsborgerskab skal på tro og love oplyse om den pågældende har begået kriminalitet her i landet eller i udlandet hertil skal ansøgeren love troskab og loyalitet over for danmark og det danske samfund og erklære at ville overholde dansk lovgivning og respektere grundlæggende danske retsprincipper samt at ville overholde grundloven og respektere grundlæggende danske værdier herudover tjekker udlændinge og integrationsministeriet det der hedder kriminalregisteret for om der er oplysninger om at den pågældende er sigtet eller dømt for forhold som udelukker personen fra at blive dansk

ses i lyset af og spille sammen med dels de tjek af ansøgerne som allerede foretages i dag inden tildelingen dels de muligheder der er for efterfølgende frakendelse eller fratagelse af det danske statsborgerskab hertil kommer at en eventuel screeningsordning rejser en hel del administrative og juridiske udfordringer som ville skulle afdækkes nærmere samt nogle væsentlige politiske spørgsmål som tage stilling til det drejer sig blandt andet om

hvad folk skriver på facebook eller instagram

at vi får et retvisende svar hertil kommer at indsamling af oplysninger om ansøgerne vil skulle ske under iagttagelse af de internationale forpligtelser og ansøgerne må ikke diskrimineres på baggrund af for eksempel deres etnicitet religion eller politiske overbevisning det betyder at en eventuel screeningsordning ville skulle varetage saglige og objektive kriterier en ordning hvor der foretages en udvælgelse af ansøgere der skal til en samtale vil også skulle ske ud fra saglige og objektive kriterier en screeningsordning rejser

om hvem der skal foretage screeningen herunder deltage i eventuelle samtaler hvis man forestiller sig at indfødsretsudvalget skal

en samtale med alle eller med udvalgte ansøgeren kan det forøge udvalgets arbejde betydeligt og forlænge sagsbehandlingstiden for ansøgerne der er som sagt en hel del spørgsmål

se godt ud på papiret for os alle sammen kræver det efter min opfattelse at vi på et politisk niveau investerer noget tid og nogle kræfter til at tænke over og tale om hvad vi nærmere vil med ordningen og på den baggrund

udlændinge og integrationsministeriet godt kunne gå i gang med i morgen og

som foreslået sende et notat herom inden udgangen af indeværende folketingssamling men jeg vil egentlig hellere have at de drøftelser foregår lidt mere bredt politisk det kunne være i indfødsretsudvalget eller i aftalekredsen bag indfødsretsaftalen en eventuel screeningsordning rejser en hel del administrative og juridiske udfordringer som ministeriet selvfølgelig meget gerne vil hjælpe med at afdække men det rejser også efter min opfattelse nogle væsentlige politiske spørgsmål som vi også mener der bør tage stilling til undervejs derfor tror jeg vigtigt at vi fra politisk side involverer os i processen så tidligt som muligt det kunne for eksempel være ved at vi sammen besøgte et eller flere af de lande som har erfaringer med at afholde samtaler med ansøgere der kunne også være andre konkrete tiltag vi kunne gå i gang med

til ordførerrækken den første ordfører er fra socialdemokratiet og det er herre rasmus stoklund

som møder opbakning det her er jo et frø som det konservative det konservative folkeparti plantede for flere år siden

nu ser vi så rent faktisk en bevægelse i den rigtige retning så det er jo rigtig rigtig godt

glad for de positive toner både fra ordføreren og fra ministeren vil det sige

statsborgerskab nu engang bliver uddelt ved lov

sætte et meget meget fornuftigt filter på

mekanisk proces jeg vil bare sige at rigtig glad for fleksibiliteten selv om socialdemokratiet

for at bruge tiden i opposition fornuftigt man fristes til at sige at i vokser med opgaven i vokser i hvert fald med hensyn til antallet af mandater det her er et utrolig interessant forslag med nogle spændende perspektiver

man kan få men i modsætning til

været artig i en år for at opnå statsborgerskab man skal heldigvis leve op til en lang række andre krav det vil jeg lige komme tilbage

bliver nødt til at få det kedelige overstået først for selv om forslaget er spændende og indeholder nogle interessante perspektiver så

to grunde til for det første

formiddags har vi i indfødsretsudvalget på venstres foranledning diskuteret hvordan vi kan blive endnu klogere på det her område blandt andet ved at hente yderligere inspiration fra andre lande den diskussion havde vi med baggrund i indfødsretsaftalen fra to tusind og atten hvor vi

stramme reglerne for at opnå statsborgerskab jo netop aftalte at vi skulle indhente erfaringer fra andre lande for at se om der er nogle af dem

haft held til at udvikle en model der opdager ekstremistiske tendenser hos folk der ønsker at blive borgere i demokratiske stater

på mig virker det som om både irland og østrig har nogle modeller som kunne være interessante at se nærmere på så den proces

ønsker vi ikke at køre ud på et sidespor for det andet står der i bemærkningerne til det her forslag at der skal udarbejdes en model hvor det er folketingets indfødsretsudvalg der skal stå for at interviewe

model ønsker venstre grundlæggende ikke det er folketinget efter indstilling fra indfødsretsudvalget der tildeler statsborgerskab men vi mener ikke det er vores opgave at sidde og

de mennesker gennem interviews

vi synes der er nogle interessante overvejelser bag forslaget og vi synes det er værd at undersøge nærmere hvilke muligheder der er for at holde samtaler eller interviews med nogle af dem der søger om statsborgerskab

fuld gang med allerede nu

for venstre at understrege at der skal være balance i tingene på den ene side skal vi ikke agere tankepoliti

mig starte med det første vi kommer ikke til at støtte en model hvor folk skal interviewes for at finde ud af om

alle tænkelige emner mener præcis det samme som et flertal af

set være plads i vores folkestyre til at man kan mene noget forskelligt

vi får gravet os ned i de andre landes modeller og de forskellige måder at gøre tingene på men den anden

som mildest talt ikke har købt ind på vores demokratiske værdier vores folkestyre på danmark

og mod alt det som danmark og danskerne står for jeg tror sådan set der er et bredt flertal i folketinget som gerne havde set at de her mennesker aldrig havde fået dansk statsborgerskab

også derfor der var et bredt flertal i folketinget der jo netop ved lov gennemførte den aftale som den tidligere regering både mit eget parti og ordførerens nye parti jo

så vi er meget åbne for at undersøge om der findes en interview screeningssamtalemodel der i højere grad sikrer at vi kun giver statsborgerskab til folk der vil danmark og som respekterer de grundlæggende danske

vi stemmer nej til det her forslag af de to årsager jeg nævnte før men vi glæder os rigtig meget til det videre arbejde med at se om vi

med folk der ansøger om statsborgerskab

kan varmt støtte forslaget vi mener at vi ved for lidt om de enkelte ansøgere om dansk statsborgerskab derfor er screeningssamtaler selvfølgelig en god idé og vi går meget gerne med i et arbejde om at finde en fornuftig model

de konservative der jo ellers har stemt for samtlige indfødsretslove igennem

endelig kunne man sige tager situationen lidt

stramme grundigt op på hvem der kommer på de love sådan at man får stoppet den uheldige udvikling der har været hvor alt for mange har

unikt demokrati

demokrati der gennem historien har kunnet overleve at der har været forskellige grupperinger der var imod demokratiet alt lige fra nazister over fascister til

danmark er også et land

i modsætning til eksempelvis tyskland tillader det at være nynazist ud fra en tankegang om at lad os få holdningerne på bordet

tingene ved at vi går ned og stemmer ved folketingsvalg og andre valg

også en meget meget klar skillelinje mellem om man har holdninger eller man har tænkt sig at bruge vold våben terrorisme eller andet til at fremme de holdninger man har vi skal selvfølgelig slå hårdt ned

på terror og anden virksomhed som

undergrave vores demokrati og derfor skal det selvfølgelig være sådan at mennesker der begår terrorisme og landsforræderi ikke kan blive statsborgere det skal

også være sådan at man kan få frataget sit statsborgerskab hvis man bliver dømt for den type gerninger efterfølgende vi har også et system i dag hvor politiets efterretningstjeneste meddeler os her i folketinget om folk er under mistanke for noget og så har man så mulighed for

at de ikke kan blive statsborgere på den baggrund

der er imod demokratiet og på den baggrund så lade være med at give statsborgerskab

sådan en person boet cirka elleve år i landet

statsborgerskab skal man så fra politiets side overvåge vedkommende i alle de år for at finde ud af om vedkommende på et eller andet tidspunkt skriver et eller andet eller siger et eller andet et eller andet sted som man så kan definere

at overvåge folk i et årti så skal man

undertegnede hvordan undgår man den situation at folk

at fortælle hvad der skal til for at få indfødsret min pointe er at det jo er meget svært at undgå at der er mennesker der har forskellige udemokratiske holdninger jeg tager selvfølgelig afstand

demokrati det skal vi have det siger sig selv men kan man overhovedet lave et system hvor man

ja det er klart hvis man opfordrer til at bruge vold for eksempel terrorisme

det ikke bør være hendes majestæt dronningen der skal udpege regeringen

paragraffer om ligebehandling uanset religion

er det så nok til at man ikke kan siges at være demokrat og få statsborgerskab og skal det så være politiet der sidder og vurderer om noget er demokratisk eller ej

om danmark man skal have et arbejde

skal ikke have begået alvorlig kriminalitet så kan man

og hvis man så bliver dømt for landsforræderi eller terrorisme mod statens virksomhed

man så også få det frataget igen det synes jeg er gode regler men at begynde at prøve at have et eller andet holdningspoliti der skal prøve at finde ud af om folk på et eller andet tidspunkt inden for et årti har sagt noget tror jeg ikke på at man kan lave finmasket nok og jeg synes også det er en dårlig idé

med os andre jeg synes faktisk at herre andreas steenberg rejser en en række helt relevante spørgsmål i forhold til hvordan sådan en model skulle fungere i praksis og særligt det med at finde balancen mellem på den ene side

det som jeg opfatter som et almindeligt ønske om ikke at lege tankepoliti eller sindelagskontrol eller hvad man nu vil kalde det men når herre andreas

steenberg nu stiller så mange intelligente spørgsmål hvorfor vil herre andreas steenberg og hans parti så ikke

man stemmer nej til det her jeg opfatter

til at undersøge de her modeller fra udlandet nærmere hvorfor vil herre herre andreas steenberg gerne stille så mange kloge spørgsmål men så ikke være med til at prøve at

år siden det var blandt andet her hvor man sagde at

en del af den aftale blandt de partier der lavede den

været at kigge på det her

med til at se på det jeg forstår også at vi i udvalget skal på tur til

herre andreas steenbergs orientering det man gjorde

mere i julehumør eller vinterhumør

er jo rigtig nok at der

som man skal igennem før man laver de her

er jo ikke nogen der mener at det skal til at være sådan en sortering ud fra politiske overbevisninger hvor man ikke kan få statsborgerskab hvis man er radikal eller socialist

vi taler kun om de ekstremt

et principielt spørgsmål om ikke det er okay som samfund at sige

man sidder over for en person som bare brændende ønsker sig et kalifat og at få grundloven og folkestyret og ligestillingen afskaffet og erstattet med sharia synes man så ikke

er forkert at give sådan en person medejerskab

det eksempel herre rasmus jarlov kommer med men man kunne jo også bruge et eksempel på

vi skal have det samme som kina har eller at che guevara vejen er fantastic good

det styre vi skal have skal man så sige at vedkommende ikke kan blive statsborger på samme måde måske med en

ultrakonservativ der siger at lad os stoppe demokrati lad os lade kongehuset bestemme det hele

demokrati har sådan set kunnet overleve alle mulige forstå mig ret mærkelige holdninger

forskellige årsager til at være imod demokrati den afgørende skillelinje må være om man har tænkt sig at bruge vold og våben og andet

gennemtvinge at demokratiet bliver omstyrtet og så skal man ikke

så kan man også få frataget statsborgerskabet har fået det

at vi skal give statsborgerskab som jo betyder stemmeret og medejerskab til danmark til nogle mennesker som simpelt hen bare

som bare hader alt hvad danmark er og ønsker at omstøde det med

meget rummelig holdning men jeg vil også sige

landsskadelig holdning er det virkelig det

tænkt sig at lave nogle aktive handlinger som går imod vores straffelov men det at mene have en holdning om at en anden styreform er bedre og så have den holdning mener jeg godt man kan blive statsborger på vi har igennem hele vores demokratis historie haft statsborgere der har været nazister der er sågar folk der bliver nynazister på trods af det vi var igennem i anden verdenskrig

få screenet folk for de holdninger og jeg mener også godt at man kan være dansk statsborger og

argument imod vores beslutningsforslag er at man ikke tror

at vi jo er helt opmærksomme på det altså selvfølgelig er der en stor risiko for at folk sidder og lyver

screeningsamtale men det er jo ikke anderledes end når man holder en jobsamtale

selvfølgelig skeptisk over for det man får at vide men samtidig giver det jo et andet billede af en person end man kan få ved blot at læse

dansk statsborgerskab forstået på den måde at vedkommende ikke ligger sådan fuldstændig ude i den ekstreme ende

statsborgerskab så er det kun diskussionen om om det virker eller ej

det er altså noget andet at sidde foran

et bedre billede af en person når man sidder og taler med vedkommende og kan stille spørgsmål end når man bare kan læse nogle skemaer som de har udfyldt på forhånd jeg går ud fra

hvis en udlænding i danmark begår

at vedkommende pålægges en karenstid for at vedkommende kan blive dansk statsborger det støtter vi men statsborgerskab skal ikke tildeles på baggrund af ansøgerens holdninger

sig en ideologi der ligger fjernere fra enhedslistens politiske opfattelse end fascismen

det vores opfattelse at en fascist

dansk statsborgerskab samtidig med at vedkommende udbreder sig på de sociale medier

men hvis fascisten begår grov vold eller måske endda drab skal vedkommende naturligvis rammes af en karenstid i forhold til ansøgning om

statsborgerskab og straffes for de handlinger

med nogle eller med alle statsborgerskabsansøgere

det er en procedure som vi har kritiseret for at mangle retssikkerhed fordi der ikke gives begrundelser og klageadgang i sager hvor en person fjernes fra et lovforslag om indfødsretsmeddelelse

og jeg citerer antidemokratiske holdninger også selvom

mennesker der søger statsborgerskab

deres facebookopslag og deres læserbreve undersøgt med lup af et tankepoliti

får statsborgerskab er ikke den form for demokrati som jeg

og det vil forlænge den i forvejen alt for lange sagsbehandlingstid alene det er en god grund til at være imod forslaget

at uanset hvilket holdningssæt man kommer

noget man har ret til det er noget som det danske folk kan give til folk hvis de ønsker det derfor står

anden rettighed og at man skal have det man får det hvis vi ønsker det hvis vi ikke ønsker

derfor undrer det mig at enhedslisten så vil give statsborgerskab til folk som ønsker danmark det dårligt hvis vi sidder over for en islamist som har som erklæret mål at han vil ødelægge danmark erstatte det med et kalifat forkaste vores grundlov indføre sharia så mener enhedslisten

skal forhindre at vedkommende bliver dansk statsborger får medejerskab til danmark får stemmeret i danmark er det virkelig korrekt at det er enhedslistens holdning at

nogle regler for hvornår man skal opnå dansk statsborgerskab de er så

jo grundlæggende sådan at når vi skal vurdere om folk kan få statsborgerskab

leve op til de kriterier vi stiller og vi mener ikke at man skal stille kriterier i forhold til hvilke holdninger man kan have

set at det er fuldstændig grundlæggende i forhold til ytringsfriheden at man må have præcis de holdninger man ønsker man har også lov til at ytre dem det handler nemlig om holdninger det er så en helt anden sag når det handler om handlinger dem kan vi blive straffet for der er handlinger der

statsborgerskab men når det kommer til holdninger skal vi selvfølgelig i ytringsfrihedens navn sikre at retten til at tale

ytre sig er fuldstændig fri

skal lukke ind og give statsborgerskab medejerskab til danmark ret til at bestemme hvad for en udvikling

i fremtiden ønsker enhedslisten virkelig at forære danmark væk til den type af mennesker det er det jeg hører når enhedslisten ikke vil sige fra over for mennesker som har en helt åbenlys dagsorden om at ville ødelægge danmark

jeg ønsker ikke at leve i et samfund hvor det er herre rasmus jarlov eller det er en hvilken som helst anden person der skal sidde at afgøre hvilke holdninger

at man kan blive en del af samfundet at man kan få ret til at stemme til et folketingsvalg det er ikke udtryk for et demokratisk samfund det er udtryk for en totalitær tankegang hvor man sidder og vurderer hvilke holdninger der er acceptable og hvilke der ikke er

at kunne deltage i demokratiet det er for mig at se et

fint at skelne mellem handlinger og holdninger det er rigtigt at handlinger skal straffes hvis de er kriminelle

straffes man kan sige de mest vanvittige ting og det er helt okay men det her drejer sig jo ikke om straf det drejer sig om at give en gave at lukke nogle ind i familien give dem arveret til vores fælles hus

ikke tvunget til at give gaver til mennesker som vil os det ondt sådan som en

ekstrem islamist

meget besynderlig tankegang at sige at man forsvarer demokratiet ved at sige til

som et sæt af rettigheder og pligter man som borger i et samfund kan opnå hvis man har permanent og lovligt ophold i landet det er sådan vi ønsker man skal anskue det at have statsborgerskab fordi det giver rettigheder til at kunne deltage i det demokratiske liv til at kunne stemme

få muligheden for at få et pas så man kan rejse frit det er det et statsborgerskab er hvis vi skal til at opfinde forskellige værdier

en helt anden opfattelse og så handler ikke længere om et sæt af rettigheder og pligter

i et demokrati handler det om at udvide de demokratiske rettigheder det er derfor vi har bevæget os fra en grundlov hvor vi friholdt de syv

altså fruentimmere fallenter fjolser og hvem vi nu

så alle kan deltage i demokratiet

komme hertil og sige peder hvelplunds vidunderlige demokrati

omkalfatre danmark totalt og aldeles det er for mig at se en meget meget radikal og uansvarlig og

antinational og antidansk

holdning at have jeg er glad for at enhedslisten ikke har flere mandater end

forudsætningen for at få statsborgerskab er at man har lovligt og permanent ophold i landet hvis man har lovligt og permanent ophold i landet skal man selvfølgelig være omfattet af de samme rettigheder og pligter

det er det der helt grundlæggende ligger i forhold til det at få statsborgerskab

grundlov herre peder hvelplund og jeg har underskrevet da vi blev medlemmer af folketinget ifølge § fire og fyrre i grundloven er det sådan at folketinget bestemmer hvem der skal have indfødsret det er simpelt hen hverken en negativ eller en positiv ret at være dansker det er der ingen mennesker som ikke er født som dansker der har nogen

sidde embedsmænd og træffe beslutninger om hvem der skal være statsborgere og hvem der ikke skal være statsborgere

efterfølgende blive vedtaget ved lov det kunne vi jo sagtens gøre det er jo på ingen måde i strid med grundloven og der vil sådan set også inden for de eksisterende rammer i grundlovens § fire og fyrre være mulighed for at sikre at vi

overensstemmelse med de forvaltningsmæssige principper

procedure beskrevet for hvordan man gør det men det har simpelt hen intet som helst at gøre med at

at være dansker hvis man ikke er født som dansker det er ikke rigtigt sådan kan man ikke fortolke grundloven derfor forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor ordføreren bliver ved med at tale om rettigheder i

at kunne opnå statsborgerskab for eksempel i forhold til hvor lang tid man skal

i forhold til hvilke danskkundskaber man skal have

rettighederne i forhold til at kunne opnå statsborgerskab

jeg havde noteret at det var herre marcus knuth men det er herre rasmus jarlov så

de sidste fyrre år og også til de forkerte mennesker der er eksempler på folk der har vendt danmark ryggen

fået et dansk statsborgerskab og som grundlæggende går ind for at afskaffe den danske kultur og folkestyret

de seneste års eksempler på danskere der

det samme gør eksempler på herboende imamer der prædiker islamisme og had derfor mener vi at det ikke er nok med de nuværende regler

ser på nemt konstaterbare

fast i at det er et stort privilegium at få dansk statsborgerskab og derfor skal der meget mere til end bare en teknisk bedømmelse som det er tilfældet i dag derfor mener vi at man også bør indføre en screeningssamtale som en del af processen for at få dansk statsborgerskab en samtale hvor der kan spørges nærmere ind til ansøgerens baggrund og holdninger vi ved godt at en samtale ikke vil fange alle der ønsker danmark ondt

på her i debatten før

samtale

vi fuldstændig klar over men det er jo ikke noget argument imod at have en samtale at det ikke vil fange alle spørgsmålet er om det vil fange nogle og

lignende procedurer når man tildeler et statsborgerskab og de erfaringer kunne vi drage nytte af vi har også i danmark nogle systemer som allerede minder lidt om det vi forestiller os eksempelvis sessionen i forsvaret og vi har også vores domsmandssystem

bliver udpeget domsmænd som også træffer nogle meget vigtige afgørelser ved domstolene det kan gøres på mange forskellige måder og vi er åbne for flere forskellige modeller vi er også åbne for at lytte til erfaringer fra udlandet det synes vi er meget fornuftigt i beslutningsforslaget beder vi

hvordan man kan gennemføre en screeningssamtale

modellen kan også kombineres med at vi lader

en vanvittig video liggende på youtube hvor de

vi er glade for den sympati som er kommet for hensigten med forslaget fra blandt andet venstre og socialdemokratiet om at vi kan arbejde videre i den retning det vil vi se som et meget vigtigt bidrag

færre af de forkerte mennesker til at blive danske statsborgere

jo et spørgsmål om om vi som folketing mener

og at der er mennesker som ikke passer ind

mener vi

ikke at folk som eksempelvis ønsker at afskaffe danmark og erstatte det med et kalifat skal have medejerskab til danmark have stemmeret og være med til at bestemme retningen for vores land og jeg synes det er helt misforstået

at trække principper om ligebehandling ind i den her debat statsborgerskab er ikke noget man har ret til det er noget vi kan give til folk hvis vi ønsker at lukke dem ind i danmark og have det medejerskab til vores land og hvis ikke vi ønsker det

det er derfor grundloven er krystalklar

det ikke foregår ved en domstol at det ikke foregår ud fra ligebehandlingsprincipper

det foregår ud fra hvad det danske folk ønsker gennem deres folkevalgte repræsentanter derfor er det meget vigtigt at holde fast i at det er folketinget der bestemmer

vi kun skal give statsborgerskab til folk som vi kan bruge i danmark der er to forskellige måder at kigge på tildelingen af statsborgerskab har jeg også bemærket at der især i indfødsretsudvalget

statsborgerskab skal vi give til mennesker som vi synes det er synd for

det er at vi skal give statsborgerskab til folk som vi kan bruge til noget

derfor vi ikke sidder og giver statsborgerskab til folk som ikke kan bestå en danskprøve fordi de

fem forskellige psykiske diagnoser

får medejerskab og de kan ikke meningsfyldt afgive en stemme til et folketingsvalg der

der er skillelinjen i den her debat er hvorvidt vi giver statsborgerskab til folk fordi det er synd for dem eller vi giver

fordi vi som repræsenterer det danske folk synes at det er til gavn for danmark

og dømme folk som gode eller onde

lever op til deres opgave

vi helt trygge ved

hvis man tænker tilbage på hvor mange

om om maven og hvor mange

også hele spørgsmålet om om det i indfødsretsudvalget er

hvordan afgør vi det så alternativet kan ikke støtte forslaget

som ikke hører hjemme i et demokrati tak for

også var inde på i mit spørgsmål før til

er det ikke en frihedsrettighed at blive dansk statsborger

social ret og det er heller ikke

hvis man overhovedet skal bestemme det at være dansk statsborger

må man sige at et dansk statsborgerskab er et privilegium det skal forstås relativt bogstaveligt et privilegium er en kollektiv rettighed som er tildelt en bestemt gruppe af

det er en andel i den kollektive ret til at styre danmark som er det centrale i statsborgerskabet

en politisk beslutning det er ikke en juridisk beslutning eller en

grundloven fastslår krystalklart at det er en politisk beslutning hvem der skal være statsborger og hvem der skal have indfødsret hvis man ikke er født her i landet

derfor har vi politikere selvfølgelig brug for hjælp til at træffe de bedste beslutninger vi kan vi skal ikke tildele andele i den kollektive ret til at styre danmark til personer der har i sinde at ødelægge landet det er i hvert fald min politiske holdning men spørgsmålet er hvordan man undgår at begå

for fortiden har jo vist at det kan være svært

privilegiet statsborgerskab til de rigtige mennesker og at undgå

derfor er det en god idé at studere nærmere hvordan folketinget kan styrke sin

vores ret til at give udlændinge andel i den kollektive ret til at styre danmark

overrasket over nogle af de kommentarer der kom fra blandt andet enhedslisten og radikale venstre

og i øvrigt vil ændre grundloven for at sikre at også samfundets modstandere kan blive danske statsborger

opsigtsvækkende synspunkter men det

normalt plejer at stemme for tildeling af

meget positiv tilgang fra

at gode ideer også kan komme fra

man gerne vil arbejde konstruktivt videre med dem selv om

glæder vi os meget til at samarbejde med socialdemokraterne og med venstre

om at finde en god model for ingen tvivl om at der er masser af arbejde der skal gøres før vi er så langt at

det arbejde ser vi meget frem til tusind tak for

jeg foreslår at forslaget henvises til indfødsretsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter dette som vedtaget

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den syttende december to tusind og nitten

ved siden af formanden så det er klaret

nu er vi klar til at gå i gang med forespørgselsdebat nummer f fireogtyvende

forespørgerne herre morten dahlin venstre

bekymrede vi kan nemlig konstatere at regeringen er begyndt at sætte den stramme udlændingepolitik over styr og det er vel at mærke den udlændingepolitik som socialdemokraterne ellers lovede at videreføre

sagen er nemlig den at regeringen har hævet de sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere og flygtninge og ikke bare

med regeringens forslag

kan en integrationsydelsesmodtager med to børn se frem til at få to tusind kroner ekstra skattefrit hver måned i sociale ydelser to tusind kroner hver måned skattefrit

det betyder uanset hvad regeringen påstår at det bliver mere attraktivt for asylansøgere at søge mod danmark og det er altså ikke stram udlændingepolitik for vi ved at niveauet for de ydelser der er tilgængelige i et bestemt land har indflydelse på om asylansøgere vælger

tage til det land så når regeringen sætter ydelserne til arbejdsløse indvandrere og flygtninge i vejret risikerer regeringen at øge

har regeringen jo taget med vidt åbne øjne regeringens udlændinge

i egen høje person har nemlig udtalt så sent som den trettende december sidste år og nu citerer jeg vi bliver nødt til at forholde os til at niveauet af de sociale ydelser der er tilgængelige i det land man kan indvandre til selvfølgelig har betydning for hvilket land man vælger

allerede den trettende december sidste år

så undrer det mig ærlig talt en hel del at regeringen samtidig påstår gang på gang at man er garant for en stram udlændingepolitik

noget der ikke hænger sammen her der er noget der ikke passer og derfor

vi i venstre bekymrede jeg kunne også nævne alle de ting de højere ydelser gør i forhold til integrationen i

til det at lære dansk komme ind på arbejdsmarkedet lære om det danske sprog og danske kultur og det danske samfund men jeg tror jeg vil holde mig til at tale om ydelsernes effekt på

regeringen har hævet ydelserne regeringen har lempet udlændingepolitikken regeringen har øget risikoen for asyltilstrømningen til danmark for vi ved at der er en sammenhæng mellem asyltilstrømningen og ydelsernes størrelse

ser venstre frem til nu at diskutere hvordan regeringen har tænkt sig at forhindre at højere sociale ydelser fører til

for hvordan regeringen vil forhindre at de højere offentlige ydelser til flygtninge og indvandrere fører til øget asyltilstrømning til

den stramme udlændingepolitik som et bredt flertal i folketinget står bag fordi vi ønsker at der skal være styr på tilstrømningen og fordi vi ønsker at udlændinge der kommer hertil skal bidrage mest muligt til det danske samfund og vi er enige i at det sikrer vi først og fremmest ved at få folk i arbejde jeg er helt med på at ydelsesniveauet sammen med en række andre mindst lige så tungtvejende faktorer kan være med til at gøre det mere eller mindre attraktivt at komme til danmark det har jeg så åbenbart udtalt den trettende december to tusind og atten og det

har udtalt det før den trettende december to tusind og atten for jeg mener at der er en indlysende sammenhæng

er også derfor vi som regering heller ikke ønsker at nyankomne flygtninge skal have adgang til fuld kontanthjælp fra dag et men det må aldrig blive det eneste hensyn når vi tilrettelægger de offentlige ydelser hvis det var det eneste hensyn og man skulle følge sådan en logik helt til dørs skulle vi jo afvikle velfærdsstaten helt det tror jeg trods alt ikke at der er nogen af os der ønsker

der er en balance der skal findes

forslag til et midlertidigt tilskud til en række børnefamilier med få midler

lovforslag som folketinget behandler i de her dage det skal give en økonomisk håndsrækning til forsørgelsen af de børn hvis forældre befinder sig i kontanthjælpssystemet og som får reduceret hjælpen på grund af enten kontanthjælpsloftet eller fordi de modtager integrationsydelse der er tale om en midlertidig løsning indtil vi på baggrund af anbefalinger fra en ydelseskommission forhåbentlig med et bredt flertal i folketinget kan få forhandlet et nyt og mere balanceret ydelsessystem på plads præcis som vi har sagt utallige gange før folketingsvalget vi nedsætter netop den her kommission

vi har brug for et ydelsessystem hvor der fortsat er et optjeningsprincip for nyankomne så de først skal bidrage i en periode før de kan få fuld gavn af de danske overførselsindkomster vores holdning er at et nyt system skal understøtte at børn vokser op under rimelige vilkår at det skal kunne betale sig at arbejde og være selvforsørgende og endelig at ydelsesniveauet ikke i sig selv bliver en selvstændig tiltrækningsfaktor i asylsystemet derudover er det også vigtigt ikke bare at fokusere snævert på selve niveauet for ydelsen

at diskutere sammenhængen mellem rettigheder og pligter som efter vores opfattelse ikke er ordentligt afbalanceret i den eksisterende lovgivning

den samfundskontrakt som netop hviler på rettigheder

bliver ikke afspejlet i den nuværende integrationsindsats og vi vil derfor indføre en pligt for nytilkomne og indvandrere med et integrationsbehov i kontanthjælpssystemet til at levere en indsats der svarer til

syv og tredive timers arbejdsuge både så flest mulige giver et bidrag til det danske samfund når de er her men også fordi vi ved at det er helt afgørende for den enkeltes integration i det danske samfund at man oplever at der stilles krav om at levere en indsats

det er ét formål et andet formål er at modvirke øgede asyltilstrømning til danmark det er lige så væsentligt hvis ikke endnu mere væsentligt for regeringen

flere lejligheder punkt 1

det er en ambition for regeringen at vi selv kan styre hvor mange udlændinge der kommer til danmark det er derfor vi fører en politik der handler om at få

og at vi til gengæld har sagt ja til at deltage i fns kvoteflygtningeprogram punkt 2 vi skal benytte det overskud der er nu hvor vi har lave asyltal til at øge vores fokus på

punkt 3 vi skal benytte det overskud der er nu til at styrke integrationen af de udlændinge der allerede er kommet hertil

den politik oplever jeg faktisk bred opbakning til i befolkningen

har betydet at der i dag er styr på asyltilstrømningen til danmark jeg forventer rekordlave asyltal til danmark her i to tusind og nitten

en politik som der er så bred opbakning til her i folketinget at vi kan sige at de bærende søjler i udlændingepolitikken i dag står fast det er

de sidste fem årtiers markante indvandring her til landet har jo skabt

også været lange perioder med røde regeringer og ingen af os kan vist helt

ansvaret for hvordan udlændingepolitikken har udviklet sig i den periode

det kan man selvfølgelig begræde hvis man har lyst til det men vi kan jo ikke spole tiden tilbage og ændre fortiden

ændre fremtiden for vi er slet slet ikke færdige med arbejdet på udlændinge og integrationsområdet

vigtigt at understrege set fra regeringens synspunkt at der heller ikke

til panik ting tager tid før de virker og vi bliver ikke færdige med arbejdet lige foreløbig og vi skal naturligvis være vedholdende jeg har derfor valgt at se glasset som halvt fuldt og jeg synes også løbende

fordi de værdiundersøgelser der bliver foretaget selv om vi stadig væk langtfra er i mål

at langt størstedelen af indvandrere trods alt bakker

om almindelige demokratiske værdier det er også væsentligt at holde fast i jeg tror det er resultatet af at vi efterhånden stille og roligt er ved at nærme os en situation hvor vi kan sige

ved for alvor at komme til at virke

det også væsentligt at vi viderefører den en stram udlændingepolitik der fastholder en lav tilstrømning og understøtter at flygtninge og indvandrere arbejder og forsørger sig selv samt tilegner sig de værdier

tror jeg på at vi kan bevare og udvikle det samfund vi alle sammen holder af også selv om regeringen har nedsat en ydelseskommission med henblik på finde bedre balancer i det eksisterende ydelsessystem og sikre bedre balance mellem ret og pligt

i første omgang og det er kun ét spørgsmål per ordfører i første omgang senere hen når ministeren går på til sidst

det her emne på på dagsordenen jeg vil godt høre ministeren som jo bliver ved med at fremhæve og det har jeg også hørt tidligere at det er midlertidigt indtil den her ydelseskommission har arbejdet forventer ministeren at

bliver det til mere eller hvad og jeg kan ikke acceptere at ministeren siger at nu må vi lige vente og se hvad den der ydelseskommission kommer frem med der må være nogle forventninger og det er der helt sikkert når man først indfører sådan en ydelse

jeg ret overbevist om at der kommer nogle forventninger til at den som minimum skal fastholdes

ret væsentlig ydelse og naturligvis giver det da flere udlændinge til danmark jeg synes egentlig fantastisk

et midlertidigt tillæg til børnechecken det er jo fordi vi også har forventninger om at en ydelseskommission kommer med nogle anbefalinger som kan danne grundlag for et helt nyt ydelsessystem som bygger på nogle andre principper

i forskningsmiljøerne om hvorvidt og i hvilket omfang ydelser har betydning for tilstrømningen jeg er egentlig ikke i tvivl om at der er en sammenhæng

og at hvis vi har markant højere ydelser end vores nabolande

vil det i sig selv kunne være med til at betyde at folk søger mod specifikt danmark for at søge asyl

er det eneste hensyn der er når vi diskuterer

også et hensyn der handler om under hvilke vilkår børn skal vokse op og at finde den balance kan vi selvfølgelig

balancepunktet ligger vi har været af den opfattelse at den tidligere regering ikke fandt balancen og derfor synes vi det er fornuftigt at der nu er lavet et midlertidigt

i julestemning men så kom jeg i tanke om at jeg desværre ikke lever i en verden hvor ministeren

også fører den politik som hans tale ellers gav indtryk af at han fører for ministeren nævner tre ting i sin tale som jeg gerne lige vil pointere ministeren siger at vi skal føre en politik hvor der kommer styr på tilstrømningen vi skal føre en politik hvor flere indvandrere og flygtninge forsørger sig selv og vi skal føre en politik der får asyltallet nederst vil ministeren ikke bare bekræfte her i dag at det at ministeren har hævet de sociale ydelser til arbejdsløse flygtninge og indvandrere har præcis den modsatte effekt

de politiske resultater af ydelseskommissionens arbejde bliver at man laver en markant stigning i kontanthjælpen eller i det som i dag hedder integrationsydelsen til nyankomne og det ikke bliver fulgt op af andre politiske initiativer

at det vil svække beskæftigelsen og øge tilstrømningen men det er altså for tidligt at konkludere på fordi ydelseskommissionen er nedsat endnu

man kan konkludere på det midlertidige tilskud der er lavet og som er et tilskud til børnechecken

slet ikke i tvivl om at det vil betyde øget tilstrømning og det vil jeg også betragte som en lempelse af udlændingepolitikken

af talen her jeg skal bare spørge ministeren om ydelser er det eneste der betyder noget for tilstrømningen eller

hvordan resten af udlændingepolitikken ser ud altså hvor nemt det er at opnå statsborgerskab

grundlag vi står på når vi diskuterer det her i betragtning af hvor meget det har fyldt i den politiske debat men der er heldigvis forskere som er begyndt at kaste sig over det jeg mødtes med nogle for nylig fra et dansk universitet der blandt andet påpegede at mulighederne for at få asyl og også mulighederne for at få sin familie hertil var noget af det der virkelig betød noget

også det betyder noget at vi i lovgivningen har skrevet ind at en vis gruppe flygtninge der har en bestemt type midlertidig opholdstilladelse skal vente tre år før de kan få deres familie hertil det tror jeg har betydning for tilstrømningen

også ret sikker på at ydelserne er et af flere elementer det er også bare der hvor jeg siger at hvis vi aflyste den frie adgang til sygehuse og frie adgang til uddannelsessystemet og hvis vi aflyste kontanthjælpsloven

til danmark men der skal vi lige afveje med hinanden

det er derfor vi appellerer til at vi prøver at finde balancerne mellem under hvilke vilkår vi mener børn skal vokse op i danmark og hvordan vi så samtidig kan fastholde en

man ville stå fast på den stramme udlændingepolitik

er jo alle de lempelser man har bebudet og vi har stadig til gode at se de stramninger der skal til for at få rettet op på de store skader der er sket indtil nu i forhold til ydelserne vil man nedsætte en kommission den har man ikke nedsat endnu men man har

det betyder at vi får en periode

hvor ydelserne alt andet lige vil være højere end tidligere

i det lys er det så ministerens vurdering at den periode om den bliver et år eller to eller tre før andre tiltag som

vil betyde større eller mindre tilstrømning til danmark

end lempelser siden den trådte til

det er ikke mig i hvert fald hvor lang tid skal kommissionen arbejde vores ambition er at den skal arbejde en år og vil det i det ene år have betydning for tilstrømningen

hen ikke sige mit bedste gæt er nej jeg tror på at asylansøgere

reagerer efter de generelle regler i et land og ikke efter at der er lavet en midlertidig ordning

omkring hvad der udbetales af sociale ydelser i vores nabolande jeg tror at vi skal ligge markant over før det virkelig i sig selv er tiltrækkende

med henvisning til det forskningsmæssige grundlag som ikke er særlig stærkt

forespørgerne herre morten dahlin venstre

er det her emne udlændingepolitik og ikke mindst antallet af asylansøgere der kommer til danmark noget som som venstre er meget optaget af det troede jeg egentlig også

at socialdemokratiet var

i tale men de er det jo desværre ikke så meget i handling

integrere ikkevestlige indvandrere og hele den indvandringsproblematik er en største udfordringer vi står over for som samfund

og hvis antallet af ikkevestlige asylansøgere der kommer til danmark vokser

det unægtelig føre til endnu flere udfordringer for vores samfund med arbejdsløshed social kontrol og så videre

det er essentielt at vi skal føre en politik der begrænser antallet der søger asyl

det var selvfølgelig også før der var folketingsvalg

har regeringen jo valgt at sætte de sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere og flygtninge i vejret samtidig med at den påstår at den viderefører en stram udlændingepolitik og når ministeren her på talerstolen bliver spurgt af herre rasmus jarlov om det er en lempelse så svarer ministeren udenom hvorfor indrømmer ministeren ikke bare at det er en klar udlændingepolitisk lempelse

spørge ministerens parlamentariske grundlag om de ikke er enige om at

udlændingepolitisk lempelse det er en ny retning for danmark som herre morten

vi har

i venstre at ydelsernes størrelse betyder noget for asyltilstrømningen

nu efterhånden også belæg for fra forskningsverdenen i hvert fald fra

meget anerkendte universitet princeton university i usa

studie der viser at den politik den tidligere regering førte

til at antallet af asylansøgere faldt faktisk viser studiet at den førte politik alene på ydelsesdelen har resulteret i at op mod fem tusind færre asylansøgere

den udvikling

gamble med dansk udlændingepolitik gå den anden vej

arbejdsløse indvandrere og flygtninge jeg anerkender

at der er flere faktorer der spiller ind når asylansøgere skal bestemme sig for hvilket land de vil søge til men når vi nu ved når ministeren når socialdemokratiet anerkender at ydelser faktisk spiller en rolle og endda en stor rolle hvorfor så tage chancen hvorfor lempe udlændingepolitikken på den her måde

vilkår

set ikke og uanset hvor mange gange man kalder sig selv for børnenes statsminister

det hjælper børnene at fastholde deres forældre på passiv forsørgelse men det er en debat til en anden gang

for vi er bekymrede som jeg også sagde før for regeringens lempelser af udlændingepolitikken hvor

største vi er bekymrede for at regeringen ikke tager det alvorligt

og når fru pia kjærsgaard så spørger ministeren

erstattet af noget nyt ministeren giver os

ydelseskommissionen bliver rullet tilbage til det gamle lave niveau og når man kigger på de partier som ministeren læner sig op ad så tror jeg de har en forventning om at ydelserne vil stige yderligere

være spændende at høre fra socialdemokratiet om de vil bekræfte at det kommer de i hvert fald ikke til at gøre vi er bekymrede for at regeringen med åbne øjne har hævet ydelserne selv om vi ved at det fører til øget asylindstrømning

det er nok et naivt håb men ikke desto mindre

er det et håb om at den her debat

socialdemokratiet på andre tanker de tanker de havde

jeg nu læse følgende forslag til vedtagelse

af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti nye borgerlige og liberal alliance

særligt til arbejdsløse indvandrere

dybt uansvarligt at bruge tre hundrede millioner skattekroner på at hæve de sociale ydelser folketinget ser med stor bekymring på at en øget tilstrømning vil medføre yderligere problemer med kriminalitet religiøst funderet radikalisering arbejdsløshed parallelsamfund med videre folketinget opfordrer derfor regeringen til at tilbagerulle denne lempelse af udlændingepolitikken og i stedet fremlægge konkrete forslag til

kunne se at tre og tres procent af dem der modtager de højere sociale ydelser er folk som har ikkevestlig baggrund så måske

af dem som modtager ydelserne som har ikkevestlig baggrund og derfor er der fuldstændig belæg for at sige at det her tilskud jo er målrettet til dem der har ikkevestlig baggrund

set tror på det princip

du kommer til et fremmed land som tilbyder dig husly uddannelse sundhed beskyttelse så er det mindste

kan yde til gengæld sådan set at få et arbejde bidrage til fællesskabet og være en del af de største fællesskab vi har i danmark nemlig arbejdsfællesskabet og med den politik vi førte var der tusindvis af børn der så deres forældre komme i arbejde og det er positivt uanset om man har dansk

et resultat af den sidste regerings politik det er derfor det er så underligt at man nu vil lave om på det vi ved jo der er to tal der betyder noget

når man lemper på det her område det ene er hvor søgt danmark er af dem der kommer til europa og det andet er hvor mange der så kommer til danmark kan vi regne med

den stramme udlændingepolitik at vi vil blive indkaldt til forhandlinger om at rulle det her tilbage hvis det viser sig at der er bevægelse

mest søgte destinationen for asylansøgere i europa og

den liste vil vi så blive indkaldt til forhandlinger

rettet op på det der kunne være et resultat af at man nu sætter ydelserne op til mennesker

om han mener det er en lempelse af

flygtninge der kommer til danmark får højere ydelser end de gjorde før regeringen vedtog den her midlertidige forhøjelse af ydelserne er det en lempelse af udlændingepolitikken med de vilkår

nuværende statsminister før valget

danne en regering der lemper på udlændingepolitikken

så kan jeg godt forstå at man ikke har lyst til at stå ved at man lemper

gøre vold på det danske sprog

kommende uge og som bliver vedtaget med et stort flertal ligger

børnefamilie

det handler om anstændighed for børnefamilierne så vidt jeg

nogle ydelser hvor man vil trække

offentlige ydelser så langt så godt men de her familier

kan ordføreren garantere at det hensyn som nu har betydet at man fuldstændig akut sætter ydelserne op til børnefamilierne ikke også gør

og børnene naturligvis til den tid bliver præcis som de gør i dag af at deres forældre ikke vil arbejde

fastholdes på den anden side

enorm efterspørgsel efter arbejdskraft der er alle muligheder for at komme ud og tjene sine egne penge

mener er urimelige forhold

at konstatere at socialdemokratiet roser den socialdemokratiske regering man har ikke

støttepartier med på den ros men lad nu det ligge

gulvet her ordføreren og ikke bare ordførerens parti men ordføreren personligt lovede sine vælgere i valgkampen

en stram udlændingepolitik og

mener ordføreren at når socialdemokratiet hæver ydelserne

for alle de andre fået det ud så man kigger på ydelsernes effekt alene

svare på mit spørgsmål om hvorvidt ydelserne får flere eller færre til at komme kunne ordføreren så ikke bare hurtigt fortælle hvilke konkrete initiativer socialdemokratiet

i regering for at få antallet af asylansøgere

primære i den her diskussion men jeg bliver bare igen nødt til at spørge

det og så sker der i øvrigt ikke mere altså det vi spørger ind til er jo jamen hvad nu når den her ydelseskommission

har barslet med det den så kommer med betyder det så den falder væk eller er det det samme eller får man mere altså

lige så godt sige det som det er selvfølgelig falder den ikke væk og selvfølgelig betyder det at man som minimum beholder den ydelse jeg bliver bare

kriminalitet hvis ikke man har penge nok

der også er andre ting som giver nogle stramninger og som blev vedtaget i den forrige periode

håndtryk og så videre sådan nogle ting bliver kendt ude i verden og det betyder at

det synes jeg bare også er væsentligt at fremføre i den her debat

både ministeren og ordføreren sige at jamen asyltallet er faldet

og man bryster sig meget af det og at det skal vi jo være glade for

jo slet ikke komme nogen til danmark med de tilstande vi i øjeblikket ser med bandekriminalitet og det der foregik i går altså vi burde jo faktisk slå bremsen i og sige nul der kommer ikke nogen for vi skal have styr på det der er jeg kan simpelt

det jo går rigtig godt fordi antallet er faldet ja men det burde stoppe

ordførerne der nu sidder heroppe på første række

fra venstrefløjen

det er en måde forfriskende kan man sige at man deltager på

debatten på hvert vores niveau og det er jo rigtig rigtig godt

forskellen på antallet af asylansøgere der kom til danmark i to tusind og elleve i forhold til

og ti flere asylsøgere på fire år sidst et rødt flertal hævede ydelserne til indvandrere for det har et rødt flertal jo gjort tidligere

nemlig fra tre tusind otte hundrede og seks til fjortentusinde

og tooghalvfems asylansøgere det var effekten sidst en rød regering gjorde det mere lukrativt for indvandrere at slå sig ned i danmark

ydelser og antallet af asylsøgere hører sammen er i øvrigt nu også dokumenteret sort på hvidt af forskere ved det amerikanske princeton university

egentlig er det jo ganske almindelig logik regeringen erkender endda denne sammenhæng og nu gentager jeg hvad der tidligere er blevet sagt

syvogtyvende november nemlig at det i mine øjne altså ministerens er oplagt at det vil gøre det mere attraktivt at søge asyl i danmark hvis vores ydelser har et niveau der er markant højere end de ydelser der kan opnås i vores nabolande alligevel

støttepartierne forbedringer af de økonomiske vilkår for hovedsagelig indvandrerfamilier svarende til at en enlig mor med to børn får atten halvtreds kroner mere skattefrit hver eneste måned toogtyvetusinde og tohundrede kroner mere om året omtrent en månedsløn for en sosu hjælper og de skal endda svare skat af pengene mens socialdemokratiets gave til familier primært indvandrerfamilier er skattefri og stigningen er foreløbig for regeringen har jo altså

på disse ydelser skal hæves yderligere lur mig om det ikke resulterer i at ydelserne bliver hævet yderligere og lur mig om det vil skabe yderligere pres på de danske grænser fra asylsøgere der ønsker at komme til danmark

nu har vi lige haft til debat i dag sådan ude i offentligheden at de afviste familier

jeg kan sige at jeg selv var oppe og besøge sjælsmark mandag

fordi det er en gammel kaserne og det hegn

fordi man ikke ønsker at udefrakommende bare skal komme brasende ind for man kan nemlig gå ind og ud fuldstændig frit på sjælsmark kaserne hvor er der dog stadig væk mange forkerte ting sagt i udlændingedebatten jeg føler bare trang til at fremhæve det når jeg nu lige har været

udvisning og skulle have været placeret på en øde

danskundervisning skal være gratis for udlændinge og vi skal have mere udenlandsk arbejdskraft til danmark

uden for eu og jeg kunne blive ved

som socialdemokratiet gav danskerne forud for valget grundlovsdag i socialdemokratiets eget oplæg om en retfærdig og realistisk udlændingepolitik skrev partiet at man ville sørge for at asylbehandling fremover skulle foregå i centre uden for europa

er det noget regeringen vil gennemføre sammen med emmanuel macron og eu

sige meget klart at der ikke kommer til at ske noget som helst hvordan går det i øvrigt med socialdemokratiets løfte om at indvandrere på offentlige ydelser for at kunne modtage disse ydelser skulle have en såkaldt syv og tredive timers aktivitetsuge

du skal arbejde eller være i uddannelse

selv finder et job eller kommer i uddannelse har vi et syv og tredive timers forløb hvor man møder op

men det forslag er som så meget andet af socialdemokratiets strammerretorik smidt i høkassen det er brugt alene til udvortes brug i valgkampen

at debatter det er godt at vi kan få gennemdrøftet hvad det egentlig er vi vil fremover med udlændingepolitikken det her er jo et hjørne men det er meget meget vigtigt for det er et vigtigt emne for os herinde det er et emne ude i danmark som fortsat bliver diskuteret så det er godt at debatten

at hensynet til tilstrømning har den konsekvens at der så er børn i danmark der lever i fattigdom

har bare den konsekvens at der så er børn der lever på integrationsydelsen og kontanthjælp uden loft og dermed lever i fattigdom vil ordføreren anerkende

jeg tror faktisk det er mere men umiddelbart tre og tres procent

er børn der lever i fattigdom mit andet spørgsmål

har institut for menneskerettigheder lavet en undersøgelse som påviser at der er flere flere modtagere der lever under grundlovens

hvis det er tilfældet er dansk folkeparti så villig til at sætte ydelsen op altså hvis integrationsydelsen

grundlovens § fem

det hænger overhovedet ikke sammen og jeg anerkender ikke det som er fremført

at der er børn i danmark som lever i håbløs fattigdom

præmis som man konstant bruger egentlig synes jeg

jo faktisk det jeg svarede på i første spørgsmål det er netop den ydelse som bliver givet bredt og

radikale værsgo

eu samarbejdet at nu skal vi have den der ordning med at det bliver fordelt

europæisk niveau og så skal vi alle sammen tage vores del jeg tror jeg har hørt på det

og det er bestemt ikke fordi jeg synes det er i orden at det skulle gå på den måde men forventer ordføreren virkelig at det kan

jeg vil bare gøre ordføreren opmærksom på

ny holdning til hvordan nogle mener udlændingepolitikken skal være det er faktisk en ganske gammel holdning

mener ordføreren ikke

ethvert land er suverænt at ethvert land selv skal bestemme sin egen politik også på udlændingeområdet og hvorfor lige netop udlændingeområdet jeg anerkender at der er områder hvor man kan være fælles om problemerne fordi de er grænseoverskridende men det synes jeg ikke man på samme måde kan sige med udlændingepolitikken der er det helt op til det enkelte land hvordan det skal fungere hvor mange man ønsker at modtage hvilke vilkår man vil give de udlændinge som søger til landet og det synes jeg

vi skal diskutere her i folketinget og ikke

treogtyvetusinde og ottehundrede kroner i samlede ydelser efter skat hver eneste måned så kan man mangle ting men man er ikke fattig så kunne jeg spørge radikale om de også deler den

færre asylansøgere til danmark men det har ordføreren jo svaret på i form af at ordføreren ønsker en europæisk kvoteordning

der kom flere til danmark så jeg vil egentlig bare vende tilbage til noget af det diskuterede med socialdemokraterne omkring midlertidigheden fordi socialdemokraterne siger i

den forsvinder igen når ydelseskommissionen er færdig kunne radikale se sig selv i en politisk aftale efter ydelseskommissionen hvor de familier der nu har fået

en sejr her i form af de højere sociale ydelser det er jo klassisk radikal politik det jeg bare prøver at spørge ind til

stemme for en aftale

bliver bragt tilbage på det samme lave niveau

gennemført i danmark før

det er radikale venstres tanke at udlændingepolitikken skal overlades til eu og hvis det er tanken er der så ingen mulighed for at danmark kan have en bremse på antallet af

research organisation jo har regnet på de her flygtningestrømme hvis vi bare har business as usual

i hele europa i to tusind og halvtreds være cirka elleve procent

og hvis to tusind og femten scenariet fortsætter vil der være fjorten procent fjorten procent er omkring dobbelt så mange flygtninge og indvandrere som der lige nu er i sverige er det radikale venstres politik

mange danskere vi har som har en anden etnisk baggrund jeg

et dårligere menneske på grund af det

hvor mange der kommer med en anden etnisk baggrund til danmark gør det ikke altså det scenarie som

geografisk baggrund end europæisk er det ikke noget der overhovedet

fra min eller mit partis side i at tale om folk der kommer fra et andet sted

dårligere mennesker af den grund

dag og det betyder da noget hvor mange der kommer det lyder bare som om fru samira

er helt blind for at det medfører nogle kultursammenstød

sociale udfordringer en ny underklasse som i alt for høj grad kommer til at bestå af mennesker med samme baggrund er det ikke et problem som

at det radikale venstre ikke kan se sig selv i en aftale

midlertidigt vil sfs ordfører bekræfte

sf deler det radikale venstres holdning her

et andet spørgsmål det hele starter ved børnene siger sfs ordfører kan sf ikke bare lige ganske kort forklare mig hvordan det hjælper børnene at deres forældre ikke står op om morgenen og går på arbejde hvordan det hjælper børnene at deres forældre ikke er en del af det største fællesskab vi har i danmark arbejdsfællesskabet hvordan hjælper

der blev ført under den tidligere venstreledede regering med den lave integrationsydelse kontanthjælpsloftet var der næsten halvfemstusind børn der oplevede at mindst en af deres forældre forlod kontanthjælpssystemet og blev en del af arbejdsfællesskabet det er vel politik som starter med børnene det er vel politik med børnene i fokus kan sf ikke bare forklare mig hvordan det vil hjælpe børnene at fastholde deres forældre

omdefinerede fattigdom for at vi kunne opfylde verdensmålene den gamle definition var halvtreds procent under medianindkomsten i tre år

jeg formoder at det er det som statsministeren også er inde på når statsministeren rejser en debat om fattigdomsdefinition og siger at

socialdemokratiet vil sige at det er urimeligt at have den fattigdomsdiskussion vi har nu er sf enig med statsministeren når statsministeren

ville være at sige at børnefattigdommen er faldet fordi er blevet ført en fornuftig politik

meget fornuftig diskussion selveste statsministeren rejser

slet ikke det men jeg bliver nødt til at spørge fordi der

at når den her ydelseskommission havde barslet

hver sit forslag til vedtagelse et fra socialdemokratiet og et fra den øvrige opposition

tag det roligt er bare midlertidigt jeg synes ikke vi skal tage det så roligt fordi jeg tror godt man kan konkludere i dag og det tror jeg også den næste ordfører vil

ydelse der bliver givet i dag

skåret væk den kan måske endda

den socialdemokratiske ordfører sige at alle skal bidrage når de kommer til danmark og når de er i danmark

jeg sådan set fuldstændig

det er interessant at diskutere

hvordan sikrer vi at alle bidrager når de er i danmark det gør vi ved at lave løsninger der styrker

lærer du at snakke dansk fra dag et

hvordan skal du så lære at snakke dansk hvordan skal du blive integreret hvis du ikke kan sproget

integreret den næste forudsætning er selvfølgelig at man har

gå til fodbold alle de her ting

for at blive integreret i danmark

i børnehave eller i folkeskole eller til fritidsaktiviteter

de fleste forældre er interesserede i det er også forudsætningen for

har mulighed for at få et arbejde man kommer måske nogle kvalifikationer fra sit oprindelsesland som det jo så også er vigtigt at vi i danmark anerkender så vi ikke spilder en masse

jeg tror med andre ord ikke at vi styrker integrationen eller får folk i arbejde ved at gøre dem fattigere

egentlig vi snakker om her jeg hører jo både at vi snakker om tilstrømningen altså hvor mange mennesker

sådan at de kan give deres børn et lidt bedre børneliv

lempelse af udlændingepolitikken nej det mener jeg

det er nogen hemmelighed at vi gerne så at der kom nogle lempelser i udlændingepolitikken men det mener jeg altså ikke

det her betyder ikke at det er blevet nemmere at få opholdstilladelse i danmark det her betyder ikke at det er blevet nemmere at få statsborgerskab i danmark

men jeg betragter altså ikke det at man giver en håndsrækning til børnefamilier

i beskæftigelsesministeriet som lempelser

som udlændingepolitik

hvad der så betyder noget for tilstrømningen af asylansøgere

som bor nogle steder hvor der er klimakrise

er konflikt og som har behov for beskyttelse det

at det er plausibelt når man

er nået dertil hvor man siger

jeg faktisk kan overleve der synes jeg bare

og som må være afgørende for os herinde er at sikre

jeg tror ikke på at vi laver god integration ved at gøre folk fattige

om asyltilstrømningen og om hele integrationsperspektivet

integrationsperspektivet og på trods af at han i valgkampen kommunikerede så flot og tydeligt at jeg næsten var enig med ham

lidt mere uld i mund da vi hev ham i samråd og han skulle forklare hvordan det hjælper integrationen at trække indvandrere ud af arbejdsmarkedet

et særlig godt svar på jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til det her med midlertidighed vi

accepterer en politisk aftale efter ydelseskommissionens arbejde hvor man fjerner de her penge igen uden at kompensere

eller kan enhedslisten godt lægge stemmer til en aftale der fjerner det her midlertidige børnetilskud

at enhedslisten skulle lægge stemmer til en aftale som gør de berørte familier fattigere

i forhold til ydelseskommissionens kommissorium synes enhedslisten så at kommissionen også skal kigge på hvordan ydelsesniveauet påvirker asyltilstrømningen

kommissionen kommer til at fremlægge modeller for også tage i mente

og nej vi mener ikke at en ydelseskommission også skal kigge på asylpolitik

to forskellige ting der er udlændingepolitik som handler om mennesker uden for danmark deraf ordet

med at lempe udlændingepolitikken den handler så specifikt

af de mange lempelser som regeringen har lavet allerede nemlig at man har hævet de ydelser som primært flygtninge og indvandrere kan få når de kommer til

taget fat i nogle meget mere åbenlyse lempelser

lidt i tvivl om om de også går ind for det at

lempelse selv om

men der er ingen tvivl om at

udlændingepolitikken på en lang række områder

den ene socialdemokrat efter den anden sige at det ikke er en lempelse af udlændingepolitikken at vi tager imod flere flygtninge til danmark og

lempelse af udlændingepolitikken at vi giver dem flere penge når de kommer til

åbenbart besluttet at den indrømmelse vil de simpelt hen ikke give

at man vil lempe udlændingepolitikken når mette frederiksen meget højtideligt lovede under

jeg kommer ikke til at danne en regering der lemper på udlændingepolitikken det vil jeg gerne slå fast igen så er det selvfølgelig problematisk at indrømme at man

det handler grundlæggende om de vilkår man giver

tildeling af statsborgerskab hvordan vi behandler udlændinge

at få permanent opholdstilladelse og statsborgerskab og det handler selvfølgelig også om hvilke vilkår vi giver udlændinge i

bor henne og hvilket center man skal bo på naturligvis er udlændingepolitik og på samme måde er det også

stram udlændingepolitik i de år hvor vi sad i regering og det er da grundlæggende en

sig egentlig

en masse mennesker at de ikke kan bo i danmark

ophold her selv om de kunne få et meget bedre liv i danmark end andre steder

ikke særlig liberalt og heller ikke særlig rart at skulle gøre det det er heller ikke særlig rart at skulle sige til folk at de ydelser de kan få når de kommer til danmark skal være relativt lave men hvis ikke vi

vi kommer til at få meget store sociale sammenstød vi kommer til at få socialt armod vi kommer til at få en underklasse som i høj grad kommer til at bestå af folk med en udenlandsk baggrund og dermed et meget opdelt samfund det er meget meget alvorligt og det er nok den største udfordring for vores generation af politikere at undgå at vi kommer til at ende dér for så ødelægger vi det tillidsfulde og frie samfund

det som vi alle sammen holder af

det store billede for øje man kan ikke slå ned på et enkelt lille element i

samlet set at forsvare

fører bliver nødt til at være stram for at undgå det fremtidsscenarie

til hvor mange asylansøgere der kom til danmark

ned på jeg mener det var en syttende plads

vi trådte tilbage ifølge integrationsministeriets beregninger

det jo at cirka halvtredstusind færre asylansøgere kom til danmark

ikke på grund af at asyltilstrømningen til europa generelt blev lavere det bidrog

der kom langt færre men det ryk fra at ligge på en femteplads ned til som

en syttende plads betød altså halvtredstusind færre asylansøgere til

den modsatte effekt så kommer der flere og vi taler om tal i den størrelsesorden

at regeringen bliver på sporet og at regeringen ser bort fra sine støttepartier og fører den stramme udlændingepolitik som de borgerlige partier står til rådighed for at videreføre og det er fuldstændig op til socialdemokraterne om man ønsker at gøre det eller ej fordi man har mulighed for at komme over til os

som har ophold i danmark det

medførte at der kom halvtredstusind færre til danmark

hvor mange vi nu kommer op på det er rigtig godt

vi anerkender det og jeg lover at vi

rose regeringen når den gør

gode ting men vi er også nødt til at holde fast i og det er vigtigt at gøre det fra start synes jeg for at det ikke kommer til at gå upåagtet hen at regeringen skal

kommer et bestemt antal ekstra asylansøgere

at man kan gøre seriøst men hvis man bruger både logik og den

flygtninge er jo ikke uintelligente mennesker de følger med de orienterer sig om hvordan vilkårene er i de lande som de søger hen til og når man kommer til danmark

alternativet så gerne at man når man snakker om

havde større fokus på den børnefattigdom som de her lave ydelser skaber end kun at have fokus på tilstrømningen

af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet har tusinde af børn

og det er fattigdom som ikke kun gør at børnene ikke kan deltage socialt med andre børn nej det er også fattigdom som har konsekvenser der følger dem resten af livet undersøgelser viser

tilknytning til arbejdsmarkedet til deres familieforhold og så videre og så videre så når vi taler om den her børnefattigdom og siger at

at opfordre folketingspartierne til også

de offentlige ydelser når vi snakker om

tilstrømningen for det er ikke et stærkt veludviklet velfærdssamfund værdigt at vi har familier der lever under grundlovens definerede minimumseksistensgrænse som er § fem og halvfjerds

har lavet en undersøgelse som de kom ud med

oktober to tusind og atten som viser at der er mange modtagere af integrationsydelsen som lever under den grænse det mener jeg ikke er folketingspartierne og et velfærdssamfund værdigt det må vi gøre noget ved

og vi siger det nu

vi havde før vi indførte

danmark igen bliver en humanitær stormagt og derfor vil vi gerne

folketinget opfordrer regeringen til at afskaffe integrationsydelsen afskaffe kontanthjælpsloftet og igangsætte initiativer der skal kigge på en borgerlønsmodel indtil en borgerlønsmodel er udarbejdet og implementeret bør regeringen indføre satsen fra kontanthjælp

og kan ordføreren ikke bare svare helt klart

man er fattig hvis man som en familie med to voksne og to børn har treogtyvetusinde og ottehundrede kroner udbetalt hver evig eneste måned er man så fattig så til ordføreren der får det til at lyde som om der står en defineret grænse i grundloven for hvornår man lever under et eksistensminimum det gør der altså ikke der står ikke en beløbsgrænse i grundloven

hvornår man er fattig til det med den humanitære stormagt vil jeg sige

er en humanitær stormagt vi taler meget om nogle af de børn der bliver såkaldt fattiggjort af integrationsydelsen det er jo primært børn fra mellemøsten og afrika jeg kan stort set ikke finde et eneste land i verden hvor jeg hellere ville være et barn af mellemøstlig eller

har konkluderet at der på baggrund af den paragraf er et

undersøgelse som viser at der faktisk er borgere som lever på integrationsydelsen og som ikke har

eksistensminimum så på baggrund af den definition

er det ud fra vores samfund og vores standard og ikke ud fra en mellemøstlig standard eller eller en anden standard når jeg snakker om

det niveau vi bør have i et samfund som vores som er et udviklet land som er et stærkt demokrati er det simpelt hen ikke værdigt at vi har børn

det konservative folkeparti det tror jeg vel er en uenighed vi godt kan være enige om jeg er interesseret vide hvor grænsen ligger

og samme type mennesker og

det efter alternativets opfattelse være for mange og ville der så være behov for at stramme op på reglerne eller ville det være okay og kunne det godt fungere efter alternativets

som jeg egentlig ikke mener har nogen aktualitet i forhold til debatten lige nu det er rigtigt at vi ikke kan hjælpe alle men det er mindst lige så rigtigt at vi kan hjælpe flere end vi gør i dag og det er alternativets udgangspunkt når vi taler om

at vide hvad alternativets politik går ud på og hvilket danmark alternativet gerne vil have

jo ikke nogen

der synes jeg da det er rimeligt at spørge om for

når vi sammen med andre lande har været med til at destabilisere en region

ansvar at vi har et moralsk ansvar

om at tage et større ansvar og det handler

er det der foregår integrationsydelse og kontanthjælp og så grundlovens §

til fremme af almenvellet bør det tilstræbes at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår der betrygger hans tilværelse

der ikke selv kan ernære sig eller sine og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden er berettiget til hjælp af det offentlige dog mod at underkaste sig de forpligtelser som loven herom påbyder

lige siden grundloven blev lavet det er jo fuldstændig på månen i dag at blande integrationsydelse og kontanthjælp ind i

et svar det må ordføreren selv om men det

i oktober to tusind og atten jeg ved ikke om det betyder noget for ordføreren at institut for menneskerettigheder siger at det strider imod grundloven

af paragraffen har vi et eksistensminimum så har institut for menneskerettigheder lavet en undersøgelse

der lever under det eksistensminimum og jeg kommer gerne ned og forklarer det personligt til

ordføreren hvis det stadig væk ikke er

at slå én ting fast udlændinge skal slet ikke være på offentlig forsørgelse udlændinge i danmark skal forsørge sig selv og retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab

venstre har indkaldt til den her forespørgselsdebat

skadeligt

vil få tilstrømningen til at stige øge utrygheden ved at flere kriminelle kommer hertil

at blive større det må enhver ansvarlig politiker gøre

eller hendes magt for at forhindre nye borgerlige har derfor besluttet at aktivere grundlovens § to og fyrre for at forhindre

der bliver vedtaget på fredag i næste uge

vi skal bruge

at stille med seksten vi i nye borgerlige har fire det er tyve i alt så mangler vi fyrre det afhænger altså af venstre herre morten dahlin

ord følge handling venstres medlemmer skal i så fald med deres underskrift vise at de står vagt om udlændingepolitikken ikke kun fra talerstolen men også ude i virkeligheden hvor danskerne lever med de problemer som politikerne skaber

venstre lever op til ordene og at venstre mener hvad man siger og gør hvad man har sagt lad danskernes stemme blive hørt så stopper vi den her

vil gerne føre en stram udlændingepolitik sammen med den svenske politiske elite det må være konklusionen på den debat vi har haft

jeg kan se at man nede i omegnen af

det forstår jeg egentlig

regeringen er særlig begejstret for udsigten til at skulle føre en stram udlændingepolitik sammen med den svenske politiske elite regeringen ved nemlig at en lempelig udlændingepolitik vil være velfærdsstatens undergang det man lærer i skolen er jo at velfærdsstaten er universel men det er ikke rigtigt den er national og uden en national velfærdsstat

kan den ikke fortsætte

konsekvenserne af at føre

research og finde nogle befolkningsfremskrivninger for ikkevestlige indvandrere i europa og danmark ved midten af århundredet altså i

og halvtreds hvis støttepartierne

vil der i danmark bo et sted mellem

procent indvandrere med ikkevestlig baggrund i midten af det her århundrede det kommer an på om vi kører med business as usual med migration som vi kender

eller om vi har en situation som i

det er fuldstændig rigtigt som herre rasmus jarlov siger nemlig at det vil føre til mange mange spændinger

bor der cirka otte procent i sverige med ikkevestlig baggrund og det

til det kontroltab i malmø som svenskerne kæmper med nu man kan diskutere hvad der skal til for at svenskerne

er en undtagelsestilstand og titusind soldater men det er jo bare noget man kan gætte på men jeg tror faktisk ikke at der er andet der kan løse den opgave

vi vil sådan set gerne hjælpe

og vi vil sådan set gerne hjælpe med at redde staten det kræver selvfølgelig at

fører en fornuftig udlændingepolitik en stram udlændingepolitik sammen med

der kan redde velfærdsstaten støttepartierne vil føre en politik der vil ødelægge velfærdsstaten det er helt og aldeles sikkert for den kan ikke holde til at der bor tolv til seksten procent ikkevestlige indvandrere i danmark det er fuldstændig

vi kan sagtens forstå fristelsen ved at sidde i regering også selv om man bliver tvunget til at føre svensk udlændingepolitik

så kom over til os i blå blok og før en stram udlændingepolitik

støttepartier kan få regeringer til at gøre de mest tovlige ting det har vi selv prøvet

vil føre sin egen politik eller man vil føre støttepartiernes politik og det kan jeg jo ikke svare på

socialdemokratiet men vi kan jo bare høre på den her debat at der vil være et massivt pres fra støttepartierne i retning af at føre en aldeles tovlig og

en virkelig interessant debat ikke fordi der er kommet så mange nye standpunkter frem

i virkeligheden har det vel været rimelig forudsigeligt men fordi jeg synes vi er kommet godt rundt i hjørnerne af et virkelig vigtigt spørgsmål

videre overvejelse det første er

egentlig udgangspunktet for at have diskussionen om ydelser til nyankomne for mig handler det om at hvis man tager ud på en teknisk skole i danmark

i gang med at tage en lærlingeuddannelse masser af dem vil være i tyverne det er helt normalt at være i gang med en lærlingeuddannelse når du er i tyverne mange af dem har børn og

at folk der kommer hertil

væsentligt fra hvad de ville få hvis de tog en helt almindelig lærlingeuddannelse forhandlet af nogle faglige organisationer og bygget op over hundrede år

er ingen der render rundt og siger at en murerlærling er fattig selv om en murerlærling tjener en sats i overenskomsten som ikke afviger meget fra hvad mange nyankomne får

et udmærket sted at starte diskussionen den næste ting jeg har taget ned er

kan se isoleret på hvad de sociale ydelser er

se på hvad de står i forhold til her bliver vi nødt til at forholde os til hvad en almindelig lavtlønnet dansker tjener hvad tjener en kassedame i danmark på en hk overenskomst egentlig

sig mod ledighed ved at melde sig ind i en a kasse

ikke enige om at det dagpengeniveau selvfølgelig ikke kan være det samme som mindstelønnen

være enige om at hvis det skal give værdi at forsikre sig mod ledighed må kontanthjælpssatsen heller ikke

på den måde mener jeg at vi ikke kan diskutere sociale ydelser fuldstændig isoleret vi er nødt til at forholde os til hvad man tjener hvis man starter på en elevuddannelse og hvis man arbejder og forsikrer sig i en a kasse

ned og de har ved gud været skruet op og ned de sidste

ændret tyve gange de sidste tyve år så bør vi forholde os til at der stadigvæk er temmelig omfattende arbejdsløshed blandt nyankomne

særlig blandt kvinder med ikkevestlig baggrund

arbejdsløshed jeg tror at en af årsagerne til at vi ser den arbejdsløshed er

det eneste interessante men også selve den logik vi møder nyankomne med

at overveje det her hvad er normalen i danmark normalen i danmark er jo at gå på arbejde og tjene sine egne penge så er undtagelsen at man kan blive syg eller man kan blive arbejdsløs og så har vi heldigvis et velfærdssamfund der holder hånden under en men i det øjeblik

ovre i adelgade i københavn af flygtningenævnet får tildelt opholdstilladelse hvad er så normalen så er normalen i danmark jo faktisk at man starter sit liv i danmark på en offentlig overførsel det er jo hul i hovedet

starte med at møde mennesker med en ny logik

på kommunen og så har vi et syv og tredive timers integrationsprogram du kan deltage i som består af danskundervisning

aktivering og andre ting og i det omfang du møder op

får du ikke en ydelse og hvis du kommer to timer for sent får du skældud og bliver sanktioneret og bliver kaldt til samtale på jobcenteret så får du bare ikke nogen ydelser

de fleste nyankomne flygtninge ville synes var et helt almindeligt sundt princip

meget gavmildt princip i forhold til hvordan principperne i de sociale systemer er i de lande de kommer fra det er ikke fordi vi ikke ønsker at diskutere ydelsernes størrelse

der noget parti her i folketingssalen der går ind for at den ydelse nyankomne flygtninge skal mødes med er fem hundrede kroner om at

at herre henrik dahl fra liberal alliance mener fordi vi

for lavt jeg tror også godt vi

kan blive enige om at hvis det var den ydelse man mødte flygtninge med

det jo det eneste interessante logiske sted at lægge satserne

ingen af os der mener ingen

et hensyn til hvilket niveau vi mener folk skal kunne leve på når de lever i det danske samfund derfor handler det her ikke om at hvis man er tilhænger af en sats på én størrelse er man tilhænger af en slap udlændingepolitik og

den ene side af folketingssalen

år har haft et andet syn på

vi været uenige om i hundrede år og vi har alligevel fundet hinanden i nogle kompromiser undervejs mon ikke også vi gør det i det her spørgsmål vi kunne starte med at man fra venstre side af folketingssalen ikke anklager højre side af folketingssalen for at være fuldstændig ligeglade med hvordan børn vokser op

at højre side af folketingssalen også anerkender at venstre

overvejelserne hvis vi nu starter der

sige at der ligger flere forskellige forslag til vedtagelse på bordet og så vidt jeg lige kan tælle knapperne op

kan samle halvfems mandater det gør mig egentlig på kort sigt heller ikke noget fordi vi jo afventer en ydelseskommissions arbejde men herefter håber jeg at vi kan tælle til halvfems og få gennemført nogle lovændringer for jeg mener virkelig der er behov for det

det giver sig selv men jeg får også lyst til at sige et par andre ting først til højrefløjen husk børnene husk børnene

det hensyn mener jeg ikke at

som for enlige mødre ville være to tusind kroner om måneden yderligere væk fra det niveau

der var lidt fordringer med til venstrefløjen vil

pas nu på med fattigdom det er faktisk rigtigt som herre morten dahlin siger at to voksne og to børn

kroner om måneden det er ikke fattigdom jeg synes statsministeren har fat i noget helt centralt i sin åbningstale det er ikke fattigdom det er heller ikke mange penge

der kigger ind i tomme køleskabe i slutningen af måneden men hvis man med to voksne og to børn med alle de tillæg og ydelser der er i det danske samfund har tomme køleskabe i slutningen af måneden

ikke ydelsernes størrelse der er problemet

satserne op og derfor skal vi ikke tilbage til det gamle kontanthjælpssystem

helt essentielt og væsentligt ikke kun

også af almindelige socialpolitiske hensyn fordi vi kommer til

jeg tror på at hvis vi nu kravlede træerne og forlod den debat folketinget har været låst

situation hvor vi hen over midten i folketingssalen ville kunne lave et nyt ydelsessystem som rammer ikke alene satserne men også introducerer nogle nye logikker det ville være rigtig godt rigtig godt

vi kommer videre fra den debat vi har haft i dag som jeg synes har været god men som også har været en genudsendelse af debatter der har været

umuligt at være uenig i det ministeren siger udfordringen er jo så bare det ministeren

initiativ selv om ministeren påstår det kun er midlertidigt der jo kan have den modsatte effekt og kunne ministeren så ikke samtidig forklare hvilke forslag han har i inderlommen

imødegå de negative effekter af det her forslag

par uger i uge ni og fyrre var det fem og tredive i uge otte og fyrre var det tre og fyrre i uge syv og fyrre var det otte og fyrre i uge otte og fyrre var det tre og fyrre altså den seneste måned har vi ligget under halvtreds asylansøgere om ugen

ned på nul så vi ikke har spontan asylansøgning til danmark og så vi kun tager kvoteflygtninge det er ambitionen hvordan kommer vi så derhen jeg tror selv på at nogle af de initiativer vi kommer til at tage på den anden side af nytår kan bringe os et lille stykke ad vejen noget af det handler om

de dokumenter de dokumenter der ligger til grund for folks

noget andet er at det handler om vores evne til faktisk

jeg tror det har betydning

i hvert fald delvis bakkede op om det er også derfor jeg har så svært ved at forstå hvorfor regeringen insisterer på at lave den politik om som jo har virket som har bragt asylantallet

danmark og vores udlændingepolitik ministeren nævner alle de andre krav

noget her hvor vi for alvor vil kunne gøre en forskel årsagen til at jeg nævner de asyltal er

at

nyheden om at man vil få et tillæg til børnepengene i danmark i sig selv ville øge tilstrømningen så ville

jo kunne risikere at se det i asyltallene det kan vi ikke

statsministeren lovede gennemført en række lempelser af

man vil nu modtage kvoteflygtninge igen man giver flygtninge bedre mulighed for at blive i danmark med en ny opholds tilknytningsregel tror

og man hæver ydelserne som

række klokkeklare lempelser det er jo op til socialdemokraterne om der skal være en stram eller en lempelig udlændingepolitik og socialdemokraterne kan gå til både højre og venstre i udlændingepolitikken de kan gå sammen med

bare gerne vide om der kommer flere lempelser er det regeringens intention at der skal komme flere lempelser eller

socialdemokratiske folketingskandidater

ment at der var behov for at skærme børnene på sjælsmark noget bedre at mint og andre børn i hendes situation skulle

for at søge en ny opholdstilladelse at der var nogle børn der var ramt af nogle lave ydelser og at vi ønskede at give dem et midlertidigt tillæg indtil en ydelseskommission havde færdiggjort sit arbejde

strammet op andre steder for eksempel med kontrollen med

et interview med en større dansk avis havde de

talt op hvor mange stramninger og lempelser som de mente at der var gennemført af den nuværende regering og de kunne

foretaget flere stramninger end lempelser jeg er glad for alt hvad vi har foretaget

forkert at sige at det går i i en mere liberal retning når

at fastholde det brede politiske flertal

er omkring udlændingelovgivningen det foregår jo ind over midten i dansk politik

talte med to tunger under valgkampen man nævnte nogle konkrete ting man ville lempe men man sagde også i de store tv debatter jeg kommer ikke til at danne en regering der lemper udlændingepolitikken det sagde sagde den nuværende statsminister og det har man så gjort alligevel

leve op til begge dele man kunne ikke leve op til udsagnet

samtidig med at man faktisk gennemførte nogle lempelser som man også

gennemføre lempelserne men jeg spurgte

selv har været ordfører på området men jeg synes virkelig vi har gjort os umage med at fortælle

der er vel heller ikke noget andet parti der bare tilnærmelsesvis har fremlagt så omfattende og detaljeret en udlændinge og integrationspolitik som

ændringer i udlændingeloven der trækker det i en mere liberal retning

fald ikke noget på tegnebrættet jeg ved at vi har aftalt med nogle borgerlige partier at der skal ske lidt når det handler om sydslesvigeres adgang til statsborgerskab og på den måde kan jeg jo ikke afvise at der i enkelte hjørner af udlændingeloven vil ske liberaliseringer

skulle det også gå på at man sendte flere udlændinge ud af landet

jo er hensigten der vil jeg bare minde om

er afviste familier der sidder der som jeg sagde i min ordførertale

jeg oppe at besøge sjælsmark i mandags

synes virkelig at de fortjener at få den fulde sandhed ud jeg kan blive virkelig forarget når jeg hører og jeg kan se på tryk og jeg kan henvise til det politikere der står og siger at der er

det kommer til at koste penge det er der slet ingen tvivl om at man nu flytter børnene ud af sjælsmark plus og det synes jeg så er hensyntagen til børnene

kan fornemme at der er en vis uro deroppe hvad skal der ske nu skal vi spredes vi skal på forskellige skoler

bør notere os det når ombudsmanden og når røde kors kommer med nogle rapporter der siger

her er nogle børn som er kommet i klemme

at skærme de børn noget bedre af det synes jeg også vi har et ansvar for som samfund

hvor det ikke forhindrer at de forældre ønsker

medvirke til deres egen hjemsendelse og det tror jeg heller ikke at dagens beslutning kommer til jeg

er flere der kommer til at rejse tilbage af dagens beslutning der skal noget helt andet til men lad os nu hjælpe børnene og så gå til forældrene

man hverken være røde kors eller ombudsmand for at komme og sige

vi ønsker alle sammen at børn har de bedste vilkår men stadig væk

børn hvis familie er afvist udvist og det er hele tiden det der skal være i hovedet på os plus at jeg virkelig oprigtigt når jeg har set det og talt med de mennesker der arbejder

meget usandhed omkring sjælsmark

at ministeren og måske også ordføreren fra socialdemokratiet burde udbrede

noget bedre at det faktisk er ganske gode forhold

mishandlet børn på udrejsecenter sjælsmark og punkt 2 de folk der har været ansat deroppe uanset om de har været ansat i røde kors eller kriminalforsorgen

kæmpe stykke arbejde de være stolte af det de har lavet og jeg er imponeret over at de har holdt

nogle af de usandheder der er blevet fortalt omkring udrejsecenter sjælsmark

jeg gerne sige nej vi har da ikke løst problemerne med dagens beslutning der kommer fortsat til at være børn der har det svært ikke på grund af dagens beslutning

ja af mange forskellige årsager men også for at skærme dem der har boet derinde

at skulle leve sit liv i lang tid inde bag et hegn derfor er der også truffet beslutning om nu at familierne skal flytte til et andet center der hedder avnstrup hvor der ikke er et hegn

også rigtigt at de børn der i dag bor på sjælsmark får mulighed for at fortsætte deres skolegang resten af skoleåret hvis de ønsker det og også at blive boende på sjælsmark hvis de ønsker

lidt væk fra dagens forespørgselsdebat men klokken

det som fru rosa lund siger er at der

på sjælsmark og at konklusionen helt klar at mange af børnene kan have en psykisk diagnose hegn eller ej

at børnene vokser op i en familie der ikke har

opholdstilladelse de børn kommer aldrig

vi kunne indlogere dem det fineste sted med trerettersmenuer men de ville stadig væk være i den situation at de

nogen opholdstilladelse og derfor er jeg lidt skeptisk over for at lave en snæver sammenhæng mellem at det lige præcis

vokser op i en familie uden opholdstilladelse

ny her i folketinget og stadig væk har en eller en form for naivitet og tro på folkestyret samtale og demokrati derfor er jeg helt oprigtigt ærgerlig over at socialdemokratiet endnu en gang nægter at anerkende at det de gør her selvfølgelig påvirker danmarks udlændingepolitik i en lempeligere retning og det må man gerne synes er rigtigt at gøre men

på vores folkestyre og på vores demokratiske samtaler

os at vi fortæller tingene som de er så

jeg ked af den anden konklusion

det her ikke bliver midlertidigt altså det radikale venstre og enhedslisten har jo sagt at de

at støtte et nyt system hvor de her familier får færre penge end de har nu det er helt fair politisk men bare tilbage til det andet igen

midlertidigt der kommer ikke til at blive lavet en løsning på den anden side af en ydelseskommission hvor de her familier får færre penge i passiv forsørgelse

ministeren siger hele tiden det her handler om mere end ydelser vi skal også diskutere

ydelsernes størrelse vi skal også diskutere hvordan ydelserne er sammensat og hvilke krav vi stiller

men det er jo altså ministeren selv

en aftale der kun handler om ydelser som ikke handler om noget af det andet som ikke handler om krav som ikke handler om pligt som ikke handler om sammenhæng og som ikke handler om hvordan man modtager folk det

sætte det danske folketing i en situation hvor vi skal stemme om en aftale der kun handler om ydelser og så er det altså

forstå at ministeren med sin syv og tredive timerspligt har ladet sig inspirere af den kommune hvor jeg selv er formand for beskæftigelsesudvalget

ministeren siger husk børnene jeg vil bare sige

med den politik der blev ført af den tidligere regering hvor man indførte kontanthjælpsloftet

næsten halvfemstusind børn som så mindst en af deres forældre forlade kontanthjælpssystemet og blive en del af det største fællesskab vi har i danmark arbejdsfællesskabet om det var på gulvet

om det var på lageret i bilka er ligegyldigt flere børn herunder også flere børn med ikkevestlig baggrund

så mor og far stå op om morgenen og bidrage

vi virkelig gøre noget ved at bryde den negative sociale arv burde vi føre en politik som får flere mennesker til at stå op om morgenen og bidrage til samfundet være en del af arbejdsfællesskabet

regeringen vil ikke ændre politik det er en skam men at sige

i hvert fald forkert tak for debatten

forhandlingen er åbnet fru birgitte vind socialdemokratiet

tak for ordet klimaforandringerne

er voldsommere end nogen sinde før i nyere tid og det vil kun tage til i de kommende år vi er den første generation der for alvor mærker konsekvenserne af de stigende temperaturer

sidste generation der kan gøre noget ved dem undlader vi at handle er det for sent det gør kampen for en bæredygtig grøn omstilling til en bunden politisk opgave for vores generation lovforslaget her har til formål at gennemføre dele af den aftale som et bredt flertal i folketinget indgik den otteogtyvende marts to tusind og nitten med aftalen sikres en bedre udnyttelse af overskudsvarmen og det er nødvendigt hvis vi skal nå reduktionsmålet på halvfjerds procent inden

og tredive et mål som et flertal af folketingets partier bakker op om helt konkret skal beskatning af overskudsvarme omlægges det skal det fordi de gældende regler er vanskelige at administrere og forstå for danske virksomheder det skal vi ændre så det fremover bliver mere gennemskueligt og trygt at investere i overskudsvarmen lovforslaget indeholder to konkrete tiltag en omlægning af overskudsvarmeafgiften og overgangsregler for beskatning af eksisterende leverancer

i praksis betyder det at overskudsvarmen ikke længere skal beskattes ud fra en procentdel af den pris som varmeselskaberne betaler for varmen i stedet foreslås det at lave en ensartet afgift

vi fjerner en usikkerhed ved de nuværende regler og det er rigtig godt lovforslaget her er til gavn for rigtig mange og for rigtig meget derfor glædes vi også i socialdemokratiet over lovforslaget og vi bakker det selvfølgelig op og jeg skulle hilse fra ordføreren på området og sige at han glæder sig til debatten i udvalget og jeg skulle også hilse fra sf og sige at

er en fremragende tale jeg holder i dag behandler vi et lovforslag som har til formål at omlægge reglerne for overskudsvarme hensigten

overskudsvarme det er ét af mange elementer i at sikre en succesfuld grøn omstilling hvor vi når vores målsætninger i forhold til at reducere drivhusgasser og hvor

de slemme konsekvenser af klimaforandringerne lovforslaget er en del af aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme som er en udmøntning af energiaftalen lovforslaget her

simplificerer reglerne for brug af overskudsvarme og der foreslås også afgiftslempelser

er målsætningen at udnyttelsen af overskudsvarme øges med hele fem og tredive procent lovforslaget omfatter kun en del af de elementer for aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme en række af elementerne afhænger af aftalen om prisregulering som vi stadig væk venter på helt konkret

foreslås det her at værdiafgiften på tre og tredive

som er tilknyttet vederlaget for overskudsvarme bliver afskaffet det foreslås at overskudsvarmeafgiften skal omlægges til en fast afgift det skal gælde både for ekstern og intern overskudsvarme og så skal overskudsvarmeafgiften for intern overskudsvarme derved i gennemsnit blive reduceret

energiaftalen fra sidste år afsatte

tyve som sammen med omlægningen af reglerne for overskudsvarme betyder at det vil blive langt nemmere at udnytte overskudsvarme beskatningen af overskudsvarme

bliver mere enkel og den bliver mere overskuelig og det er vi jo i venstre store fortalere for vi er dog blevet opmærksomme på at nogle er kommet i klemme i udmøntningen af aftalen til lovforslaget i

til overgangsordningen det vil vi gerne have nærmere belyst i udvalgsbehandlingen den her aftale er som sagt en udmøntning af energiaftalen energiaftalen leverer løsninger som var mulige inden for de rammer der var

den her aftale er det muliges kunst det bedste resultat vi kunne opnå på det tidspunkt og i venstre vil vi meget gerne se positivt på om vi kan lave forbedringer af ordningen i fremtiden det vil jo være helt naturligt når vi har sat grønne og ambitiøse klimamål i venstre støtter vi lovforslaget og det gør konservative

brugen af det øges med fem og tredive procent i forhold til i dag og det er jo ganske positivt

sammen med den lokale hal eller hvad det nu ellers kan være hvor man så kan bruge varmen der er det her lovforslag

med til at gøre at det bliver mere attraktivt men

bedre og nemmere at administrere det fordi man afskaffer vederlagsordninger og så indfører en fast afgift som jo

et positivt lovforslag som vi kan støtte fra

overskudsvarme fra eksempelvis industrivirksomheder vi taler alle sammen om at gøre noget ved klimaet og en oplagt måde at gøre det på kunne jo være at bruge noget af den energi der

blevet produceret i forvejen derfor lavede vi

den her aftale bredt i folketinget før valget for at fremme det der bliver kaldt overskudsvarme for

hundrede og tredive million kroner når man læser høringssvarene og også hører debatten

kan man jo høre at der stadig er projekter der ikke vil kunne lade sig gøre og blandt andet dansk fjernvarme og andre er utilfredse med at den skattelettelse som det reelt er der bliver givet her ikke er lav nok og efter radikale venstres mening er det fordi man ikke

fjernvarmeselskaber er nemlig

til at tage det billigste tilbud det står i varmeforsyningsloven at man skal tage det billigste tilbud det skyldes at fjernvarmeværker jo har monopol der går kun ét rør ud til hvert hus til hver radiator og derfor

forbrugerne får det billigst mulige så har man et brændsel nemlig flis træ som ingen afgift har på og det siger sig selv at alle andre projekter

konkurrere med et afgiftsfrit brændsel det samme gælder overskudsvarme det samme gælder

lave varme ud fra strøm fra vindmøller og anden vedvarende energi og det er jo ikke optimalt

klimaet eller for samfundsøkonomien at man sidder og vælger nogle dårlige projekter for samfundet for klimaet men dem skal man vælge fordi de isoleret set

overskudsvarmes konkurrenceevne i forhold til andre projekter aldrig god før man får lavet en samlet reform af energiafgifterne så man får fremmet det der er billigst og bedst for samfundet og også billigst og bedst for klimaet så det her er en lille håndsrækning men ikke den fulde løsning og

med til at diskutere yderligere initiativer hvis der skulle være mod på det men vi kan støtte dette lovforslag som er en del af en

at vi har det problem at det

det gør så at når vi skal kigge på projekter som har med geotermi at gøre og som har at gøre med overskudsvarme bliver det en ulige konkurrence med det her lovforslag

aftale der blev indgået det koster så godt hundrede million

er nogle der der indimellem snakker om at vi skulle have en afgiftsfritagelse på overskudsvarme og det ville jo koste

om året er det lige der vi skulle sætte ind hvis man skulle bruge

sat i værk her inden nytår

jo godt undre sig over hvorfor det var så vigtigt for for fjernvarmen i horsens

noget som som er bedre end det gamle

hvis der er aktører der kommer og siger at det

helt åbne over for en drøftelse af det det som jeg kan se ved det anlæg nede i horsens

den industrivirksomhed som producerer foder og som kører i døgndrift året rundt og dermed har noget overskudsvarme hele året

man kan investere i nogle varmepumper i fjernvarmeforsyningen som kan modtage varme året rundt hver eneste dag

ikke altid man har brug for det i et fjernvarmesystem men det er

er mange forlydender om hvor meget overskudsvarme der

overskudsvarme som kun er i en virksomhed

eller otte timer om dagen og man skal til at lave store investeringer for at udnytte det

virksomheder hvor der er overskudsvarme året rundt så jeg synes

diskutere det her og og se nuanceret på om der skal

lige landet en aftale om en klimalov som er dybt ambitiøs og hvor vi nu står over for at vi skal lave nogle

fjernvarme hurtigst muligt billigst muligt

er det da oplagt at man tænker i

hvis der er noget som vi ikke har lavet godt nok jeg synes også det er helt i orden når nu man har fået en ny skatteminister

være lidt bedre jeg husker de der forhandlinger med den tidligere skatteminister

som komplekse og der var mange forlydender om at der fandtes falsk overskudsvarme

var noget der kom ind i vores fælles fjernvarmeforsyning men er det en risiko der er overdramatiseret jeg ved det ikke med sikkerhed

fald noget som jeg tror mange ordførere

er enig med de andre energiordførere i folketinget

og liberal alliance støtter

jo blev indgået mellem alle folketingets partier tilbage i marts

nitten et af de centrale elementer i forslaget handler om at afskaffe den nuværende vederlagsbeskatning som indebærer at overskudsvarme beskattes ud fra en procentdel af den pris som varmeselskaberne betaler for varmen

at være en uhensigtsmæssig måde at

medregnes i vederlaget det giver en usikkerhed og også

tilfældighed i beskatningen mange overskudsvarmeprojekter kræver jo som vi også ved

store investeringer og langsigtede budgetteringer

de nødvendige investeringer som konsekvens

vederlagsbeskatningen afskaffes og erstattes af en ensartet afgift på

virksomheder der indgår i en aftaleordning med energistyrelsen

de nye faste afgiftssatser vil

væsentlig nemmere at administrere både for virksomheder og mindst også for skatteforvaltningen

selv om de nye regler overordnet vurderes til at være bedre end de gældende kan det jo ikke udelukkes at der i dag er aftaler

hvor der er aftalt en meget lav pris for overskudsvarme og hvor fjernvarmekunderne derfor har lave varmeomkostninger lovforslaget indeholder derfor overgangsordninger for de eksisterende leverandører af overskudsvarme som får mulighed for at forblive i de nuværende regler i en periode op til femten år den samlede omlægning af reglerne

kommissionen inden inden den kan sættes i kraft så virksomhederne kan være sikre på at de fremtidige rammebetingelser også er forenelige med eus statsstøtteregler tak for debatten det er en bred aftale der er lavet og jeg står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der er rejst her i salen om den aftale et bredt flertal i folketinget jo altså

at skærpe det lidt det er sådan

man skal regulere det ugentlige hvil på minimum fem og fyrre timer og det må ikke afholdes i køretøjet

er der ikke her fastsat fastsat nogen retningslinjer for bødeniveauet og det gør at

med tusind kroner til chaufføren og to tusind kroner til virksomheden i sager om ulovlig afholdelse af regulære ugentlige hvil i køretøjet

der er den vurdering vi i hvert fald har

skal skærpes i forhold til

er der lagt op til at retningslinjerne bliver at bødeniveauet bliver fastsat til tyvetusind kroner til virksomheden og titusind

det svarer sådan set til det bødeniveau der er for slet ikke at afholde

en ensartethed i forhold til det bødeniveau der

men hvilet skal ikke holdes i

det vi prøver at indskærpe med det her så det er et spørgsmål om

forbedre arbejdsmiljøet for nogle af de chauffører

nogle grumme eksempler hvor man mere eller mindre har brugt den her vogn

acceptabelt i det her ligger også at kompetencen til at kunne gå ud og lave kontroller

bakker vi op om lovforslaget og jeg har lovet at sige at det gør alternativet også

det regulære ugentlige hvil i køretøjer

at chauffører og vognmænd fremover skal betale en

stor bøde for ulovlig afholdelse af hvil som det fremgår af lovforslaget bliver bødestraffen blandt andet forhøjet på grund af de uacceptable forhold for en gruppe chauffører som vi var vidne til i

chauffører fra et bestemt firma

lad mig slå fast med det samme at de forhold

vi at vi bør sikre på anden vis og i hvert fald ikke

sige rammer lidt ved siden af skiven jeg medgiver gerne at det nuværende bødeniveau er en smule lavt

for bødeniveauet er alt for højt og hvis man så ikke også skærper kontrollen ja så

problemerne derudover har jeg noteret mig at lovforslaget

skal jeg sige at venstre også kun

svarer det med at man ikke afvikler hvilet

meget god paritet i det her men kan man så fra venstres side

for hvilket niveau man så vil ligge på

om det så betyder at vi sammen kan finde hinanden

det er fem gange så højt så må vi jo kigge på det men det

nu så kommer man jo i den situation

holde et ulovligt ugehvil så kan der jo spekuleres i

og det er vel ikke hensigtsmæssigt

generelle man ser hos chauffører og det har jo efterfølgende

vi har store problemer med at få unge mennesker til at blive chauffører og det her hjælper i hvert fald ikke på det så ja til en skærpelse men ikke

og kører cabotage og kombi det er klart at hvis de skulle overnatte under

forhold eller hvad man nu kunne forestille sig så ville de jo være meget dyrere at

overnatte i førerhuset men når det nu rent faktisk

erklæret ulovligt af eu domstolen

rigtig fornuftigt at det er det samme bødeniveau så der ikke kan spekuleres i om man

og

hvis vi går tilbage til december to tusind og sytten

gav den belgiske stat medhold i at de

førerhuset på lastbiler

som vi har her i dag

har sagt har erfaringer

at sikre ansatte

indkvartering de steder hvor

skulle have det hvis man kigger på færdselsloven vil

er et for højt niveau set i forhold til

regelsæt her i danmark

er chaufføren der skal have en bøde på titusind

godt at indrømme i den her debat

historier om og nogle af dem er så sandelig også rigtige men jeg synes

ind og kigge på dem der står bag

vognmændene og det er jo netop speditørerne

til at få speditørerne med ind i den her proces

til udenlandske vognmænd og udenlandske chauffører

og meget interessant hvis man kunne lave en model

den kørselslov og færdselslov

være med til at gøre det og vi vil

tredelt således at speditørerne

så vil vi også gerne anbefale at vi i stedet for at diskutere

diskuterer konfiskation af ikke bare trækkerne

med den last på som man har fra tredjepart

for dem der producerer varerne som er på lastbilerne

i sådan en kørsel her i danmark

men det skal ikke være en model som gør at danske unge mennesker

alt alt for højt i forhold til den lønindkomst som

konsekvensen af det altså at vi prøver på at

vognmanden som ejer bilen

for alle dem der er involveret i den der transportkæde er det

hans kristian skibby nu også lægger op til altså at speditørerne skal inddrages og hvem der ellers måtte være det er vi helt enige i nu er det her lovforslag jo bare snævert

af hele komplekset omkring social dumping der har jeg da forstået at dansk folkeparti indtil nu

ikke på at det er når man diskuterer skyldsspørgsmål og bødestørrelser

skal have bøderne at vi er nødt til at involvere alle de parter der er i en international

er det kun de to parter vognmanden og chaufføren man går efter man går ikke efter

speditører som presser deres vognmænd

som vognmand og en lastbil der skal betales med leasingafgifter osv

at inddrage speditørerne i den her

vi får flere i hele transportkæden draget ind i det her og får gjort et medvirkeansvar gældende for det

fantasien jeg kan bare meddele hvad der er dansk folkepartis politik og det er altså at dem der er involveret i de her transporter hvad enten de er på den ene side af skrivebordet eller

rigtig mange chauffører lever og arbejder rundtomkring i hele eu selv om de måske kommer fra et helt andet land det er blevet

en af de regler man så har vedtaget i eu systemet er

at det hvil kan afholdes i lastbilen og man har ret til at kunne komme hjem til sin familie i det land man nu oprindelig kommer fra

af at sikre en eller anden bund i hvor meget man man kan sætte de her mennesker til at arbejde

eller arbejdsuge i portugal selv om man kommer fra estland og

derfor er det forbudt at afholde hvilet i lastbilen spørgsmålet er så hvad bødeniveauet skal være hvis man alligevel overtræder det der har regeringen lagt op til at

man tager det samme bødeniveau som i øvrigt er gældende på køre hvile tids området der ligger så en række høringssvar fra erhvervslivet der synes at det

har været i tvivl i det radikale venstre om hvordan vi skulle stille os med det men vi er alligevel kommet frem til at det giver meget god mening at bruge det samme bødeniveau som ellers er gældende på køre hvile tids

chaufføren har mulighed for at få nogle ordentlige vilkår men også at hvilet

vilkår hvor man ikke skal sidde på eksempelvis en rasteplads og lave mad selv eller eller noget andet men altså kan komme ind på et hotel eller eller måske komme

ens familie og ens seng hjemme i ens hus derfor har

stemmer for det her lovforslag l

dy mig for at medbringe en meget meget stort opsat artikel

artiklen er fra maj to tusind og sytten

artikel som fremkom fordi vi dengang stillede krav om en

bødestraffen for at overnatte i førerhuset ulovligt

jeg ved ikke om det stadig væk holder vand men men det gjorde det gjorde det dengang der var to formål med

som var uden adgang til sanitære faciliteter såsom at kunne vaske sig

det var selvfølgelig for at slå et slag imod social dumping og skaffe rimelige overnatningsvilkår i overensstemmelse med det der egentlig var formålet med

det ordinære ugehvil på fem og fyrre timer således

del af enhedslistens lange og hårde kamp mod social dumping

være med til at sikre ordentlige forhold for chaufførerne først og fremmest fra østeuropa men også fra tredjelande som vi så det

med de såkaldte filippinere i det esbjergbaserede

ordinært ugehvil taget i førerhuset er ulovligt det har

er stødt på en del modstand eller indsigelser fra en række vognmandsorganisationer og også en række af

til bødestørrelse på de titusind henholdsvis tyvetusind kroner men efter vores mening skal bøden have

afskrækkende effekt den skal være præventiv og derfor skal den ligge på samme niveau som man bruger i køre hvile tids

en chauffør helt undlod at tage det ordinære ugehvil

del kritik vi hørte det også fra herre hans kristian skibby tror jeg og

skræmme unge mennesker væk fra chaufførerhvervet men vi tror

modsat det er den meget skærpede konkurrence som følge af den sociale dumping der finder sted der gør at det i dag ikke

job et ensomt job med lange arbejdsdage væk

fra familien og de forhold der efterhånden bydes i chaufførbranchen er ikke attraktive for unge mennesker i dag altafgørende og det gælder ved alle de foranstaltninger vi vil lave imod social dumping

kontrollen kontrol kontrol kontrol og det tror jeg faktisk der

stort problem tungvognspolitiet har manglet ressourcer og penge og de har været brugt til alt muligt andet end det de er allerbedst til de har været brugt til grænsebevogtning og

og det har selvfølgelig gjort at

er det også glædeligt at regeringen og støttepartierne i forbindelse med finansloven som vi skal vedtage i næste uge

mod social dumping på landevej vi synes i det hele

mod social dumping inden for transportbranchen

udenlandske chauffører der kommer til landet og kører cabotage og kombitransport og man lægger op til en voldsom skærpelse af kravene til buscabotage det kan næsten ikke

arbejdsdelingen mellem færdselsstyrelsen og politiet som den

de facto ser ud i dag bibeholdes vi glade for at kontrollen

og det sker netop med henvisning til de problemer vi har haft med opkrævning af

fem og tyve timersreglen på på rastepladser politiet har jo mulighed for at opkræve straksbøder og har mulighed for at tilbageholde køretøjet og derfor skulle der ikke opstå de samme problemer som vi har haft med at indkræve bøder fra fremmede vognmænd i forhold til

tidligere jeg forstod det sådan at bødeniveauet for at afholde hvil i førerhuset skulle være på samme niveau som bødeniveauet for slet ikke at afholde hvilet overhovedet

ellers kunne man risikere at folk begyndte at spekulere i det altså at de valgte at holde hvilet i førerhuset i stedet for at køre videre eller

men jeg vil gerne høre herre henning hyllested

dog ikke trods alt bedre at man holder hvilet i førerhuset end at man ikke holder noget hvil overhovedet så hvis man endelig skulle

spekulativ tankegang om at folk kigger på hvad bødeniveauet er er det så ikke godt at bødeniveauet tilskynder til at man gør det der er mindst skadeligt for omverdenen nemlig at holde hvilet

de er sådan meget præcist formuleret

ved vi at hvis man overhovedet ikke holder ugehvilet

det at overnatte i i førerhuset ligger på samme niveau og der synes vi ikke at man skal bruge bødeniveauet til sådan

lad mig spørge herre henning hyllested hvis nu en chauffør kører et sted hvor der ikke er adgang til et

chaufføren og vognmanden har råd til det er det så ikke bedre at chaufføren så stopper sin lastbil på en rasteplads og holder sit hvil der end at chaufføren kører videre i en time eller to mere indtil chaufføren kommer til et sted der er et anerkendt hvilested

bødestraf skal føre til er jo at den der branche og der skal man jo netop inddrage nogle af dem som herre hans kristian skibby tidligere inddrog speditører og hvem det ellers kan være dem der disponerer flåden

at der faktisk er mulighed for at chaufførerne kan tage en overnatning under ordentlige forhold hotellignende forhold eller hvad ved jeg eller så at sige komme hjem til familien så det der fem og fyrre timersugehvil ikke bliver et led i en spekulation omkring

folkeparti er meget modstandere af social dumping i vejtransportsektoren vi anerkender ligeledes at der er et stort

behov for at gøre op med ulige konkurrencevilkår nomadechauffører i vejtransportsektoren og vi er med

at sikre ordentlige forhold i den forbindelse er vi også enige i at et bødeniveau på tusind kroner til chaufføren og to tusind kroner til virksomheden er lidt for lavt til at have en afskrækkende virkning vi ønsker at gøre op med dette og støtter derfor en vis forhøjelse af bødeniveauet vi mener at bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjer

fastsættes til så højt et niveau at det har en tilstrækkelig effekt og en afskrækkende virkning til gengæld skal det heller ikke fastsættes så højt

det næsten bedre kan betale sig bare at køre videre uden at afholde hvil og dermed være til enormt stor fare for trafiksikkerheden derfor anser vi en tidobling af bødestørrelsen som værende alt alt alt for høj også set i lyset af at der endelig endelig er en lillebitte fremgang i tilgangen af danske chauffører dette forslag vil kunne give voldsomme problemer i forhold til rekrutteringen

med signalerne om højere bøder og det mener vi ikke er hjælpsomt for at få unge mennesker til at vælge chaufførvejen samtidig ser vi et øget behov for kontrol på rastepladserne foretaget af politiet og slutteligt skal vi have kigget på kvaliteten af og ikke mindst størrelsen på rastepladserne med baggrund i den meget høje bødestraf vores ønske om at få bedre og større rastepladser samt at kontrollen af markedet

men ser frem til at støtte forslaget i

bedre rammer for arbejdskraftens fri bevægelighed

ene mål som var ordnede forhold på arbejdsmarkedet

forskel på formuleringen en vis forøgelse

at lave en markant forøgelse af bødestraffe som faktisk ligger inde under det man lancerede

vi jo også at øget kontrol på rastepladserne foretaget af politiet og bedre rastepladser er et væsentlig bedre værn

synes at tidoblingen af bøden for både chauffør og vognmand er helt helt uproportional i forhold til den lovovertrædelse som finder sted vi er helt enig i

der modsvarer den skade som det gør på samfundet at loven overtrædes men vi skal ikke have nogle straffe som er uproportionale og for mig er det helt helt indlysende at det ikke at afholde sit hvil når man er erhvervschauffør

og derfor giver det for mig ingen mening at man vil have et strafniveau der er det samme

logik som benyttes af de ordførere der har talt for forslaget

i en situation hvor man har svært ved at komme til et lovligt sted og afholde sit hvil

være nogen forskel på hvilken bøde man får hvis man vælger at køre videre

hvis man vælger at stoppe sit køretøj på en rasteplads og

i den seng man har i sin lastbil det er da en besynderlig argumentation at der ikke må være en forskel i strafniveauet afhængigt af om man i den situation gør noget der potentielt er til meget stor skade for andre trafikanter i stedet for at gøre noget

skade for andre trafikanter og måske primært tjener

en en arbejdsmiljømæssig indstilling til tingene og en indstilling om at

enhedslisten taler i den her sag så har jeg ikke indtryk af at det er trafiksikkerhedsmæssige bekymringer som gør at man fra det hold af ønsker at tidoble bødestraffen til titusind kroner for chaufføren og tyvetusind kroner for vognmanden for at afholde hvil i førerhuset jeg har indtryk af at det er nogle fagpolitiske

i transportpolitikken at man fører fagforeningspolitik transportpolitikken skal bekymre sig om

hvilket aftryk det har i forhold til miljø

med trafiksikkerhed at gøre men vil faktisk modarbejde trafiksikkerheden tror jeg

fagpolitiske interesser og fordi man er tilknyttet bestemte fagforeninger i sit parti og som person det synes jeg

de midler man har og transportpolitikken i det her tilfælde som herre ole birk olesen er inde på til også at sørge for ordentlige arbejdsforhold for de chauffører der kører rundt på de europæiske landeveje for vores vedkommende handler det ikke bare om at varerne bliver flyttet fra a til b

har ordentlige arbejdsforhold det kan godt være at herre ole birk olesen synes det er fint at man i månedsvis overnatter i et førerhus det synes vi ikke vi synes faktisk at

nogle chauffører allerhelst at vende hjem til deres familie og overnatte derhjemme akkurat ligesom en om jeg så må sige gammeldags dansk eksportchauffør jo altid gjorde når han

synes det er rigtig vigtigt og at hvis det ikke kan lade sig gøre at komme helt hjem

i hvert fald er nogle faciliteter der gør at man er væk fra sin arbejdsplads fordi når man er i førerhuset er man altså efter vores mening på arbejde

i et udvidet omfang af fagforeningernes aftaler med arbejdsgiverne køre hvile tids bestemmelserne er ikke lavet af fagpolitiske hensyn de

overnatte lovligt jeg foretrækker da

og holder deres hvil i førerhuset frem for at de kører videre en time eller to for at komme til et sted

sørger for at der er mulighed for

afholde et fem og fyrre timers ordinært hvil under ordentlige forhold og jeg anser

hele diskussionen om vejpakken som herre ole birk olesen jo selv har været involveret i

sociale forhold for de chauffører som kører rundt på de europæiske landeveje og at de har

kørslen så man kan overholde loven

men når der så er nogle situationer hvor man af den ene eller anden grund er kommet i bekneb for tid skal man så ikke hellere stoppe lastbilen og holde sit hvil i førerhuset end at køre videre for at komme til et hotel eller

lige over et døgn siden at

afsluttende trilogforhandlinger om blev indledt i bruxelles

at indlede på den meget positive note som også er blevet nævnt af ordførere heroppe fra nemlig at eus vejpakke

en lang og må man på mange måder sige sej indsats fra dansk side med et klart dansk førerskab på indsatsen er kommet igennem

tillade mig at takke de af mine forgængere som har været meget aktive aktive i forhold til det her

det er lykkedes os at komme

hvor vi er nu nemlig at der er landet en vejpakke vi skal se de endelige tekster skal jeg skynde mig at understrege og derfor kan der være nogle enkeltelementer i det meget store kompleks

skal forholde os til men i det store og hele må man sige at tingene er landet rigtig fornuftigt og

ordnede forhold på vejene i europa

tidspunkt skal det her selvfølgelig implementeres ikke blot i dansk lovgivning men også i alle andre europæiske landes lovgivning vi vil kunne kontrollere køretøjer langt bedre med avancerede tachografer som ikke bare fortæller os om man overholder sin køre og hviletid men også hvor man befinder sig henne det vil sige at man altså også vil kunne kontrollere om det køretøj

som som chaufførerne kører rundt i også har haft den lovpligtige tur tilbage til

blandt andet er en del af vejpakken altså

køretøjet mindst hver seks og halvtreds dag skal returnere til det hjemland hvor det kommer fra på mange måder vil vejpakken ændre hele den måde vi arbejder

ikke mindst også give os nogle helt andre muligheder for

kunne myndighedshåndhæve at reglerne også bliver overholdt så det er rigtig

jeg vil også gerne slå fast at jeg også føler at jeg kan tillade mig

tidligere regering for klar inspiration

over syv måneder siden spillede den daværende regering ud med pakken der hed tryghed

nævnes initiativet som vi arbejder

under den klare tilkendegivelse at der skulle ske et markant et markant øget bødeniveau for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjer og det er netop det som vi er i gang

derfor

selvfølgelig også godt undre mig en smule over nogle af de tilkendegivelser der har været undervejs i debatten fra

som som nu altså synes

bødeniveau ikke helt skulle være så markant som som man åbenbart tænkte da man sad i regering ikke desto mindre har

stille ændringsforslag og det vil

selvfølgelig altid skulle håndtere som vi nu engang gør og

at ordførerne måtte stille spørgsmål om de elementer som man har et behov for at få afklaret

jeg synes måske også bare for god ordens skyld at det skal siges at køre hvile tids regler jo har to hensyn det ene er ganske rigtigt at sikre trafiksikkerheden det andet er

og især den del der handler om at der skal være et regulært ugentligt hvil

handler jo især om at sikre

også kan få nogle rimelige forhold i forhold

det her det her lange ugentlige hvil ikke må afholdes i køretøjet det kræver selvsagt at man også laver noget planlægning

danske chauffører begyndte i branchen og

måske er en lille smule underligt et argument al den stund at det jo netop handler om det lange regulære ugentlige hvil og man må antage at en dansk chauffør der kører i danmark har en rimelig mulighed for kunne komme hjem og holde weekend

godt være at weekenden så ikke falder lørdag og søndag men på et andet tidspunkt men i hvert fald at

at det er danske chauffører der overtræder lige præcis den her regel derimod er det et typisk problem i forhold til udenlandske chauffører og derfor tog den tidligere regering jo også initiativ til

hæve indsatsen i forhold til at udstede

på rastepladser sådan at man kunne forhindre

man netop afholdt de lange hvil

set allerede gældende eu ret

flere også har fremhævet det lange ugentlige hvil skal holdes under rimelige og ordnede forhold man skal have adgang til ordentlige faciliteter man skal kunne gå i bad man skal kunne slappe af man skal kunne ligge i en ordentlig seng

som sætter en ramme for hvor stort bødeniveauet skal være til virksomheden

jeg ved det er en debat som herre henning hyllested også har haft taget ad flere

i forhold til det er det værd

der fastsætter en forpligtelse for speditører til at sikre sig at kontraktmæssige transporttidsplaner er i overensstemmelse med reglerne om køre og hviletid og hvis det er sådan at speditørens

tidsplan for transporten ikke er i overensstemmelse med reglerne

og fængsel i indtil fire måneder det her vil vi

gerne uddybe også i udvalgsbehandlingen

straffes for medvirken til overtrædelse af reglerne om køre og hviletid efter straffelovens almindelige regler om medvirkensansvar og speditører vil således efter omstændighederne kunne ifalde strafansvar for transportvirksomhedens ogeller chaufførens overtrædelse af reglerne om om køre og hviletid

understreges at det i givet fald er politiet og anklagemyndigheden der afgør om der er grundlag for at strafforfølge en speditør for medvirken til transportvirksomhedens ogeller chaufførens overtrædelse og det forudsætter selvfølgelig også

ellers vil jeg sige tak for de positive tilsagn der er

er mulighed for

jeg meget gerne vil se et større notat eller et mindre notat

i transportministeriet men måske også i justitsministeriet jeg

at man har benyttet sig

denne mulighed og i hvilket omfang det har været muligt at løfte bevisbyrden for det er jo forudsætningen

jo ikke straffe ud fra mistanke vi skal kunne påvise at der er en speditør der rent faktisk har handlet på en sådan måde at vedkommende i givet fald kan dømmes for det men herre henning hyllesteds ønske om at få

det har også været en del af diskussionen tidligere om det overhovedet var muligt

om fra politiet og anklagemyndigheden